vi snart har været i arbejde i fire år da vi kom til tog vi fat med et straksindgreb i udlændingepolitikken strammere krav for familiesammenføring konsekvens over for afviste asylansøgere lavere ydelser til nyankomne kort tid efter gik der så for alvor hul på europa mennesker på flugt strømmede uhindret ind over de ydre grænser fortsatte op gennem landene også til danmark og den opgave vi tog på os i den situation for snart fire år siden var jo at lede vores land igennem

danmark er gået fra at være nummer fem i eu målt på antallet af asylansøgere per indbygger til nu at være nummer sytten målt på antallet af asylansøgere per indbygger det er den forandring der er sket og som ikke har noget gøre med hvor mange flygtninge der kommer til europa men har noget at gøre med hvordan de flygtninge kommer til europa hvor søger de hen

derfor er det da relevant at spørge sig selv om hvad var der sket og hvor ville vi stå i dag hvis ikke vi havde lavet de stramninger som har reduceret vores attraktion hvis man kan udtrykke det på den måde hvis danmark i dag fortsat havde været på en femteplads

ja så ville vi i de sidste fire år have modtaget

femogfirstusind asylansøgere målt op imod de femogtredivetusind vi reelt fik det vil sige halvtredstusind ekstra mere end halvtredstusind ekstra og så har jeg ikke regnet familiesammenføringerne med

ville vi skulle bruge flere skattekroner på asylansøgere og flygtninge have færre penge til velfærd

gøre en meget mindre indsats ude i nærområderne vi ville skulle have skåret i indsatsen situationen derude i mellemøsten og i afrika er jo stadig ustabil presset på vores nabolande er fortsat stort

man kan bare se over sundet til sverige som i årets første to måneder altså de første to måneder i år har taget imod lige så mange asylansøgere som danmark fik

derfor bekymrer det mig her hvor sæsonen går på hæld at den stramme politik som regeringen skridt for skridt har bygget

igen stump for stump hvis der kommer et andet flertal efter næste valg

og det ved vi alle sammen det ved vi alle sammen der vil blive lempet igen og hvorfor vil der det det vil der jo fordi hele det parlamentariske grundlag der byder sig ind om en eventuel ny statsminister forlanger lempelser men jo også fordi socialdemokratiet selv ønsker et opgør med de lave ydelser som er grundstenen i en opstrammet udlændingepolitik et opgør med kontanthjælpsloftet et opgør

på en gang det vil gøre danmark igen mere attraktivt som asylland det vil skabe mindre tilskyndelse

flytte sig fra ledighed ind i beskæftigelse det vil betyde at vi skal bruge flere penge på forsørgelse og færre penge til

hvad en splittet regering med et splittet parlamentarisk grundlag kan forårsage på udlændingeområdet

fortiden jo så hvis flertallet skifter efter et valg må jeg sige at jeg er dybt bekymret for fremtiden og derfor er det så afgørende vigtigt at vi holder fast i den linje der har været lagt

blandt andet den værdi at danmark giver en historisk håndsrækning til nærområderne at danmark er det land efter tyskland og italien der totalt set yder mest til at opbygge

afrika en trustfond der har betydet helt konkret at toogfyrretusind mennesker på vej op i libyen hen over middelhavet

en meget grundig redegørelse så jeg tager også hensyn til spørgernes

det betyde at en familie der lige er kommet til danmark

syttentusind kroner efter skat

at give det til en familie som endnu ikke har bidraget til vores fællesskab nej det ville ikke være rimeligt det ville slet ikke være rimeligt over for de folkepensionister jeg kender som har svært ved at få pengene til at strække og det ville ikke være rimeligt over for dem der hver eneste morgen står op og passer deres arbejde og kun lige tjener til at tingene kan køre rundt på en ordentlig måde derfor skal man ikke bare afskaffe de lave ydelser betyder det at problemerne med børn der lider materielle afsavn

deres mor og far ikke går på arbejde forsvinder

samme muligheder som andre børn så med andre ord står vi med en opgave foran os vi skal løse det her på en klogere måde end i dag derfor foreslår vi en ydelseskommission så vi får fundet den rette balance og ligegyldigt hvad man måtte mene om ydelser

bliver det jo når alt kommer til alt symptombehandling derfor et konkret spørgsmål til statsministeren i dag vil regeringen være med til at arbejde for at flygtninge ikke længere skal rejse til danmark og søge om spontan asyl men at vi fjerner den mulighed flytter dem til nærområderne så vi begynder at hjælpe flygtninge tættere på det område

de flygter fra og så vi i ro og mag kan tage de flygtninge her til landet som vi mener vi har kræfter til at få integreret

flygtninge asylansøgere og migranter der er kommet til græske øer og til

systemet til at tage kvoteflygtninge ind

hvis man sammenligner det ydelsessystem der var før min regering kom til med der hvor vi er nu med to

og fem og tyve timersreglen kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen svarer det til altså hvis man ruller det væk og og det siger alle de partier som støtter fru mette

at en flygtningefamilie vil få af i omegnen af titusind kroner mere om mere om måneden og vi kommer til at bruge masser af penge på passiv forsørgelse i stedet for velfærd plus at vi genskaber danmark som en

derfor det bekymrer mig når alle andre partier har det ønske og fru mette frederiksen i øvrigt også åbner op for det men jo øjensynlig ikke inden et valg vil sige præcis hvor meget af det der skal lempes det var jo nemmere hvis vi fik det svar så kunne vi jo beregne effekterne men det er svært at få svar hvor mange er det egentlig der skal på pension hvem er det der skal

meget skal de hæves jeg synes vi nærmer os valget så meget

udlændingepolitikken igennem de senere år har vi jo lavet i et bredt politisk flertal her på

at tænke når der indkaldes til

står fast er det her et udtryk for at at jan e jørgensen kristian jensen begynder at få indflydelse på udlændingepolitikken og

anden vej og det er at stå fast på det brede udlændingepolitiske flertal der er og medmindre venstre er i gang med at ændre politik og det kan

står fast dansk folkeparti ved jeg står fast på udlændingeområdet liberal alliance ved

de sagde ét i går og siger noget andet i dag det ved man aldrig men gør venstre

hvis venstre også står fast står den brede udlændingepolitiske alliance som er blevet skabt igennem de senere år fast og det vil være godt for danmark det er derfor jeg anbefaler

en gang til diskussion fru mette frederiksen sætter ikke en gang selv spørgsmålstegn ved det

der var massiv modstand mod at vi gennemførte kontanthjælpsloftet integrationsydelsen

og fem og tyve timers reglen alle de partier der i givet fald skal støtte fru mette frederiksen siger at det der skal væk

bare ikke lige fortælle danskerne hvad der skal ske

de skal sættes yderligere ned nej det kunne det nok ikke hele afsættet

de skal sættes op jeg ved bare at det har været en kæmpesucces at vi har lavet kontanthjælpsloft og integrationsydelse

kommer færre til danmark det har gjort at dem der kommer i højere grad kommer i beskæftigelse derfor vil det være bekymrende at gå den anden vej og fru mette frederiksen

derfor er det jo der lempelserne starter for man starter selvfølgelig der hvor man bliver presset af sit parlamentariske bagland og hvor man selv giver en åbning og hvor stor er den åbning

er regeringen lykkedes med at forbyde de muslimske friskoler som skaber parallelsamfund i det her land er der indført en pligt til at indvandrerkvinder skal arbejde syv og tredive timer om ugen næh det er der ikke og det vi så ser i dag

skræmmekampagne skræmmekampagne skræmmekampagne i morges er der tusindvis af danske lønmodtagere der er stået op

se at deres skat går til at tre ministre i stedet for at passe deres arbejde står og holder et pressemøde i en valgkamp som endnu ikke engang er skudt i gang var det ikke klogere at vi hver især brugte vores taletid på at fremlægge vores politik at ministrene passede deres arbejde og at man ikke forfaldt til det letteste

hvor der er strammet op omkring det og hvor sandsynligheden for at vi

vi stiller nogle spørgsmål som jeg synes er helt

at man grundlæggende har været imod kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

også helt fair at alle de partier der vil støtte fru mette

synes det der skal helt væk

men så er det vel også fair at spørge om hvad det betyder konkret det er da ikke at skræmme det er da at stille nogle spørgsmål så folk kan træffe et oplyst valg det består jo

jeg kerer mig meget om folk der er er nedslidte og jeg synes at

mattias tesfayes mor forekommer

jo også må tage et medansvar for at jeg var med til at forringe da fru mette frederiksen var beskæftigelsesminister de facto forringe

men jeg synes da det er fair at folk ved hvad de skal vælge mellem hvem er det der skal på a holdet b holdet når vi snakker pension og hvor meget er det ydelserne skal

sættes op til folk på passiv

jeg synes det er befriende at statsministeren vælger at understrege her i spørgetimen i dag

hvis ikke vi holder kursen på udlændingeområdet har nogle fatale konsekvenser det har det jo set med dansk

øjne selvfølgelig primært for de værdimæssige ting i vores land altså sammenhængskraften kan vi som land hænge sammen hvis ikke vi har styr på indvandringspolitikken nej det kan vi ikke det viser al erfaring vi kan kigge rundt i vores storbyer og ghettoområder og så videre og se hvad det har af konsekvenser men det har det jo også på den økonomiske side som statsministeren var inde på finansministeriet har jo for længe siden fortalt os hvor mange milliarder det koster de offentlige kasser hvert eneste år at vi har ikkevestlig indvandring til danmark vi ikke har styr på det er seks og tredive milliard kroner om året

holde styr på det her område er jo noget af det allerallervigtigste

kan vi tænke tilbage på en tid hvor de radikale styrede dansk udlændingepolitik og pralede af jeg tror det var seks og fyrre lempelser på udlændingeområdet som man havde fået igennem under den sidste

vi så leveret over en hundrede og fyrre stramninger af udlændingepolitikken siden

når nu herre morten østergaard særlig har set sig sur på paradigmeskiftet

bede statsministeren om at bekræfte at paradigmeskiftet

lidt skelsættende tager et principielt nyt skridt i udlændingepolitikken nemlig igen

adskilt flygtningepolitikken på den ene side og indvandringspolitikken på den anden side

har været tilfældet før paradigmeskiftet

at man i tre fire årtier har rodet de to begreber fuldstændig sammen nu kommer det igen til at handle om at flygtninge

hjemland indvandringspolitik er det vi taler om

kunne gifte sig med en udlænding hvis man bliver forelsket som dansker og så videre og så videre

se en meget vigtig beslutning vi traf med at indføre det her såkaldte paradigmeskifte som jo for mig i virkeligheden

hvis man kommer her fordi man er forfulgt så er man her midlertidigt så længe det man er flygtet fra er noget man ikke kan vende tilbage til

også en grundlæggende forpligtelse til når man ikke længere har et beskyttelsesbehov at vende tilbage det er at understrege midlertidigheden

det at man lærer vores sprog eller arbejder eller andet der er rigtig godt ikke i sig selv gør at man kan flytte sig fra at være flygtning til at være indvandrer når det

at der nu faktisk for første gang i folketinget er

bred opbakning til at folk så

det er vel fair nok at sige at med det gamle regelsæt hvor man kunne opbygge tilknytning

trække de her mennesker ind i vores samfund for hvis vi trækker dem ind i vores samfund

forvandler vi dem til indvandrere for mig er det en meget meget lykkelig ting at vi har fået trukket en

klar linje op hvor vi siger at man er her når man har beskyttelsesbehov og så skal man i øvrigt arbejde og man må gerne lære vores sprog det er kun godt for man får nogle færdigheder der kan bruges når man kommer hjem igen det er det paradigmeskiftet går ud på derfor er det også bekymrende hvis nogen på et senere tidspunkt bliver presset til

fru mette frederiksen er med på den del af udlændingepolitikken men det er jo åbenlyst

ydelserne som i sig selv vil kunne trække folk til og erodere mulighederne for at få dem der kommer

øjne i noget helt helt afgørende i udlændingepolitikken altså at vi sikrer at folk der får hjælp som flygtning anerkender at det er en midlertidig periode til man kan vende tilbage og genopbygge sit fædreland det er både en

for borgere at man er parat til at vende tilbage til sit fædreland og være med til

det skal danmark så selvfølgelig hjælpe med til kan ske vi hjælper gerne med nærområdebistand der gør at det så er muligt for eksempel at bygge et land som syrien op når folk vender tilbage men det må bare være sådan at man er forpligtet til at vende tilbage til sit fædreland og være med til at genopbygge

det er klart at når der er nogle der begynder at sige at lige præcis det her skal rulles tilbage

ville blande flygtninge og indvandringspolitik sammen igen nu har vi lige gjort en stor bestræbelse på at få det adskilt

jo kun adskilt i lovgivning det er jo ikke adskilt i praksis endnu

hvis ikke man har en fast kurs her og holder fast kan vi jo risikere at noget der faktisk er naturligt for rigtig mange danskere nemlig at flygtningepolitik er herovre og indvandringspolitik

at det igen bliver et miskmask hvor folk har en interesse i

søge til danmark også måske endda uden at have ret til

få asyl men fordi de bare bliver hængende her

til indvandrere og lige præcis den fejl vi har set

det her paradigmeskift jo netop har tydeliggjort den sondring som herre

udlændingepolitik og så er der kan man kalde det arbejdskraftpolitik

har på mange måder i hvert fald for mig en frustration at det hele er blandet sammen for vi har ikke brug for at danmark står åben for dem der bare

inviterer sig selv økonomiske migranter vi skal have en lukket dør jeg har så omvendt det synspunkt og der er jeg ikke i detaljen enig

dahl men jeg har det synspunkt at i forhold til at være et åbent land for folk der inviteres ind til at arbejde i danmark studere i danmark ville jeg gerne have for sige det ligeud at vi liberaliserede

folk fra lande der står os rimelig nær hvor vi har mange investeringer og de har mange investeringer hos os

være lidt lettere at komme til danmark og arbejde

en meget meget høj løn for at være her det ser vi ikke helt ens på men jeg er hvert fald helt sikker på en ting nemlig at hvis ikke vi får skilt de her to debatter

meget meget flimrende og jeg tror meget på at danskerne helt grundlæggende deler det synspunkt at vi skal være lukket for dem der ikke kan

som udfordrer vores værdier som ikke vil vores samfund det er derfor vi skal føre den stramme politik er derfor vi skal stå vagt om paradigmeskiftet vi skal til gengæld være et relativt åbent land

farmand er i danmark og arbejder helt ned til ti timer om ugen altså det vi betegner som et fritidsjob får man

eksempelvis fire børn til til familien i rumænien

vores venner i østrig har jo gjort det klart at

de i det mindste kun betaler den på rumænsk niveau hvis det er til

eu har så varslet en sag over for østrig

jeg vil spørge statsministeren om han deler min bekymring over det regelsæt der gælder i dag og hvis han gør hvordan han så vil sikre at danmark

på vores initiativ tog den daværende britiske premierminister cameron det her forslag til sig og det var en del af den aftale der blev indgået mellem ham og eu som en platform for en folkeafstemning i storbritannien

var det her blevet foldet ud til en generel regel det lykkedes jo ikke og derfor er vi tilbage

den jura der gælder den udfordrer østrig så ved at sige vi kan ikke lide reglerne vi vil heller ikke respektere dem det er ikke min tilgang jeg følger med stor interesse hvad der nu sker omkring østrig og en

vi kæmper fortsat for det her indekseringsspørgsmål men jeg er ikke skruet sådan sammen at jeg vil gå ind med national lovgivning i en næsten sikker forvisning om

det danske temperament så vi følger sagen i østrig det er jo en dansk idé de har oversat til østrigsk lov vi har selv kæmpet for den og jeg har ikke opgivet den kamp og jeg tror der vil vise sig muligheder også i fremtiden inden længe skal man forhandle budget i eu

være mange forskellige vinkler på den sag mellem øst og vest og nord og syd

lige uden for christiansborg var der samlet

af forældre og børn i lørdags

samtidig med at der var forældre og børn i over halvtreds byer i hele landet

ordet minimumsnormeringer presset ind på melodien til mester jacob altså det var eminent

er vrede de er megasure og det er fordi i daginstitutionerne

har for få voksne omkring sig og det vi i løbet af årene er at der er kommet færre og færre voksne i forhold til antallet af

bare ikke kommet nok nye voksne men det har nogle konsekvenser og forældrene fortæller jo om

som ikke kan få enderne til at mødes

et barn der skal skiftes fordi der er en enkelt voksen til måske seks otte

ville spørge om vil statsministeren ikke være sød at give børnene ret til at have nok voksne omkring sig vil statsministeren ikke være sød

et minimum af voksenkontakt og at børnene har ret

og det også kæmpe respekt for for

vokset noget til men en dag kommer der måske børnebørn det er jo vores kæreste eje og dem skal vi

at børnene når de spørges til det generelt trives men det rokker jo ikke ved at vi har set eksempler på at tingene ikke fungerer godt nok

vi så også forsøgt at tage hånd om alt godt kan sikkert gøres bedre men vi har forsøgt at tage hånd om det

normeringer målrettet institutioner

særligt udsatte familier og og der skal rimeligvis gøres mere jeg vil gerne være sød

jeg har ikke stået og ophøjet mig til at være specielt børnene statsminister

statsminister for alle børn og unge og

også gerne være tro mod vores egen samfundsmodel som hviler på at vi har et kommunalt

vi har tilført kommunerne flere penge i den her valgperiode det står i kontrast til den tid hvor fru pernille skippers parti var parlamentarisk grundlag for en regering der år for år aftalte at kommunerne skulle bruge færre penge vi har øget bevillingerne til kommunerne

også meget gerne tættere på og i dialog med de faglige organisationer om hvad virkeligheden egentlig

og socialministeren jo allerede i morgen indkaldt bupl

og kl til et møde hvor alle har takket takket ja

en dialog om hvordan kommer vi tættere på hvordan er virkeligheden

og hvordan sikrer vi at alle børn i alle daginstitutioner har en tryg og ordentlig hverdag men

meget meget reserveret over for tanken om at vi skal detailstyre det fra christiansborg i form af

om hvordan man skal give håndtryk når man får statsborgerskab

skal gå klædt i det offentlige rum en regering der har lovgivet om hvor mange lejligheder der må være

tre førtidspensionister for meget over en lovfastsat grænse

ikke bare verdens dårligste undskyldning for ikke at

minimumsnormeringerne fordi man godt ved

er ikke for at stå og lave referencer

man ville gennemføre hvis man fik regeringsmagten om minimumsrettigheder på alting det har man så forladt fordi risikoen jo er at hvis man siger at der som minimum skal være et eller andet så bliver det også maksimum jeg tror vejen frem er en anden er at sørge for at kommunerne har den økonomi der skal til derude for at man kan drive

det er at sørge for at kommunerne står til ansvar for at prioritere det her det er

sætte personalet fri

andre daginstitutioner hvor det er meget meget lavt hvad hjælper det så at vi har en eller anden teoretisk beregning af hvor mange der skal være hvis de hvis de så er dobbelt så meget syge som det andet sted hvis man går ind og ser på hvor meget tid personalet bruger med børnene og

set derfor jeg synes at vi skal have nogle gode institutioner og

er bedst til at sikre institutioner er gode er de mennesker der er valgt

og det der er vores ansvar er at sørge for at kommunerne så har en økonomi og det kan vi sikkert også godt komme til at diskutere

heldigvis da

ledertid og alt muligt andet fra i modsætning til de statistikker som

statsministeren fejlagtigt selv har turneret rundt med sammen med resten af regeringen det findes for eksempel i norge

der sidder en eneste kommunalpolitiker derude ikke engang

at der ikke er nok pædagoger i institutionerne men de arbejder jo under nogle økonomiske rammer der kommer herinde fra

og her regeringsperiode

af antallet af at der kommer måske flere pædagoger

i det mindste ikke kommer mindre tid med de voksne

så det følger den demografisk udvikling vil

til alle andre jeg forsøger lige at

et lille skyggeregnskab over hvad oppositionens løfter løber op til samlet set fordi hver gang der bliver taget

skal det så løses ved det økonomiske råderum fuldt ud en til en vi siger ja til alle der klager det bliver rigtig rigtig spændende at se hvordan det der skal hænge sammen

helt stilfærdigt konstatere at mens jeg har været statsminister har vi aftalt med kommunerne at de har kunnet løfte deres forbrugsrammer med to

under den tidligere regering

med kommunerne at de skulle reducere deres servicerammer med tre

faktum jeg kan ikke stå og udstikke løfter på otte og halvfems forskellige kommuners vegne jeg kan sige at jeg ønsker at prioritere kernevelfærd i det her samfund det er blandt andet

er dybt bekymret over om fru pernille skippers

tanker omkring udlændingepolitikken slår igennem fordi

meget meget negativ konsekvens

en gang tusind flere asylansøgere svarer til ni hundrede og tres pædagoger

det jeg kan love er at vi vil fortsætte arbejdet med år for år at lave nogle gode solide aftaler med kommunerne hvor vi prioriterer kernevelfærd

asylansøgere i danmark som kunne bruges på velfærd

selen for at få flere danskere i arbejde vi har det laveste antal danskere på offentlig forsørgelse

vi har haft siden nitten syv og firs og det gør jo at vi har mulighed for at bruge nogle flere af hinandens penge på blandt andet

faktisk gøre en undtagelse også fordi det måske er den sidste spørgetime

vi har inden et valg

hver gang men statsministeren trækker det ud og trækker det ud

emne som notorisk

til gengæld ligger mig meget på sinde nemlig kultur

jeg har lyst til at fokusere på det

er bla at der er kommet en rapport fra

undersøgelse af kulturvaner i danmark at firs procent af danskerne tillægger kultur og kunst en fuldstændig afgørende betydning for

deres børns udvikling og så er det det undrer mig at vi

det handler om værdier identitet kollektiv hukommelse og alle de der ting som er

afgørende for menneskelig erkendelse og alligevel diskuterer vi det aldrig

i salen så

hvorfor tror statsministeren at vi aldrig diskuterer kulturpolitik

fraværende og har statsministeren

at vi måske i valgkampen alligevel

skaber vores identitet og danskerne er storforbrugere af kulturelle tilbud i hele skalaen fra det der sker ude i det folkelige foreningsliv til det der sker på vores

måske er en af grundene til at vi ikke diskuterer det så meget at vi jo faktisk

eksempler på det modsatte når man inviterer en kunstmaler ind til at male historien af ens partis historiske bedrifter

jo også en af grundene til at vi i forhold til det her forhadte omprioriteringsbidrag som vi var nødt til at tage i brug for at få pengene til at passe når vi kiggede på hvad der var efterladt til efterladt til os da vi fik regeringsmagten i to tusind og femten som det første sted ligesom har sluppet det på

de kommende år så jeg indgår meget gerne i diskussioner om det her og har

kulturpolitikken handlede det faktisk meget specifikt om det her

nedskæringer til at effektivisere

spille en symfoni af beethoven to procent hurtigere

meget speciel udgave eller danse svanesøen to procent hurtigere eller måske skære den med to procent

om statsministeren siger at man er sluppet

to og tyve og der er altså to

det kan være det er mig der er forkert på den

jeg har fået vide er rigtigt og det

en beskæring af kulturområdet på omkring seks hundrede og fyrre million

vil det ikke betyde en forringelse af kvaliteten på de kunstscener og kulturscener som statsministeren selv

på at vi i forhold til den finanslov vi har aftalt altså når man ser på hvor

lineært men men

tager nu alle tænkelige forbehold for rækkevidden af min

vi fremme kulturen ved at formidle den gratis

nu fjerner vi entreindtægterne på nogle af de store kulturbærende institutioner nationalmuseet statens museum for kunst

institutionsledere hvis jeg ikke husker helt forkert og siger

også for at få noget økonomi derfor tror jeg ikke at der findes sådan en fast formel hvor man bare kan veje det her af i penge

forfatter på loftet ovre i nyhavn der sad og skrev eventyr og

men kultur udvikles jo også i modpres

det har rigtig mange dimensioner men uden penge kan man selvfølgelig ingenting

vi skal gøre alt for at undgå det

nu ser jeg så at kulturministeren er til stede og så kan vi jo tjekke fakta ud bagefter med

de konkrete tal men det er helt ødelæggende med det her omprioriteringsbidrag i forhold til kvaliteten ude på vores statslige institutioner

en anden god gang statsministeren sagde statsministeren sagde at

ikke i valgkamp men så må jeg bare sige at

bemærkelsesværdigt at se det pressemøde som lige har været

i formiddags hvor vi så tre ministre

en masse masse tal som ikke handlede om regeringens politik man handlede om

kritisere en anden statsministerkandidat som sidder lige her nede på første række

se på

pressemøder man har lyst til at holde men det mindede mere om en valgkamp end noget

hvor man fremlægger en politik som regeringen

og hvad baserer det pressemøde sig på jeg kender ikke alle detaljer men det baserer sig jo

nogle svar som ministrene har afgivet

ministrene svarer på spørgsmål fra alle folketingsmedlemmer

på for eksempel fra socialdemokratiet oven på regeringens sundhedsreform om alle tænkelige sygehuse

anden hemmelig tanke om at lukke og sådan noget der stilles da masser af spørgsmål

man kan beregne og det er beregnet historisk hvad et § tyve spørgsmål i gennemsnit koster at besvare jeg ved det ikke men alle folketingsmedlemmer uanset om de er fra

oppositionen har jo en grundlovssikret ret til at

så har partierne det gælder det parti jeg er medlem af og det konservative folkeparti socialdemokratiet og alternativet jo fuldstændig fri adgang til ligesom journalisterne at trække de svar ud og sætte dem ind i en sammenhæng det er derfor partierne har politiks økonomiske sekretariater og det er derfor vi får partistøtte

det gjorde det da det handlede om at beskrive effekterne af den politik der har været ført holdt op imod det der var alternativet og det der kan blive alternativet altså

vælge politik består jo i at vælge altså jeg har været med i mange valgkampe

vores vej som har ført til

så er der en anden vej der hviler på at lempe er det ikke relevant

det trukket med ind i en valgkamp der på et tidspunkt kommer

berettiget markerede at det er en dag som er

danmark skal blive besat igen så meget desto mere påfaldende er det da alligevel

tale om den tid der er gået

i forhold til de flygtningestrømme der har været uden at nævne at det vi taler om er den største humanitære katastrofe siden anden verdenskrig

om det ingen indflydelse har haft på noget som helst at

verden har set den største humanitære katastrofe siden anden verdenskrig

et meget godt eksempel på hvor friholdt fra virkeligheden den politiske diskussion på det her område er hvis nogen var i tvivl før dagen startede om

til side af det pressemøde der blev holdt der var ikke noget svar til de de mange børn og unge der

er bekymrede over vilkårene i

daginstitutioner næ

var rituel stammedans fra statsministeren

for at trøste ved udsigten til hvor slemt det da kan gå men virkeligheden er jo at ude på den anden side sidder folk og er målløse virksomhederne er målløse over

udlændingepolitik der var god nok til anders fogh

sigtede på integration hvor de flygtninge

det talt med når man skulle vurdere om de kunne blive

var en del af det at tilhøre den rigeste del af verden og tage ansvar har venstre

tilbage står måske også mange der efter at have set røde kors analyse af forholdene på sjælsmark kaserne

spørgsmål som jeg i hvert fald har til statsministeren vi er gået fra

tre og halvfems børn for syv måneder siden nu en hundrede og tre og halvtreds børn den konservative borgmester anmoder om at man lukker sjælsmark kaserne de drukner i indberetninger man siger at en og tres eller firs procent af børnene har en psykiatrisk diagnose eller ville få det hvis de blev ordentligt udredt spørgsmålet er er venstre og regeringen

stadig væk der hvor man vender det blinde øje og det døve øre til en lille gruppe af børn som har det ringere end noget andet sted i danmark og lever under forhold vi aldrig ville acceptere

om alting og en fuldstændig synes jeg jo forkert beskrivelse af hvem jeg

og mit parti er hvem regeringen er

det er så forkert som det kan blive den her regering har gjort mere end nogen regering

for at yde humanitær bistand i de nærområder som rigtigt beskrevet altså er

min regering har presset på i europa for at få hele europa til at tage et stærkt engagement i forhold til hele afrika vi står over for en befolkning der bliver fordoblet over en kort årrække

det kan man ikke

nødt til at investere vi har presset på for at få

putte penge i det nummer tre land i absolutte kroner og øre eller euro der findes kun to lande blandt eus otte og tyve medlemsstater der bruger mere end vi gør i danmark så skal man ikke stå og tegne et billede af mig eller min regering som nogen der ikke kerer sig om folk der er i nød

vi tror bare på fordi vi lever i

det fortrænger vores muligheder

det fortrænger mulighederne for at bruge udviklingsbistand og vi er blandt en håndfuld lande i verden der lever op til fns målsætninger at bruge udviklingsbistanden derude hvor den

ikke acceptere at blive portrætteret som en der ikke har et ordentligt hjerte det gælder også børnene

i sjælsmark udrejsecenteret som i øvrigt hvis ikke jeg husker helt galt blev placeret der mens herre morten østergaard selv var i regering

så forstå man er kommet på andre tanker og nu må det ikke ligge der og der er skydebaner de var der jo også dengang man selv lagde

udrejsecenteret der jeg synes de børn oppe i

skal have nogle ordentlige vilkår

skal være i centeret sammen med de forældre de har som er afviste og som burde udrejse for hvis vi

kommer det til at gå galt for os så jeg er åben over for også oven på røde kors rapporten at se på

skabes bedre tilbud bedre rammer

dem der kom og var velkomne fordi de var arbejdskraft og så økonomiske migranter som om begrebet flygtninge slet ikke fandtes

luksuriøse typer der bare dukker op der hvor de nu bliver inviteret til

er da en underlig måde at kigge på et land på som egentlig har en stolt tradition

i nyere tid er statsministeren og hans regering jo kendetegnet ved at være de første som ikke har syntes at danmark skulle tage bare en lille andel af de flygtninge som sidder ude i lejrene det

i hvert fald ikke løbe fra men der sidder så også nogle børn i sjælsmark kaserne og det er da alligevel interessant hvis statsministeren i dag vil løfte sløret for hvad det er man vil gøre det er jo ikke fordi det har skortet på kritik der har været masser af lejligheder til at gøre noget der har været masser af analyser samråd folketingsspørgsmål men nu hvor røde kors er kommet

det er det der får lyset til at gå op for statsministeren så han vil tage affære det kommer nok ikke hos

er statsminsteren i dag stiller de børn i udsigt hvad er det for et liv de kan vente der nu bliver anderledes bedre end det kummerlige de har

ord jeg knytter til ulovlige økonomiske immigranter op på

skulle kere os om verdens humanitære katastrofer eller folk der er flygtninge

i orden

man lever op til den måde flygtningebegrebet er defineret på i de internationale konventioner

hvis man kommer til danmark

synspunkt abonnerer jeg ikke på flygtninge skal hjælpes hvis de kommer

og vi skal hjælpe dem lige så længe det de flygter fra

ikke kan vende tilbage til hvis man kommer her uden et ordentligt opholdsgrundlag skal man ikke være

at du ikke måtte være her

det kan være at det lyder lidt hårdt men det er også hårdt

leve i den virkelige verden så siger jeg så

jo det de har gjort

at forældrene bare får tilgivelse for deres manglende samarbejde

børneliv det gør man også grundlæggende

kigger i ombudsmandens rapport jeg forstår så at røde kors som grundlæggende slet ikke synes man skulle have

udrejsecenter der men det bestemmer røde kors jo ikke

i indledningen i dag sidder tilbage med

den fornemmelse af regeringen at man faktisk ønsker

ansvar for verdens flygtninge det man ønsker at tage ansvar for

ligesom at få det bedste frem i statsministeren og vi taler om ordentlighed og retskaffenhed osv

integrationsministerens skiftende forklaringer i sagen om adskillelse af asylpar for det er jo efterhånden sådan at

man må bare konstatere sammen med en lang række eksperter at det ikke er muligt for ministeren at fastholde sine skiftende forklaringer når det måles op imod de faktuelle kendsgerninger som skridt for skridt kommer ud når dokumenter

sagde dengang han endnu ikke var statsminister nemlig og jeg citerer hvis man bevidst sidder og konstruerer løgnehistorier der vildleder folketinget så kan man selvfølgelig ikke have et ministeransvar hvis man bevidst sidder og konstruerer konstruerer historier

tidligere med nødløgne og den slags ting

stå til ansvar for ministeransvarsloven

nogen ambition om at iværksætte en ulovlig praksis og hvis man ser på

har der jo faktisk heller ikke været en undtagelsesfri praksis

der har været par som ikke blev adskilt så faktum derude passer jo med den intention som integrationsministeren

ja jeg kan nok ikke gøre mere for at gendrive det andet billede

jeg synes herre morten østergaard taler sig op i et leje som er

både det menneskesyn og den politik som min regering

fra landbruget stort set ikke blev reduceret på tre år regeringen skulle

kystnære møller

og tyve regeringen har

helt dugfriske tal viser nu at danmarks klimaforurening ligger

end forventet både i to tusind og sytten og i to tusind og atten

og de korrigerede tal og det giver mening at kigge på dem hver for sig

men de korrigerede tal og overskridelsen der er bekymrende

af registreringsafgiften uden tvivl medført flere diesel og benzinbiler

gør det alene der skal handling til noget regeringen har forsømt

i fjorten ud af de sidste atten år

for bordenden ved forhandlinger der har været en kort

små fire år der deltog vi også i energiaftaler

i det spand af år har danmark flyttet sig

konkret tre nye havvindmølleparker vi blev enige om placeringen af den sidste for kort tid siden thor øst for lemvig strøm til ottehundredetusind danske husstande vi har sat penge af til mere og har aftalt at vi skal sætte os sammen når vi kommer et år eller to længere frem for der skal mere til det er jo derfor vi screener for ti gigawatt altså ti gigawatt svarende til tolv havvindmøllefarme rundt i det danske farvand

vi skal bygge nogle flere det er en helt troværdig vej til at nå det der er vores mål og vi har selv sat det og andre har tilsluttet sig det nemlig at vi skal være fri af fossile brændstoffer i to tusind og halvtreds og vi skal nå den milepæl at i to tusind og tredive altså om elleve år er al elektricitet grøn det er det spor vi forfølger og uanset at man ikke kan lide det står der international respekt omkring det og det er også baggrunden for at fns generalsekretær

om at sætte sig i spidsen for et energispor der skal føre frem til fns klimatopmøde i september det ville man jo ikke gøre

som kom til at betyde noget i nullerne for fra to tusind og et til to tusind og syv ved statsministeren jo godt at der ikke blev vedtaget noget nyt for eksempel

de sig lidt tilbage i stolen og

på den anden side af et valg

som statsministeren tydeligvis ikke ønsker at løfte sløret for hvad skal indeholde

så ville de nye tal jo føre til handling lige nu og her det haster

er en rapport at iværksætte nogle nye tiltag så man kan nå i mål

vi går rundt og mener noget som hun har ment hele tiden så skal hun holde op med at være så vred over det men bare glæde sig over det det er jo ligesom sådan noget krampagtigt jeg fik den først det er min pakke og i andre må ikke lege med den vær dog lidt glad det er da fantastisk at vi lever i et land hvor der er ret bred konsensus om at lave den her omstilling

i fuld gang med at lave en markant omstilling vi har sat det mål at i og tredive og det er ikke om lang tid det er om elleve år skal man ikke lovligt kunne indregistrere en ny benzin eller dieselbil det er en kæmpe ambition

sat nogle kloge hoveder med anders eldrup i spidsen spidsen til at give nogle bud på

uden at tømme statskassen det er en kæmpe ambition når jeg kommer til møder i eu

det som parlamentet har besluttet om reduktion af

et spand af år leverer danmark

jeg kommer hen i hele verden alle andre steder i hele verden end måske lige her i spørgetimen til statsministeren

råber op om det er jo ren bluff

som jeg efterfølgende fik lyst til at sige til statsministeren

at efterlyse fakta for eksempel

at holde op tre år før pensionsalderen

en forskel i forhold til dem der siger

vi vil ikke give sådan en rettighed det skal være individuelt baseret det må hvile på en eller anden form for visitation det er en forskel man kan se men hvis man så

spadestik dybere

bruge tre milliard kr der rækker til omkring tre tusind folk der kan flytte sig fra fuldtidsbeskæftigelse til tidligere pension

er pædagogen så er det da heller ikke ordentligt

ikke nytte noget at man bliver så følsom at man ikke tør lade sig udfordre på

hvor vi alle sammen kan rejse rundt med hvert vores eventyr og hver vores drøm om hvordan verden skulle se ud altså det er fint at drømme men det må ikke være dagdrømmeri vi er da nødt til også at fortælle danskerne hvordan

fru pia olsen dyhr har lige stået og udfordret mig på

ved at udfordre andre på om de kan levere på drømme om at det vil være fint at holde op tre år før pensionsalderen

glæder mig til en ordentlig og faktabaseret

ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

og vi går til afstemning om de

lahn jensen hans andersen laura lindahl rasmus helveg petersen karsten hønge og anders johansson

og der kan stemmes

er forslag til vedtagelse nummer v seks og firs af finn sørensen bent bøgsted og torsten gejl bortfaldet

ønsker nogen at udtale sig

stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse jeg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

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

det som vedtaget det er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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

ønsker nogen at udtale sig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

er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte

ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er

så er der vist så småt ved at blive i ro i salen igen efter den almindelige udvandring vi lader lige de sidste slippe ud inden

være på det her område omkring klagestrukturen på skatteområdet

før jul kunne alle folketingets partier så indgå en aftale om

ændre på klagestrukturen og få taget fat på det problem der jo er med nogle alt for lange

når de har haft klagesager til behandling på skatteområdet

og det duer selvfølgelig ikke det er væsentligt for tilliden til vores skattevæsen at man som borger og virksomhed oplever at ens sag bliver behandlet korrekt

er i top og det indebærer for os altså også at der er en en rimelig frist en rimelig sagsbehandlingstid og den er for lang

byder aftalen også på ændringer af ankenævnsstrukturen

egne vurderingsankenævn og skatteankenævn og nogle steder hvor man altså havde blandet opgaverne sammen i fællesankenævn

klagestrukturen er vi altså nu blevet enige om at overgå til at der er

skatteankenævn det har som sagt været en lidt langstrakt proces tilbage i maj to tusind og atten lagde skatteministeren op til hvad vi

ti skatteankenævn og væsentlig færre medlemmer end i dag der på den måde er involveret i at være lægmænd og involveret i

vi har haft mellem partierne vi tog os tid til

en god proces og og kom også hen

alene er lægmænd men som også skal have en form for ekstra indsigt det er jo så også noget af det der skal indgå i den evaluering der er

at vi prøver at have de her ti særligt udpegede medlemmer ud over dem der er lægmænd

og udpeget alene fordi de

og altså også femten vurderingsankenævn med i alt tre hundrede og

med aftalen bliver der også ændret lidt på opgavefordelingen flere sager vil blive afgjort i skatteankenævnene

så de mere principielle sager stadig væk vil være

aftalen har også nogle formuleringer der understreger skatteankestyrelsens rolle som sekretariat for nævnene og bag den måde at formulere sig på

at afgørelsen ikke skal træffes

i styrelsen men at de primært er sekretariat og

indspil til de nævn som skal træffe de egentlige afgørelser

tilføres altså flere midler og det er ikke mindst ved skatteankestyrelsen hvor proppen har været i forhold til at få nedbragt

skal afhjælpes med at flytte sager fra landsskatteretten de påpeger jo helt korrekt at det er skatteankestyrelsen der primært er flaskehals for sagerne det er vi som sagt meget opmærksomme på

del af aftalen at vi tilfører flere ressourcer til skatteankestyrelsen

er bekymret for om domstolene kan følge med hvis der kommer et øget antal sager på grund af den

direkte domstolsprøvelse der hurtigere vil blive mulig i forhold til i dag ministeren har forsikret os om at den nuværende mulighed for domstolsprøvelse ikke har medført en markant forøgelse i antallet af sager

selvfølgelig er med til at udmønte den aftale vi har indgået og

spørgsmål som jeg får ind fra nogle af de folk som er aktive i de her ankenævn

bringe frem men alt i alt

en god klagestruktur hvor lægmændene stadig væk spiller en stor rolle og hvor vi forhåbentlig kan gøre noget kraftigt og aktivt for at nedbringe de urimeligt lange

skal man selvfølgelig have en god mulighed for at kunne klage og få afprøvet sin

vigtigt at der er en god retssikkerhed og at man får den bedst mulige bedømmelse af sin sag der har vi så lavet en aftale fra december to tusind og atten som alle partier er med i og derfor kan jeg allerede nu sige at dansk dansk

lovforslaget aftalen handler blandt andet om en ny ankenævnsstruktur om kredsinddeling hvor mange ankenævnsmedlemmer der skal være og om hvilke klager der behandles i henholdsvis ankenævn og landsskatteretten

som den foregående ordfører også var inde på er formålet at der har været en rigtig lang sagsbehandlingstid

sin skatteansættelse aftalen er selvfølgelig et udtryk for et kompromis

tror jeg vi alle sammen har det noget er godt og noget er mindre godt men jeg tror

ting i det oprindelige udspil som egentlig var en forringelse af

kiggede på hvordan man kunne forringe

et møde med med sagsbehandleren

af det bestående system viste

ret tydeligt synes jeg at det var i skatteankestyrelsen at der var en

skatteankenævnene og landsskatteretten nogle sagstyper flytter nedad og andre flytter opad og det synes vi der er god fornuft i

at vælge mellem et skatteankenævn eller landsskatteretten det har der været en del kritik af i høringssvarene og

er specielt godt men det handler jo om

en bedre udnyttelse af vores skatteankenævn som jo

ikke fik ret mange sager til behandling

bedømmelse af deres sag i landsskatteretten så for at imødegå det har vi blandt andet i den her aftale og også med lovforslaget sat nogle ting i gang for at styrke ankenævnene

ind i ankenævnene der bliver lavet nogle indslusningsforløb så man øger fagligheden fra starten af og

de skattefaglige foreninger

føle sig godt og fair behandlet der også

gå direkte til domstolene så man ikke skal vente i seks måneder og også et udmærket initiativ så alt i alt synes vi det

partier så derfor kan vi fra mit partis side

og det er faktisk noget vi har arbejdet med alle de år vi har haft regeringsmagten på forskellige måder at få nedbragt sagsbehandlingstiden og et af de steder hvor vi også kunne arbejde for at gøre det var her med klagenævnsstrukturen en anden udfordring vi havde

forskelligartetheden og fagligheden i

skulle gøre i forhold til klagestrukturen og derfor

at der er en større fokus på de snævre faglige områder for det er ikke de samme felter man skal koncentrere sig

er almindelige mennesker der sidder med i de her

ind med en stærk faglighed på de specifikke områder og det håber vi på være med til at sikre dels den her styrkede faglighed

for os har det også været svært at vi skulle afskaffe

man ville have have sine sager i skatteankenævnene eller i landsskatteretten men vi må bare erkende

nu har vi så taget konsekvensen og og decideret afskaffet den men til gengæld har vi givet klagerne en mulighed for direkte at kunne indbringe sagen for domstolene uden først at skulle omkring klagemyndigheden og det synes jeg er med til at sikre at man stadig væk har nogle stærke rettigheder som borger så alt

vi styrker retssikkerheden sagsbehandlingstiderne og at vi styrker lægmandselementet i vores klagesystem på skatteområdet så den politiske aftale og dermed også det her lovforslag

sagsbehandlingstiderne

en aftale der i øvrigt også betyder at der sådan set

de kommende år vil blive tilført to hundrede million kroner til klagesystemet det var jo ikke

givet at det skulle ende her da vi havde det første møde en varm dag

skatteministeren med is

var så at sige omvendt proportional med det indhold

byggede på en rapport fra et konsulentfirma hvis navn jeg vil undlade at nævne ved debatten i dag men

fra start til slut karakterisere som nærmest underlødigt fordi

disse lange sagsbehandlingstider vi har haft i klagesystemet bunder i en flaskehals hos skatteankestyrelsen og ikke i et problem med lægmandselementet i vores klagestruktur

det helt centralt at adressere at skatteankestyrelsen skal

undskyldning for at ødelægge lægmandselementet

det var jo heldigvis heller ikke der

i den forbindelse nu her fra folketingets talerstol benytte anledningen til at takke

det gode samarbejde vi fra enhedslistens side

med dansk folkeparti og socialdemokratiet i den her sag

er jo at aftalen medfører to og tyve skatteankenævn

sådan set er det antal medlemmer af skatteankenævnene som der er i den nuværende struktur samt halvdelen af antallet af medlemmer i

vil der også være femten vurderingsankenævn

faktisk en væsentlig styrkelse af hele lægmandsaspektet

er der nogle opmærksomhedspunkter som som

det ene er om domstolene vil få en

det er jo sådan at landsskatteretten vil behandle principielle sager

bør der være taget højde for det men det er klart at vi må følge udviklingen og se hvordan

der bliver spurgt en del ind til de ti

at skatteministeren skal fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af de her særligt udpegede eksperter det er da også noget

side lige må følge lidt med i

sammen med at der kommer nogle folk som har en skattefaglig ekspertise det kan jo være en fordel på

skatteankenævnene måske i højere grad vil kunne tage en diskussion af de vurderinger der kommer fra skatteankestyrelsen men det kan jo også være

en underminering af selve lægmandselementet

kan være at jeg i forlængelse af de mange grundige høringssvar der

udgangspunktet for enhedslisten er selvfølgelig at

vi finder rigtig god og selvfølgelig er for lange sagsbehandlingstider er enormt frustrerende for borgere og for virksomheder jeg tror ikke der er en eneste skatteordfører der ikke på et eller andet tidspunkt har haft samtaler med borgere eller virksomheder som har udtrykt en dyb frustration over den synes de dårlige behandling de er blevet mødt med det er uacceptabelt for et velfungerende samfund som det danske

at vi nu gør noget

vi ændrer på fordelingen af sagstyper mellem skatteankenævnet og landsskatteretten

man får nogle kompetencer begge steder og kan fokusere på det man så bliver rigtig god til og det i sig selv kan være med til at give mere retssikkerhed og hurtigere sagsbehandlingstider komplekse sager skal håndteres af landsskatteretten og mere enkle sager af skatteankenævnet skatteankenævnet

vi synes er rigtig godt og så bliver der også tilført flere ressourcer til

skridt i den rigtige retning og det bakker vi naturligvis helhjertet

vej igennem klagesystemet er jo i vores øjne meget positivt og også derfor

er det et meget godt eksempel på hvor vi er

gnidninger der også er påpeget i høringssvarene

tidspunkt og jeg nåede også lige at få isen som herre rune lund omtalte før men ellers er det gået over til vores skatteordfører julius

det med der skal med men det jeg ville sige

stod vi lidt udenfor og kiggede ind på det arbejde der foregik på skatteområdet og der er det da enormt glædeligt synes jeg at vi nu må være nogle af dem der med lodder og trisser og et kompromis i ny og næ eller ofte på det her område tager et ansvar der var ikke

stor mulighed for at tage et ansvar på området for det var en lidt mere lukket sag lige da vi kom ind

at samarbejdet på skatteområdet og med skatteministeren har

der kommer til at gå lang tid før vores skattesystem kommer til at fungere tiptop og hundrede procent

kommunikere alt det positive og være bevidste om at der at gå lang tid inden

ikke skal bruge en klagestruktur vi kan forsøge

brager derudad uden fejl og mangler de næste år

partier end regeringspartierne selv og derfor er det jo

glædeligt at vi står her med et lovforslag hvor alle folketingets partier

gå sammen om at løse et problem for borgerne i stedet for bare at stå og skælde ud på hinanden det problem det her lovforslag skal forsøge at løse er de meget lange klage og ventetider der er i skattesystemet hvis man som borger eller virksomhed synes at man er blevet uretfærdigt behandlet eller der er sket fejl

med det her lovforslag afsat ekstra penge omkring to hundrede million

der bliver lavet en ny struktur og man forsøger at afklare hvilke instanser der skal afgøre hvilke sager det tror vi også i radikale venstre ligesom alle andre ordførere også har været oppe at sige kan være med til at få sagsbehandlingstiderne ned og

en bedre sagsbehandling for borgerne derfor kan vi med glæde støtte lovforslaget

klagerne for borgerne der måtte mene

men også samtidig at tilføre

flere ressourcer det her er jo en del af et større lovkompleks en del af en større aftale som folketingets partier er enige om for at få rettet op på

vi kan håndtere de

fordi det har alle selvfølgelig ret til

vi også skal fremtidssikre vores lægmandssystem samtidig med at principielle sager selvfølgelig stadig væk skal

fokus på at vi skal sikre at der er ressourcer nok til de flaskehalse der

og som også måtte opstå og det synes jeg selvfølgelig også at vi skal være opmærksomme på

skatteminister så vi ikke ændrer på en struktur men hvor

men jeg er optimistisk omkring at nogle af de her ting

en klar forskel det er jo

et lovforslag der udmønter den aftale fra december sidste år som sf også er med i og derfor støtter vi selvfølgelig

de her alt for lange sagsbehandlingstider der har været det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende når borgere

derfor synes jeg også det er rigtig fint at vi har fundet

vi både får styrket fagligheden men også får lavet

får tilført flere ressourcer det afgørende er selvfølgelig at der bliver truffet de rigtige afgørelser men også at det sker i et tempo

så man ikke sidder derude og føler at det her

noget der trækker ud i i al for lang tid uanset

uanset hvad der sker inklusive et folketingsvalg som jo i princippet afhængigt af hvornår det kommer kan afbryde behandlingen af det her lovforslag

vis sikkerhed for at det vil blive fremsat efterfølgende og gennemført det tyder det

i lyset af de meldinger som ordførerne har givet her i

er en mærkesag for mig som skatteminister at styrke retssikkerheden på skatteområdet det er altafgørende at både borgere og virksomheder kan have tillid til at

en ordentlig behandling det sikres blandt andet ved at man har nogle rettigheder

vi har rimelige regler regeringen er med de første tre retssikkerhedspakker sammen med de partier der

heldigvis de fleste i folketinget nået langt med at styrke retssikkerheden på

mange skatteborgere og virksomheder som kommer i klemme at

vi holder fast i og har fokus på retssikkerhedsdagsordenen det ønsker regeringen at gøre med det her lovforslag som udmønter de lovgivningsmæssige initiativer i aftalen om en ny ankestruktur en hurtigere vej gennem klagesystemet retssikkerhedspakke iv som jo også er overskriften på

retssikkerheden er udfordret på klageområdet som følge af

en række ordførere også har været inde på nemlig at det tager alt alt for lang tid før man får svar på sin klage og

godt være at man efter

til ret meget så

skatteankestyrelsen det forsøger vi så

her aftale og det her lovforslag

udmøntes i lovforslaget handler jo om et mere effektivt klageforløb og

samtidig med at den skattefaglige indsigt altså at det ikke er hurtigere afgørelser men rigtige afgørelser

som virksomheders retssikkerhed lovforslaget skal ses i sammenhæng med en ny struktur for ankenævnene som jo altså bevares og fremtidssikres på et stærkt lægmandselement med fokus på lokal forankring jeg vil mene at vi med de ting vi har aftalt sikrer en stærkere lægmandsrepræsentation end tidligere ikke bare flere lægmænd men

man kan vælge imellem om man vil have sin sag behandlet

der har nok været en tendens til at nogle rådgivere

omkostningsgodtgørelse det ene sted og ikke det andet også spiller ind

sagerne fordeler sig nu siger vi så at de mindre og ikkeprincipielle sager skal afgøres ved skatteankenævnene

en mulighed for at hvis en sag er principiel

man kan optimere effektiviteten

gå på kompromis med det faglige niveau

vi haft en styrelse der ikke har fungeret optimalt det kan man ikke klandre de

produkt af at man tilbage i to tusind og tretten da man lavede den seneste ændring på det

ny styrelse men det tager tid at få bygget den styrelse op man havde også placeret afdelinger af styrelsen

er typisk jurister der skal rekrutteres til skatteankestyrelsen

bygger en ny styrelse op hvor man skal ansætte en masse nye medabejdere typisk nyuddannede medarbejdere et sted hvor

folk skal pendle meget så

en stor medarbejderomsætning og det sætter sig naturligvis i produktiviteten det har man taget

man kan få den nødvendige arbejdskraft og jeg tror vi har en langt bedre styrelse i dag end

vi havde for år tilbage og med de ændringer som vi lægger

til flere ansatte der sikrer at vi kan få sagsbehandlingstiden ned på et rimeligt niveau til sidst vil jeg bare igen sige tak for samarbejdet

og der involveret is og andre ting som

er et stort ord forsøgte at gøre ordførerne i godt humør ved at sørge for at de ikke forhandlede på

jeg synes er et godt produkt og som det tyder på at alle folketingets partier kan bakke op om så det vil

alle partier i folketinget om en styrket gældsinddrivelse og et led i arbejdet med at få en effektiv og velfungerende inddrivelse af gæld til det offentlige og til de øvrige kreditorer som gældsstyrelsen er ansvarlig for at inddrive

forenklinger af lovgivningen ni ti forskellige elementer

det her ret komplekse område

bygge det it system færdigt som

være i stand til at administrere effektivt bagefter der er

støtter de tiltag som er i lovforslaget her vi har jo

folketinget må se på de store udfordringer der

må tage forbehold for statsregnskabet blandt andet på grund af

på den store gæld som er oparbejdet er

hundrede og atten milliard kr det seneste tal er på og hvordan man så opgør den form for gældsposter i statsregnskabet er også en del af deres bekymringer og de diskussioner vi har

det er stærkt problematisk når man gerne vil have at alle danskere

kan blive så stor og det er altså stadig væk en af efterveerne fra den centralisering og den overdrevne optimisme omkring it systemet tilbage i midten af nullerne og de

behandle nu og forhåbentlig får gennemført relativt hurtigt jeg tror bare det vigtigt at sige at

vi ikke kommer uden om at afsætte yderligere ressourcer i de kommende år og som jeg forstår det på skatteministeren

kan man ikke nøjes med at have en dobbeltdrift af de her to systemer frem til to tusind og en og tyve men det er noget som kommer til at fortsætte i de kommende år det ligger måske også bag nogle af de tanker

i forlængelse af at skulle løse de massive problemer med gamle gældsposter i det tidligere inddrivelsessystem

et kæmpestort oprydningsarbejde for at sørge for

i det i det nye signalet der er blevet sendt i forbindelse med

på sin plads at nævne her at det at det skal man

hen gøre bedre fra skatteministeriets side når man kommunikerer med borgerne og og giver sig til at afskrive folks gældsposter

der er behov for mere på det her område når det handler om

afgivet en kritisk rapport om hvis det er muligt der at lave nogle manuelle inddrivelsesløsninger som gør at pengene kommer ind og folk oplever at der faktisk sker noget så er det enormt vigtigt både for at få nogle penge ind som folk skylder

støtte i folketinget til at få et ordentligt inddrivelsessystem

afholde de omkostninger der vil være og der har vi altså ikke

håber den opbakning vil være der uanset hvordan det næste folketingsvalg falder ud

husker er det nummer seks eller syv i rækken baggrunden kender vi

fælles inddrivelsessystem efi der blev skrinlagt gælden stiger og stiger og

er så gang i udviklingen af et nyt it system

erfaringerne fra det gamle system som gik ned var jo at reglerne

understøttelse som som fungerede derfor har vi så nu i

for at få forenklet reglerne så det faktisk er noget man kan håndtere både

får en inddrivelse der virker det er jo ikke bare for at få penge i kassen men også som den foregående ordfører var inde på

om folks retsfølelse hvis man kan se at nogle kan slippe for at betale deres moms deres bøder eller andre ting som de kan have af gæld

så så skrider retsfølelsen og skat er jo en af

det er vores sundhed eller vores politi eller andre gode sager så det

drønvigtigt at vi får det her op at køre og gerne hurtigst muligt og der synes jeg det er godt og vigtigt at vi i folketinget får vedtaget nogle lovforslag som faktisk gør at it implementeringen kan blive mere stabil eller mere driftsikker

til at håndtere så så derfor støtter vi fra

ét i rækken af rigtig mange lovforslag om

inddrivelse og det er det jo fordi vi

med efi med inddrivelsessystemet med hele skattevæsenet derfor

stoppe efi fordi

stoppe efi og få sat gang i at få

en masse rigtig ubehagelige beslutninger

men det kræver jo at man rydder op og

gøre i fællesskab for det er faktisk alle folketingets partier

det kan ikke være meningen at vi skal skændes om hvordan man skal drive et skattevæsen

i orden at vi kan være uenige om hvordan man skal have skatterne til at være i forhold til hinanden

ikke nogen der kan være uenig i at skatterne skal opkræves og at man skal betale det man skal

på christiansborg hvis folk ikke skal betale skat eller skal sættes ned i skat

stå sammen om om også det her lovforslag om forenkling

en i rækken af en hel masse

formålet er at gøre digitaliseringen og administrationen mere enkel på skatteområdet og det drejer sig blandt andet om håndtering af modregning ved transporter retsafgift og situationer hvor flere skyldnere hæfter for samme fordring og så fastsættes der klarere regler for eftergivelse af gæld og reglerne om afskrivning som led i opfølgningen på ophævelsen af særordningen

vi fremover ikke støder på de samme problemer som vi har haft på inddrivelsesområdet og som jeg håber vi kommer fuldstændig til livs

er sikker på at alle skeletter er helt ude af skabet at man har fundet alle de problemer der er men der bliver arbejdet på og det har vi i fællesskab taget taget ansvaret for

synes at vi skal fortsætte med at have en ansvarlig linje i

tak for samarbejdet til de partier der har været med

sige snusfornuftige ændringer af lovgivningen som gør at

nemmere kan lave en it understøttelse og så

én markant forbedring vil jeg mene af socialpolitisk karakter det er lidt interessant når vi har de her

når vi diskuterer de emner som er i det her lovforslag

it politik retspolitik og

i den lovgivning som som vi ender med at vedtage

det sjette og det syvende initiativ som

enhedslistens vegne har tænkt mig at spørge lidt ind til i forbindelse med udvalgsbehandlingen det første

retsafgiften det er punkt seks altså hvor mange fysiske personer som årligt forventes at skulle betale retsafgift flere gange for det samme krav i de tilfælde hvor der foretages udlægsforretninger for det samme krav igen

udvidede muligheder for at afskrive gæld for personer som som ikke har betalingsevne og som har en uafklaret økonomisk

det er noget som vi har ønsket i i mange år

det bliver gjort nemmere at afskrive gæld for folk som åbenlyst ikke har nogen betalingsevne

det kan være folk der har været ude for en social begivenhed det kan være socialt udsatte eller andre

ingen chance er for at pengene kommer ind men det vil give folk en mulighed for at komme videre i deres liv hvis man fjerner en gæld som der

for at de her mennesker med en meget lav betalingsevne

de økonomiske konsekvenser med mere vil være hvis man hvis man indfører nogle mere objektive kriterier for hvornår der kan foretages gældsafskrivning for eksempel hvis folk har været

uden betalingsevne og på kontanthjælp i tre år er det så dér man kan afskrive

bliver lagt ind i lovforslaget måske

i hvert fald noget som jeg vil spørge lidt ind til i forbindelse

uafhængigt af vores generelle diskussion omkring skattevæsenet

ingen tvivl om at inddrivelsessystemet virkelig var noget som

da vi havde en borgerlig regering i nullerne

herre kristian jensen var skatteminister dengang

og der må man jo bare sige at

de evindelige nedskæringer og omstruktureringer og det at vores skattevæsen blev sparet i stykker

er det som har ført til at vi befinder os i den elendige situation som

der kom en ny regering til i to tusind og elleve at retningen grundlæggende blev ændret

besparelserne fortsatte desværre i stort omfang men man må sige at

fordi vi jo ikke diskuterer hvor meget der skal skæres ned hvor meget der skal ødelægges i vores skattevæsen men faktisk hvor meget der skal investeres og hvor hurtigt det skal gå og det er jo en retning som

skal investeres tretten ekstra milliarder for ligesom at fylde skrænterne op

skatteministeren har ikke

inden vi går på sommerferie i folketinget

kan man jo ikke planlægge hvor mange medarbejdere man skal have eller hvem man eventuelt skal skal afskedige eller ikke genansætte ud fra fugle på taget i forhold til politiske signaler om at man da på

det skal jo være baseret på konkrete bevillinger og konkrete politiske beslutninger

jo ikke særlig langt fra augustseptember

til nytår så hvis vi skal skabe sikkerhed om vores skattevæsen

digitalisere skatteopkrævningen og det har

jeg tror at kompleksiteten i sig selv svækker borgernes tillid til skattesystemet fordi det for rigtig mange borgere simpelt

selvfølgelig værre end andre men hvis man tager hele kapitalbeskatningsområdet så tror jeg helt ærligt ikke at der er særlig mange mennesker i det her land

fuldstændig kan redegøre for reglerne her tager vi så et skridt

forenkling af skattelovgivningen med henblik på at man kan få de nye inddrivelsessystemer til at fungere og det

men vi burde faktisk få en bredere diskussion om vores skattesystem det burde være muligt

at lave en stor forenkling af vores skattesystem

omlægning hvor der selvfølgelig skulle gives og tages lidt og det er måske det der i sidste ende vil være problemet jeg tror borgerne

vil belønne os hvis vi i folketinget kunne sætte os sammen og få lavet en gennemgribende forenkling af vores skattesystem også i lyset af at det jo står lysende klart at kompleksiteten altså har haft store omkostninger men jeg ved godt at det er en større diskussion

ikke den der er lagt op til lige nu så lige nu vil jeg bare glæde mig over at vi tager et lille skridt

og måske også et spørgsmål om timing lige nu og her

det er godt at vi får styr på strukturerne og også får investeret det ekstra

det er min klare opfattelse at det bestemt ikke

der har været fejl og mangler men det er også

massiv rundbarbering af de strukturer og de ressourcer der var i skat

skattemedarbejderne og kvaliteten og også nogle gange bureaukratiet i en skattebehandling

der gerne vil afbureaukratisere og gøre det hele mere simpelt men

man skal være opmærksom på at bureaukrati jo også har en funktion nogle gange

dårlige beslutninger ikke får lov til at køre igennem så balancen er vigtig og der synes jeg

tværs af alle partier har været med til at lave en god aftale her og vi bakker op min sidste bemærkning skal bare være i forhold til det fundament vi også diskuterer på her det er jo et it fundament altså efi var jo i den grad

en digital løsning eller i hvert fald en digital struktur for en løsning blev det jo aldrig rigtig men

nye løsning vi så er i gang med at få skabt

er de meget meget skeptiske i forhold til det nye system der kommer

ejendomsvurderingsområdet og det er jo klart

opgaver vi står over for og som vi virkelig prøver på at løse på en fornuftig måde og der er det min formidling til dem

er det bedst mulige ud fra al den viden man sidder inde med lige nu og her og al den historik der er

når vi får forelagt hvordan man egentlig arbejder med sagerne og når vi ser aktstykker som vi skal godkende i det fortløbende arbejde med de aftaler som vi allerede har sagt ja til

sådan fornuftige lægmandskendskab jeg har til it systemer og hvordan man man arbejder rundtomkring i både det private og det offentlige

jo ikke lige den forventning man måske har derude fordi man har hørt historier

mildest talt ikke ret fleksible eller agile vandfaldssystemer og modeller og processer

den periode jeg har været herinde har det været min klare opfattelse at alt hvad jeg

der ikke sker fejl der kommer hundrede

at man næsten aldrig som ansvarlig minister kan gå ud og fortælle om ja selvfølgelig vil der komme til at ske fejl men

vi skal blive meget meget bedre til og det kunne jo blandt andet være ved at man på et tidspunkt inden alt for længe får hjælp af et

der kan være med til at tage lidt af ansvaret fra

at de ikke skal stå og have fuldstændig

aktstykker vi skal godkende men også lovforslag

skatteministeriet og de hårdtarbejdende folk der hjælper med

bringe det her tilbage til til at starte med status quo i forhold til det her rigtig gode skattesystem vi har haft

har og så må vi håbe at der sker massiv fremgang som vi også

fald gjort alt hvad man kan og fagligheden er i spil på den helt rigtige måde og den historie mangler vi at fortælle så jeg håber også at

være med til om det så bliver i nichemedier som version2 eller computerworld at fortælle uddybende historier om hvordan man

at folk kan få den fortælling med og blive ambassadører for at skat faktisk arbejder på den rigtige måde når vi udvikler nye it systemer det er ikke

krævet op og folk der skylder i skat ikke bliver opkrævet det de skylder derfor er

at deltage i samarbejdet med regeringen og andre partier om

fungerer bedre end det vi har set de

seneste år derfor vil vi også meget gerne støtte det her lovforslag

tekniske ændringer men som gerne skulle gøre det nemmere

lave et it system der kan inddrive det folk skylder det kan der jo bestemt godt være

skatteministeriets og skatteministerens ord for gode varer når de siger at det er noget af det her der skal til det her initiativ i den her lov kan

ikke stå alene det allervæsentligste der sker i de her år er at der bliver investeret både i mandskab og i

den forbindelse er det jo interessant at regeringen har valgt

decentralisere og lave

styrelser og ansætte flere folk hvilket jo er

sundhedsvæsenet lige i øjeblikket hvor man vil centralisere det i staten det kunne godt være at man skulle have overvejet at kigge på det der er sket med

de sidste tre en halv år

skatteministeren har lavet forskellige

og alt det ligger jo også på vores skuldre fordi

er vores ansvar at sikre et skattevæsen som borgerne igen kan have tillid til og der er det her lovforslag med en

investeringer er der investeringer

det er den ene del af det den anden

meget klare om hvorfor vi træffer nogle af de også kontroversielle valg

vi gør ved den samlede gæld som bare bliver større og større og større ikke fordi der egentlig kommer en masse nye gældsposter men fordi

nogle renter der løber på

vokse fuldstændig af sig selv

selv om nogle af vores styrelser og

foregår det langsommere end renterne løber på og det betyder jo at vi

hvorfor den her gæld bare større og større

plastret af i ét

der skal være en rimelighed i det men vi ved også godt at en stor del af den her gæld

den ikke kan blive inddrevet

diskussioner vi skal skal have det vil jeg opfordre ministeren

det er en af de store grunde til at det

at få genoprettet tilliden til skattesystemet

vi konstant skal diskutere hvorfor gælden på et lidt fiktivt grundlag

har jeg også tidligere nævnt over for skatteministeren og det er at vi skal være fuldstændig sikre på at nogle af de meget store gældsposter der kan være hvor

individer at oparbejde en gæld på et

trecifret millionbeløb samtidig med at de

vi har også bandemedlemmer og andre kriminelle i det her land som bor i nogle meget meget flotte huse og kører i nogle meget meget store biler uden at have nogen former for indtægter som jo også bliver undersøgt

afskriver dem men jeg tror bare at mit budskab her oppe fra i dag er at vi bliver nødt til stadig væk at

gøre noget ved gælden for

til det offentlige det danske

når man har et meget kompliceret skatte og inddrivelsessystem kræver det også et meget meget stort it system at understøtte lovgivningen så derfor skal vi have skabt et enklere system og det er så det vi tager et skridt

et lille skridt til at få genoprettet tilliden til skattevæsenet

et skridt i den rigtige retning

det drejer sig for eksempel om håndtering af modregning ved transporter retsafgift og situationer hvor der er flere skyldnere der hæfter for samme fordring alt sammen små fornuftige tiltag tiltag som gør at vi får et lidt mere simpelt system så det også bliver lidt lettere fremadrettet

et lille skridt i den rigtige retning og vi kan selvfølgelig

som følge af at området ikke har været prioriteret over en lang periode i virkeligheden de sidste ti år

det her forslag som er et af

inddrive gæld fra folk der ikke betaler det de skylder

kvittere for at alle folketingets partier endnu en gang har valgt at tage ansvaret på sig og bakke op om de lovforslag på inddrivelsesområdet som vi har vedtaget de seneste to år jeg har jo for nylig holdt pressemøde om fremdriften i skatteforvaltningen hvor jeg præsenterede fremdriften på inddrivelsesområdet og appellerede til at der fortsat vil være politisk opbakning til at investere det der må være nødvendigt

i skatteområdet som jo sikrer indtægterne til finansieringen af

som sådan er stolt af det som liberal

krydset billionen i skatteindtægter altså tusind milliard kroner ind

er der nogle helt grundlæggende ting i vores skatteforvaltning som

andre skattevæsener for at sige det ligeud er dødmisundelige på på danmark men

skal løses og det gør vi her på gældsområdet

det er vigtigt at sørge for at vi kan inddrive gæld fra dem der skylder der er heldigvis god fremdrift det går fremad

er skatteforvaltningen nu begyndt at inddrive i det nye it system og er i gang med tilkoblingen af fordringshaverne det vil sige dem der ejer de gældsposter som folk skylder til det nye it system der er etableret en specialiseret styrelse gældsstyrelsen og vi kan også

at arbejdet allerede nu bærer frugt i to tusind og atten inddrev gældsstyrelsen syv

og det er det højeste tal i i nyere tid det lovforslag som vi

de foreslåede ændringer tager sigte på at forenkle og systemunderstøtte forældelsessorteringen i det nye inddrivelsessystem det har en række af

inde på og forslaget indeholder således yderligere forenklinger af reglerne for forældelse men

til formål at gøre digitaliseringen og administrationen

af områder såsom modregning retsafgifter og håndtering af flere skyldnere på én fordring mere smidig og

vil jeg sådan set sige tak

faldet der er flere der har sagt at områder man vil følge og det er der jo god mulighed for i i udvalgsbehandlingen frem mod anden og tredje behandling

er udsigt til lavere bevillinger og det

ikke være klogt at gøre så er det indtil videre et synspunkt der står for skatteministerens regning og ikke noget der

det andet spørgsmål er specifikt her på inddrivelsesområdet og hænger lidt sammen med det

det korrekt at det vil være sådan at man ikke kan nøjes med at have dobbelt drift til to tusind og en og tyve men at der er behov for at forlænge det og altså også

at man skal lave forældelsesafbrydelse også efter

i længere tid begge dele er jo håndterbart

det er alene en en beregningsteknisk fremskrivning af det nuværende bevillingsniveau og mit budskab som jeg deler med kollegerne i i den her regering

investere flere penge i skatteforvaltningen end det vi har investeret

det har den her regering gjort i de fire år jeg har været skatteminister og jeg tror ikke at nogen minister i den her regering inklusive min statsminister vil rive det

sidste fire år ned og derfor finder man

at det vil blive nødvendigt at have paralleldrift i

de været knap så interesseret i bevillinger til skattevæsenet

tage det sidste som et tilsagn om at venstre vil bakke det op med at have de her bevillinger der fylder skrænterne op skulle venstre

vi har haft ansvaret for skatteministeriet og jeg har hørt finansministeren i den her regering sige

det også den finansminister der har fundet pengene til

også tage ansvaret for fremtidens finansiering på os men hvad den præcise finansiering der er brug for er finder man først ud af når man skal forhandle finanslov for

det sommerferie og så kommer vi hurtigt om på den anden side og inden christiansborg starter

vi henne i oktober og hvis der skal laves nogle politiske aftaler

er gået så lang tid at folk måske er usikre på om deres job eksisterer efter nytår eller

sit kontors eller sin styrelses arbejde ud fra

tilkendegivelser eller fugle på taget i folketingssalen der skal der jo ligge en konkret bevilling bevilling som man kan bruge til at ansætte folk på

min opfattelse er at vi faktisk bliver nødt til at lave en politisk aftale

vores skatteforvaltnings budget minimum i

normale budgetlægningsproces frem mod at man skal fremlægge en finanslov

i august måned hvor man kan forholde sig til hvad der er brug for

og en og tyve finde pengene eller beslutte sig for

lige kan lade sig gøre og det vil heller ikke ændre noget for skatteforvaltningen at at det først bliver meldt ud

det andet ville give mere tryghed for medarbejderne

man må forvente fordi vi nu er i starten af april

at det som sådan set ligger i kortene er at den bevilling der er for

og tyve altså at skrænten så at sige vil blive fyldt op

jo regeringen der har taget pengene ud af det råderum der var

det her med hvad bevillingsniveauet til

skal være at man måske på et tidspunkt skal forholde sig til at det permanent skal være højere end det vi har regnet med

være højere så så risikerer man at det midlertidige bliver til et permanent højt niveau og det bliver man nødt til politisk at forholde sig til

nemlig hele vores europæiske samarbejde

jeg taler meget gerne om de store fordele der er ved den fri bevægelighed som

fri bevægelighed i form af de uacceptable forhold og ulovligheder der kan forekomme derfor er regeringen også optaget af at gøre noget ved det vi er dog optaget af hvad vi kan gøre ved det her og nu eller i hvert fald inden for

som at sparke en åben dør ind danskerne er mere overbeviste end nogen sinde før det skyldes nok især at storbritannien i øjeblikket er et

hvordan man som befolkning kan se hvad det vil komme til at betyde at stå uden for et forpligtende samarbejde og det er blevet synligt at

eu er et reelt fællesmarked

synlig dansk kommissær på konkurrenceområdet der blandt andet har givet de store techvirksomheder en række store bøder som de enkelte lande ikke ville

generelt er godt for den politiske debat det har folketinget jo også selv fået undersøgt folketinget fik således målt holdninger hos deltagerne i folketingets folkemøde for

før folkehøringen mente otte og tredive procent af deltagerne at danmark skal være med i eu uden eller med færre forbehold

og efter folkehøringen var antallet steget til ni og halvtreds procent så med andre er fakta en god ting når vi så kommer til spørgsmålet om en arbejdsmarkedsprotokol vil jeg derfor også gerne

afsæt i hvad der er fakta jeg mener at det er fakta at retten til fri bevægelighed og arbejdstagernes rettigheder er ligestillet det synes jeg der er belæg for at sige rent juridisk og her kan

så for at få lidt mere klarhed på bordet vil jeg også lægge ud med to eksempler som jeg synes illustrerer nogle udfordringer som det her beslutningsforslag rejser hvis region flandern i

udbud om byggeopgaver stiller krav om at arbejdstager på opgaven skal tale flydende flamsk af hensyn til arbejdssikkerheden vil de med en protokol kunne gøre det uden en proportionalitetsvurdering fordi hensynet til arbejdstagerbeskyttelse går forud for den fri bevægelighed er det sådan protokollen her skal forstås og hvis bystyret i dortmund i et udbud om digitalisering af dokumenter stiller krav om at leverandørernes arbejdstagere under arbejdet skal være omfattet af tyske opsigelsesregler de har nemlig tidligere haft kontrakt med et dansk firma og de synes

udøver unfair konkurrence med deres fleksible ansættelseskontrakter vil de med en protokol kunne stille et sådant krav spørgsmålstegn jeg forstår

sådan at de mener at det som flandern og dortmund her er taget til indtægt for skal de have lov til og jeg mener at det

aflive det indre marked men man kan jo tænke videre på alle mulige

hvor medlemsstaterne kan dække sig ind under at beskytte arbejdstagernes rettigheder og det vil jo også ramme danske virksomheder

i udlandet eu domstolens praksis som den især kendes på vareområdet har betydet at medlemsstaterne ikke kan lave alle mulige kreative krumspring for at begrænse frihandel i det indre marked samtidig har domstolens praksis betydet at når medlemsstaterne anfører et legitimt hensyn

kan de indføre egne foranstaltninger hvis de er proportionale det kræver selvfølgelig at der ikke er et direktiv eller en forordning der har harmoniseret det konkrete område så kan et eu land som udgangspunkt ikke stille

en forordning er udtryk for at eu lovgivningen har balanceret de forskellige hensyn så

det forpligter naturligvis med en protokol sætter man hele den her mekanisme ud af kraft

klarhed over hvad protokollen indebærer det synes jeg faktisk ikke er fuldstændig klart her forslag jeg forstår også

ønsker at man skal opstille værn mod løndumping

forslagsstillerne er inde på at forslaget blandt

at undgå at vi skal indføre mindsteløn

jo meget at forlange af de andre eu lande de øvrige eu lande skal tillade os at indføre

vi gerne vil have lov til at indføre regler om ligeløn for lige arbejde så kan de sige

frit for bortset fra det

ikke at ændre noget grundlæggende ved adgangen til det danske arbejdsmarked så selv hvis de andre lande gav os lov til det synes jeg ikke man skulle bruge det vi har nemlig stor gavn af de mange arbejdstagere der kommer

henvise til de besvarelser jeg har givet til sidst vil jeg sige at der er konkrete udfordringer der skal tages hånd om det kan ikke vente på traktatændringer der kan tage år og dag i øvrigt tror jeg ikke at en traktatændring ville hjælpe særlig meget vi kan jo regulere nok så meget men det hjælper jo ikke hvis smarte

kan omgå reglerne ved at lave konstruktioner som for

postkasseselskaber og lignende og hvis vi fremfører ønsket om en traktatændring tror jeg vi kommer til at åbne pandoras æske hvor de andre lande kan have ønsker der vil underminere vores danske arbejdsmarkedsmodel fordi vi hverken kan eller bør vente på en ændring af traktaten er det afgørende at vi sætter ind med håndhævelse og kontrol og det skal vi gøre på nationalt plan

på europæisk plan det vil jeg gerne fortsætte dialogen om i forbindelse med det udvalgsarbejde der jo nu kommer til at finde sted mellem første og anden behandling

uddybe mine synspunkter om retspraksis som jeg har redegjort for i de nylige svar til europaudvalget i bund og grund synes jeg at man bør få undersøgt det her område noget dybere

beslutningsforslag og det betyder også at

om for nogle år siden som blev behandlet her i salen men så kom man så tilbage på sporet

beskæftigelsesministeren har har læst det her forslag for beskæftigelsesministeren siger jo at det er uklart hvad det er

forslagsstillerne gerne vil det kan man ikke påstå at det er det er krystalklart hvad forslagsstillerne gerne vil vi vil gerne genetablere konfliktretten for

sådan set blevet tilsidesat i adskillige domme fra eu domstolen og det er det vi ikke vil finde os i

et problem i forhold til en standstillklausul omkring sociale ydelser som vi så har fået luget ud af det her

tænkt sig at stille op for at undgå

som jeg ikke mener er en korrekt henvisning det har jeg også redegjorde for i de svar der er givet til

synes jeg faktisk fortjener en større juridisk gennemgang generelt tror

kristensen berth plejer at være optaget af at man skal være enig om hvad rækkevidden af dommene er inden man lægger dem til grund i et beslutningsforslag

baggrund for retspraksis men derudover så mener jeg da at der er meget at gøre i forhold til en bedre national håndtering

af nogle af de udfordringer vi har jeg glæder mig da over at fh og

som for eksempel det her med region flandern og evnen til at tale flamsk

har beskæftigelsesministeren kendskab til danske overenskomster hvor der er stillet krav om at man skal tale dansk

konkret eksempel på en dansk overenskomst der stiller det krav

jo et spørgsmål hvis det kommer til konflikt om

er imod det her forslag for jeg mener at det hviler på en falsk præmis det

jeg har svaret i en lang række spørgsmål

flugter med indholdet af dommene derfor synes jeg

man bare lige hopper til konklusionen og så mener jeg sådan set at der er meget at gøre nationalt i forhold til at håndtere nogle af de udfordringer der findes i forhold til

og også det forslag som herre kenneth kristensen berth tidligere refererede til

hundrede og syv og tres hvor ministeren siger

at der ikke kan konfliktes for fuld overenskomst hvis overenskomsten for eksempel indeholder løfteparagraffer om lokal forhandling lavaldommen

den dom der erklærede svenske bygningsarbejderes konflikt for at få

svensk overenskomst for et byggearbejde for

ministeren har jo meget præcis beskrevet hvad problemet er

i danmark må føre en arbejdskamp over for en udenlandsk virksomhed for at få en fuld overenskomst hvis der for eksempel er løfteparagraffer om lokal forhandling i den overenskomst der kan nævnes mange andre ting alle lokale løndele

sorteret ud med den dom

så har jeg citeret ministerens konklusion på hvad konsekvensen er af den dom nemlig at den er at der

konfliktes for en fuld overenskomst hvis overenskomsten for eksempel indeholder løfteparagraffer om lokal forhandling

der heller ikke kan konfliktes for de lokale lønandele som man nu måtte have forhandlet sig til

det er rigtigt at der står at det følger af lavaldommen at der ikke kan konfliktes for fuld overenskomst hvis overenskomsten for eksempel indeholder løfteparagraf om lokal forhandling men hvad er det så der står mere

som det fremgår kan der opstilles tilstrækkelige værn mod løndumping et medlemsland kan selv definere sin mindsteløn og gøre den gældende hvis den er bindende og gennemsigtig så står der en lang række andre ting men jeg tror

det giver mest mening at diskutere lavaldommen

vi helt sikkert kan have gavn af under udvalgsbehandlingen at diskutere videre

men bare lige et enkelt spørgsmål til ministeren er ministeren enig med forslagsstilleren og for

at princippet om den fri bevægelighed både den der gælder tjenesteydelserne og arbejdskraften har forrang for respekten for lønmodtagernes grundlæggende rettigheder vilkår

og arbejdstagers rettigheder efter min opfattelse er ligestillede så jeg køber ikke den der præmis om at man som arbejdstager fuldstændig er uden

vi stort set hver evig eneste dag uanset om det er på metrobyggeriet eller om det er i padborg eller om det er alle mulige andre steder at der er en grundlæggende underminering af mange danske lønmodtageres grundlæggende arbejdsvilkår deres rettigheder og deres lønninger og jeg er enig med ministeren i at det at gå ind og tilrette traktaterne er en opgave der har meget lange udsigter men det at have den ambition at

gør det og vil arbejde for det skal jo ikke afholde os fra at mene det samtidig med

i forhold til traktaten for det kommer til at svække danmarks eu indflydelse det synes jeg man skal overveje

jeg tværtimod at der er brug for at have en mere nuanceret diskussion

er udfordringen jo at vi har haft svært ved at håndhæve lønniveauet i forhold til de mennesker der har arbejdet ind i danmark og hvilken karakter det har haft det kræver jo et bedre eu samarbejde men det kræver jo også at vi fra dansk side påtager os kan man sige en mere løsningsorienteret rolle det

nu kommet med et bud på som jeg synes fortjener politisk opmærksomhed fordi det jo netop er et godt svar potentielt på det problem

meget store tilhængere af eu projektet

store tilhængere af det indre marked men vi mener også grundlæggende og det mener jeg er hævet over enhver tvivl at der med alle de gevinster alle de fordele der er kommet af både den fri bevægelighed og det indre marked også har været en lang række meget store og desværre stadig uløste udfordringer

de fire friheder i særdeleshed princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed og tjenesteydelsernes frie bevægelighed har haft en tendens til ikke bare i danmark men i en lang række europæiske lande

lønninger arbejdsvilkår og rettigheder vi tror på at ideen om en social protokol

også refererer til i teksten nemlig det forslag der er fra den europæiske fagbevægelse som grundlæggende sidestiller princippet om på den ene side de fire friheder

lønmodtagernes grundlæggende rettigheder arbejdsvilkår og lønninger

er den rigtige vej at gå en del af refleksionen i socialdemokratiet oven på brexit og en lang række andre ting en refleksion vi også havde håbet på var dybere i medlemslandene det er ikke blevet til meget andet end en sejltur på floden i bratislava og en hvidbog fra juncker har handlet om at der ikke har været den respekt i en lang række lande

de kortest uddannedes og lavest lønnedes grundlæggende rettigheder og lønninger

stærkt dansk synspunkt at stå på at vi selvfølgelig skal have en tilretning af traktaterne sådan at de her principper er sidestillede

tidspunkt havde dansk folkeparti en udfordring med det de kalder jeg tror herre

formulerede det som en standstillklausul

så den udfordring ligesom vi heller ikke ser nogen udfordring i de formuleringer som dansk folkeparti nævner i dag

om at fri bevægelighed gud døde mig også er nødt til at være

at fremtidssikre hele det projekt

også på baggrund af ministerens udtalelser i dag tage videre i andenbehandlingen og

der står tilbage efter behandlingen af det her forslag er at vi gerne vil have grundlæggende ligestilling af princippet mellem på den ene side de fire friheder og på den anden side den grundlæggende

dag når der skulle blive åbnet op for traktatændringer

forskellige tiltag i morgen i morgen kunne vi jo

i modsætning til hvad den her regering har gjort øge kontrollen ude på rastepladserne vi kunne sikre at der var bedre midler til arbejdstilsynet som har

samarbejde mellem politiet arbejdstilsynet og skattemyndighederne når det handler om at være til stede ude på byggepladserne og for den sags skyld ude i villahaverne hvor

underbetalte lønmodtagere fra andre eu lande

også vil kvittere for at vi har gjort bredt i folketinget

hele tiden bliver tilrettet sådan at vi har en reel politik om at man skal have den samme løn for det samme arbejde det samme sted vi kan presse endnu hårdere på for at vejpakken bliver til noget og så videre men alt det skal jo ikke afholde os fra også at have en holdning til

vi kan gøre noget ved traktaterne sådan at det her eu projekt

med til at skabe en masse vækst en masse arbejdspladser og en masse fred for den sags skyld også er levedygtigt om fem og tyve og halvtreds og for den sags skyld endnu længere ude i fremtiden tak

deler det første al den der ros til eu

det ved herre peter hummelgaard thomsen også udmærket godt vi mener nok at der er et større problem med eu end socialdemokratiet gør men når det så er sagt er faktum jo at hvis det her forslag bliver vedtaget

ikke nogen grund til at diskutere udstationeringsdirektivet mere for

eksisterer udstationeringsdirektivet måske nok men det har ikke nogen retslig virkning

så har man jo ret til at konflikte mod virksomheder der kommer hertil og

som tilfældet er i metrobyggeriet tilbyder tres

arbejde som måske skulle aflønnes med mere end det dobbelte

hvis det skulle foregå efter dansk overenskomst jeg vil bare lige være helt sikker på at

vi kan regne med at socialdemokratiet når

reformer der har et meget meget længere sigte

hvad der lige kan lade sig gøre inden for det næste år eller for den sags skyld inden for de næste fem år og derfor synes jeg den her diskussion er vigtig

den peger jo i retning af hvordan man set med vores øjne vil forbedre

hvordan udstationeringsdirektivet kan gøres bedre

indstilling som vi kommer med her i dag er at vi grundlæggende bakker op om det her princip men at vi også tager lyttebøfferne med

og hvis der kan være enighed om at undersøge det her nærmere men med en samtidig erkendelse af hvad udfordringen er nemlig at de her principper ikke er sidestillet så er vi også villige til

indgå i beretningsdrøftelser eller andet

at lave en beretning jeg synes at en beretning er

skal til hvis man har et meget konkret

sammen gik imod regeringen i forhold til sommerhusene der synes jeg at en beretning gav mening for den forpligtede regeringen til at handle på

en bestemt måde men her er jeg nervøs ved udsigten til en beretning vil jeg godt sige

vi har behov for en klar stillingtagen og en klar beslutning her i folketingssalen der selvfølgelig også forpligter socialdemokratiet i tilfælde af at socialdemokratiet på et tidspunkt og det sker jo nok om ti tolv fjorten seksten atten år

diskussion om hvad der skal stå i social protokol og vi

tilbage med hver vores lillebitte fortolkning af

i et beslutningsforslag

at det dér står fuldstændig klart at hovedprincippet er at de fire friheder skal sidestilles

står handler jo ikke om en sidestilling af rettigheder det handler om at arbejdsretlige regler for det land hvor arbejdet udføres bør gælde uanset hvorfra arbejdstagerne kommer og det vil eksempelvis betyde den danske virksomhed der byder på en opgave i tyskland

de meget meget lange opsigelsesvarsler der eksempelvis er for virksomheder baseret i tyskland det kan socialdemokratiet da

har vi gjort i vores socialdemokratiske samarbejdsorganisation i de nordiske lande det har vi gjort sammen med vores tyske venner i spd vores svenske socialdemokratiske venner der sidder i regering i sverige østrigerne og

koalition som arbejder for den dag hvor den mulighed skulle byde sig at man kan få traktatændringer som grundlæggende sikrer at der er en respekt omkring lønninger arbejdsvilkår og grundlæggende rettigheder det betyder ikke

skal være muligt for andre landes virksomheder at byde

i så tilfælde at en sådan social protokol for alvor

som udstationeringsdirektivet ikke for alvor har sikret nemlig at man skal have

det der tales om er jo heller ikke en ligestilling mellem

de fire friheder og så arbejdstagerrettigheder det der står

at hvis eus fire friheder

kommer i konflikt skal faglige rettigheder og ikke mindst konfliktretten have forrang altså altid

kender jo også konflikter ulovlige hvis de eksempelvis strider mod

dansk lov altså det

vi stemte for det forslag der var til en social protokol

fair bevægelighed men det skal jo selvfølgelig ske på en ordentlig måde og det er sådan set også derfor vi hilser ministerens invitation til at tage drøftelserne videre

forslag om en social protokol

den øvrige opposition også gjorde og jeg er fuldstændig enig med ordføreren

ikke er nogen indholdsmæssig forskel mellem det forslag og så det forslag som

skal de faglige rettigheder have forrang det er sådan set det der er ordlyden i den europæiske fagbevægelses afsnit om det som også er citeret

ordføreren siger ja ja tak til ministerens forslag om at kigge på en beretning det kan man jo ikke sige nej til for hvis nogen fremlægger et forslag til en beretning

må vi jo kigge på det men jeg vil gerne være helt på det rene

er ordførerens intention i sådan et arbejde med en beretning er det

sige ja til en beretning hvis den udtrykker det

derfor synes vi egentlig at det kunne være relativt nemt at blive enig om nogle runde formuleringer i den retning hvis det er at det kommer til et spørgsmål om traktatændringer på et tidspunkt og at det så

at vi som folketing som udvalg bliver gjort klogere på hvad rækkevidden er af en række domme og hvordan de skal forstås og alt muligt andet jeg mener nu selv

og måske i særdeleshed tjenesteydelsernes fri bevægelighed ikke skal have forrang for de rettigheder

vi gjorde det men så kan man vel også tillade sig at konkludere at så er socialdemokratiets holdning at hvis man ikke kan få en beretning

grundlæggende vil stille danmark bedst og i den sammenhæng er vi selvfølgelig også villige til at

kompromis med andre partier og jeg tror også

hvis man eksempelvis kunne sikre at det nuværende regeringsparti er med på nogle af de her ting

jeg hørte statsministerens formulering anderledes men jeg kan tage fejl

regeringen skulle arbejde for at indføre en social protokol protokol til lissabontraktaten

jeg havde på fornemmelsen at socialdemokratiet igen igen havde skiftet holdning og derfor havde jeg så forberedt mig så godt som jeg nu kunne

sådan lidt underligt at et af folketingets jo mest eu kritiske partier nemlig enhedslisten foreslog mere eu regulering i form af en social protokol det var en opfattelse som jeg dengang delte med et andet af folketingets eu kritiske partier nemlig dansk folkeparti det var så ikke herre kenneth

selv der var i salen den dag det var hans kollega herre bent bøgsted men nu kender jeg jo efterhånden min gode kollega herre kenneth kristensen berth så godt at jeg faktisk kunne høre at det var hans ord der kom ud af

eller hans ghostspeaker herre kenneth kristensen berths

lad mig citere man skal være opmærksom på at hvis man først bevæger sig ind på det spor der hedder at man skal have en protokol til at håndtere et specifikt problem så kan man også risikere at en række andre interessenter ønsker diverse protokoller til at håndtere specifikke problemstillinger der er vigtigere for dem og dermed sætter man gang i en uheldig proces

se det var df dengang ikke interesseret i i dag behandler vi så alligevel et beslutningsforslag fra df der netop handler om at indføre en protokol til at håndtere et specifikt problem

jeg må så skrive mig bag øret at fremover skal jeg ikke bare have en rød og en grøn tale med

blå og en orange og en gul og en lyserød afhængigt af hvad jeg

få behov for afhængigt af hvor partierne nu står i eu politikken men som jeg har

og så ønsker forslagsstillerne fra dansk folkeparti også at vi får en markant

arbejdstagere fra de øvrige eu lande der kommer til danmark skal begrænses voldsomt for

jo det der ligger som den grundlæggende præmis

og vi risikerer altså at det samme kommer til at ske i danmark det antal arbejdstagere der er kommet til danmark fra de øvrige lande

entydigt positivt vi skovler penge ind i kassen danske virksomheder behøver ikke flage ud til andre lande men kan opretholde en produktion i danmark fordi de har

mindst østeuropæisk arbejdskraft i øvrigt det samme som virksomheder nu oplever i storbritannien at man er bekymret for om man fremover kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft

glidebane man har sat sig op på den risikerer at føre til noget som dansk folkeparti måske måtte ønske sig men som jeg ikke tror at hverken sf eller socialdemokratiet ønsker sig

andre skrøner forbundet til

hele det her område eksempelvis at de udenlandske arbejdstagere der kommer til danmark ikke er organiseret de er organiseret i stort set samme omfang som danske arbejdstagere

der ikke var regelbrud på det her område når der er regelbrud på alle andre områder det anerkender jeg men spørgsmålet er hvordan vi bekæmper regelbrud bekæmper vi regelbrud ved at komme med nye regler som man så kan bryde eller bekæmper vi regelbrud ved at gå efter dem der bryder de regler vi allerede har altså bedre kontrol højere straffe det er den slags der skal til for at få fat på de arbejdstagere der desværre ikke kan finde ud af

altså ikke på det faktum at der skal være enstemmighed blandt eu landene hvis vi skal have en traktatændring

jeg tror i øvrigt slet ikke engang at dansk folkeparti kan finde opbakning i sin nye gruppe

det er til stor gavn for danmark det er til stor gavn for virksomheder

og vi mener det er fuldstændig afgørende at den fri bevægelighed balanceres med hensynet til arbejdstagernes rettigheder der er vi enige

jeg skal bare lige sige for god ordens skyld hvis nogen skulle

handler jo i al sin enkelhed om at det våben

fagbevægelse altid har haft og som vi ved indmeldelsen i eu ef i sin tid blev lovet at

skal frigøres fra de overgreb som eu domstolen har foretaget sig det handler simpelt hen om at danske fagforeninger skal have den samme mulighed

at sikre at udenlandske arbejdere her i landet også når de er udstationeret af et

har nøjagtig de samme løn og ansættelsesvilkår som deres danske kollegaer det er det der er formålet det

hele essensen i forslaget om den her arbejdsmarkedsprotokol eller sociale protokol

ikke gerne forholde sig til at det jo er det det drejer sig om

mener er jo i virkeligheden og så kommer man med en grov karikatur en karikatur om at venstre ikke skulle ønske fair bevægelighed

tankespind oppe i herre finn sørensens hjerne det har ingen gang på jord venstre støtter konfliktretten eu har garanteret konfliktretten

overhovedet ikke til spørgsmålet om hvorvidt det

såkaldte referat af dommene som ikke har meget at

forhandlings og konfliktret i kraft af en af de domme som er blevet afsagt nemlig den såkaldte lavaldom det står højt og tydeligt i ministerens svar at en dansk fagforening

vil ordføreren erkende at der dermed er sket et indgreb i konfliktretten og at det forslag som dansk folkeparti har stillet og som enhedslisten tidligere har stillet vil sikre at den konfliktret kommer tilbage på den plads

ikke om danmark så skal de forhold

været beskrevet være gennemsigtige dem skal man kunne finde ud af det er sådan set ikke et særlig urimeligt krav at stille

arbejdsretten afsiger jo årligt talrige afgørelser

at eu domstolen i fremtiden afstår fra at regulere arbejdsretlige spørgsmål

det her det er at få eu domstolen ud af ligningen

sagde finansministeriet at der ville komme niogtredivetusind østarbejdere til danmark frem mod to tusind og tredive til dato er der kommet ethundrede og femogtyvetusindfemhundrede og otteogfirs det må siges at være noget af en ændring og sagen er jo

og femten procent på danske løn og arbejdsvilkår så herre jan e jørgensen

ikke være meget rimeligt hvis danske fagforeninger kunne

konflikte mod en virksomhed der ansætter

elleve timers dagligt arbejde seks

som blev stillet og så bare sådan

har vist sig ikke at holde stik man gik fra niogtredivetusind

ikke et problem det er en succes det viser at den danske økonomi går rigtig godt at der er brug for arbejdskraft når vi har kunnet tiltrække så mange arbejdstagere fra de øvrige europæiske lande samtidig med at vi har rekordlav arbejdsløshed i danmark

elleve timer om dagen og så videre jeg tror

den danske regerings indlæg i lavalsagen under punkt syv og halvfjerds i konklusionen skriver den danske regering på baggrund af ovenstående er det regeringens opfattelse at fællesskabet hverken direkte eller indirekte har kompetence til at regulere fagforeningers ret til at konflikte for at opnå overenskomst med en arbejdsgiver

regeringen se at komme ind i kampen og trykke på de grønne knapper

jeg gik helt i stå efter herre kenneth kristensen berth gjorde det samme som herre finn sørensen

skævvride det man har sagt hvornår har jeg sagt at det er en succes at danske lønmodtageres rettigheder blive undermineret

ikke sagt så lad nu være med at komme

indlede en konflikt

deres litauiske kollegaer kunne få en svensk overenskomst det underkendte eu domstolen

mulighederne for konflikt på arbejdsmarkedet

og det er det problem som den her arbejdsmarkedsprotokol skal løse

jeg kan jo høre på venstre at man ikke mener at

er en indskrænkning af konfliktretten derfor kunne jeg bare godt tænke mig at høre fra ordføreren hvis man ikke mener er et problem

svært ved at se at vi kan opnå andet i beretningen

ingen spørgsmålstegn ved konfliktretten og vigtigheden af konfliktretten overhovedet og eu anerkender konfliktretten men det som både eu og den danske arbejdsret

man skal konflikte inden for nogle rammer og i lavalsagen

var problemet at den litauiske arbejdsgiver ikke havde mulighed for

forholdsvis nemt gennemskueligt og enkelt at finde ud af

for vilkår han skulle leve op til

udfordringen vores statsminister har jo også været ude

åbne for muligheden for at man inden for brancher kan gennemføre en lovbefalet minimumsløn og

større gennemsigtighed vi er ikke i mål og har ikke fundet ud af hvordan det præcis

må være enig med mig i at hvis man kommer og skal byde

skal det være forholdsvis enkelt at finde ud af hvad vilkårene så er for de arbejdstagere der kommer men eu anerkender selvfølgelig at arbejdet skal foregå på overenskomstmæssige vilkår man skal ikke underbyde

eu blander sig virkeligheden er jo at vi har en dansk model på det danske arbejdsmarked hvor man har indgået overenskomster og kan konflikte for at kræve de overenskomster overholdt af virksomhederne sverige har en lignende model der findes ikke i andre eu lande

undtagelse af finland lignende modeller og det er jo ikke så kompliceret

litauisk firma skal tilpasse sig en svensk overenskomst når det har arbejde i sverige

bare det eu domstolen ikke anerkender og det er det der gør at vi har et problem derfor kunne

mig at høre fra venstre hvis ikke man mener at vi reelt har et problem

og beskæftigelsesministeren ønsker at købe sig selv tid for at undgå at komme i mindretal det

jo heller ikke rigtigt at eu ikke anerkender at når man arbejder i et andet land skal det

i store træk være på de vilkår der gælder i det pågældende land hvad enten det er folk der arbejder der fast eller det er udstationerede arbejdstagere

det skal være muligt for en arbejdsgiver at

gennemsigtigt som det som det burde være efter eu domstolens

at vi omsider kan få et flertal i det danske folketing der pålægger en dansk regering at arbejde for at vi sikrer

er tale om at eu angriber konfliktretten

ret besynderligt standpunkt at tage når man tænker på alt det postyr der var også i danmark efter at den såkaldte lavaldom blev afsagt i december måned to tusind og syv den rystede jo ikke bare fagbevægelsen men også

regering der følte sig foranlediget til at lave et betænkningsbidrag til hele domsforhandlingen der slog fast

konflikte for at udstationerede arbejdere fra litauen og andre eu lande skulle omfattes af en svensk overenskomst det er jo kernen i hele sagen og dommen gik ud på

accepteres af eu at udstationerede virksomheder bliver

dansk eller en svensk eller en hvilken som helst anden overenskomst i fuldt omfang det er jo det der er kernen

for der stod andet og mere end at det skulle være gennemskueligt for den udenlandske virksomhed hvad det egentlig var for krav der lå i overenskomsten

hvis det er problematisk for en svensk overenskomst

der stod nemlig at den liste der er over krav man må stille i udstationeringsdirektivet til udenlandske virksomheder

det blev gjort meget meget klart at man

stille krav der var mere vidtgående end dem som er beskrevet i udstationeringsdirektivet og hvad er det der står der det er at når vi taler om løn og ansættelsesvilkår

må man kun stille krav om mindsteløn og overtidsbetaling punktum alle de andre elementer der er

en dansk overenskomst lige fra lokale lønforhandlinger til pension og så videre

så er det jo at domstolen sanktionerer og muliggør løntrykkeri

løn der var beskrevet i den svenske bygningsarbejders overenskomst var en mindsteløn

mere behøver man ikke at vide for at kunne konkludere at eu domstolen

har foretaget et helt uacceptabelt indgreb i den danske

hvis der ikke var noget problem sådan som venstres ordfører og ministeren jo nærmest også siger hvorfor følte man sig så nødsaget til i danmark at lave en lovgivning

at når det drejede sig om de her udenlandske virksomheder så måtte de ikke stille krav om den fulde overenskomst så skulle det være en skrabet mindstelønsoverenskomst det er jo i sig selv en erkendelse af at der var noget helt galt så er der mange der forsøger at skabe en masse forvirring om hvad

her forslag går ud på altså at det skulle betyde mere eu regulering og hvad ved jeg det vil på det område vi taler om her betyde mindre eu regulering for det vil betyde at man accepterer landenes spilleregler for hvordan de griber hele arbejdsmarkedsspørgsmålet om løndannelsen an

er det jo fordi man er enig i grundtanken i eus regler om fri bevægelighed

overrule fagbevægelsens og de enkelte medlemslandes forsøg på at beskytte sig imod social dumping derfor

i det forslag som det hele bygger på nemlig forslaget fra den europæiske

er konsekvensen af det forslag som ligger fra dansk folkeparti det er hele den underliggende præmis

man ønsker at begrænse antallet af personer der kommer til danmark for at arbejde

så er blevet moderne at kalde fair bevægelighed det vil sige at når udlændinge arbejder her i landet

foregår det på danske løn og ansættelsesvilkår og det skal sikres med de redskaber som

at man vil ligestille faglige rettigheder med eus fire friheder

det er jo et interessant spørgsmål vi tager hul på her

nationale regulering af arbejdsmarkedet og de fire friheder

er jo noget der kan komme på kant med hinanden i det sydlige jylland hvor jeg bor fylder transporterhvervet rigtig meget og her noterer man med stor beklagelse at eu i de her år går i retning mod afliberalisering mindre bevægelsesfrihed for vejtransport hvis man er på min alder

man huske busrejser til italien med enormt mange kører ved grænseovergangene man passerede lastbiler der holdt og skulle inspiceres brennerpasset var et skrækeksempel det kunne man ikke undgå at bemærke så kom det indre marked og de her køer forsvandt ind til næsten ingenting og nu er det hele blevet mere besværligt igen tyskland har regler om mindsteløn og ikke noget offentligt it så derfor skal alle oplysningerne sendes til en telefax i køln og det påfører

besvær og danske virksomheder

den overenskomstmæssige løn som alle danske chauffører kører på ligger langt langt over den tyske mindsteløn men der kan man ikke få nogen lempelser ind østrig har fået nationale regler der er en skærpelse i forhold til tidligere frankrig har det og hvor italien er på vej hen er der nok ikke rigtig nogen der ved

jeg har en bekendt som er lastbilvognmand og han siger

lige før han skal have en anhænger med dokumentation med når man kører ned gennem

jeg synes sådan set at balancen er rimeligt i dag

og tekniske handelshindringer

det skal være muligt at insistere på at arbejdet kan udføres på regulerede vilkår og det kan man jo faktisk også regulere på i dag så der er efter min og vores opfattelse faktisk allerede en balance imellem de faglige rettigheder og de fire friheder

fantastisk dag hvor vi i danmark bare får får tingene

vi gerne vil have dem jeg tror ikke man må blive alt for skuffet hvis den dag ikke kommer det er jo klart at når alle eu lande skal blive enige om en traktat er det meget lidt sandsynligt at der nogen sinde vil komme en traktat som en enkelt part opfatter som

sådan er det også med lønmodtageres rettigheder nationale systemer og traditioner er forskellige organiseringsgraden er forskellig på forskellige nationale arbejdsmarkeder balancen mellem lovgivning og aftaleregulering af meget forskellig i de forskellige lande derfor synes jeg ikke at man kan sige at eu domstolen gennemtrumfer en bestemt model den laver nogle afvejninger mellem nogle forskellige hensyn og det gør den

en ny traktat jo også afspejle en hel masse kompromiser det bliver aldrig så helt perfekt som forslagsstillerne ønsker sig så vi synes at den arbejdsmarkedsprotokol som bliver skitseret går for vidt og derfor støtter vi ikke

japartiernes sådan retorik grænsekøer

ja jeg må sige at

mistrøstig over den nye linje som

liberal alliance har fået på eu området det er totalt venstreplagiat

men det må liberal alliance jo selv ligge og rode rundt med

helt almindelige danske lønmodtagere lider under det her

herre henrik dahls oprigtige mening at det er fair at arbejde for tre og tres kroner i timen elleve timer om dagen seks dage om ugen uden ret til løn og pension

men jeg kunne forestille mig at den udsprang af den måde som udstationeringsdirektivet

forekomme alle alle mulige grænsetilfælde men et nyt udstationeringsdirektiv er altså på en

og som jeg også sagde i min ordførertale

når man tænker på hvor mange lande der er medlemmer af eu at vi prøver at ramme

hel masse fornuftige balancer

og afvejninger uanset at der kan forekomme

og det synes jeg overhovedet ikke er attraktivt for danske lønmodtagere

det var en teknisk handelshindring at de svenske bygningsarbejdere stillede krav om at det her litauiske firma skulle omfattes af en normal svensk bygningsarbejderoverenskomst

det der var domstolens synspunkt der står i den her lavaldom at en af begrundelserne for at man dømte

var at hvis man krævede af et litauisk firma at de skulle aflønne deres ansatte på lige fod med svenske bygningsarbejdere

manglede transparens at det var fuldstændig umuligt

for eksempel en litauisk arbejdsgiver at finde ud af de vilkår man skulle forhandle på når der når der for eksempel ikke var nogen mindsteløn og så skulle man

store hele er en rigtig beskrivelse der er en fejl omkring

vikingdommen men skidt være med det det er jo hele præmissen for

hvis man gerne vil stå stå vagt omkring det princip som alle ellers hylder i hvert fald ved festlige lejligheder nemlig den frie forhandlingsret på arbejdsmarkedet som kun begrænses af arbejdsrettens afgørelser og ikke af eu rettens

repræsenterer nemlig at den svenske arbejdsmarkedsmodel var så ikketransparent at det var en form for handelshindring man kunne ikke opretholde det system

præcis det samme vi har i danmark den danske model bygger på

så spørgsmålet her er jo grundlæggende mener liberal alliance det var rigtigt

den danske model som en teknisk handelshindring

den danske model som jeg har hørt liberal alliance gøre

giver man jo eu domstolen lov til at

se hvorfor det skulle være et illegitimt synspunkt at man godt kan lave et system der er så indviklet at det i praksis forhindrer folk fra andre lande i at byde ind det er ikke et illegitimt synspunkt ved siden af

og skal underkendes det var den konklusion eu domstolen kom frem til og det er vi så nogle der er

og sikre helt grundlæggende rettigheder og lige vilkår for for lige arbejde

at høre fra liberal alliances ordfører liberal alliance er en del af regeringen hvad er det vi skal mødes om i en beretning

ikke se hvorfor det ikke skulle være muligt for parterne på det danske arbejdsmarked

det bliver lettere for lettiske

man jo ikke i tvivl specielt ikke når man læser alle de grundige bemærkninger det her er en udfordring af den fri bevægelighed det er en udfordring af hele tanken om en

vi skal have færre der benytter sig af den fri bevægelighed og arbejder her i landet end det handler om hvordan

vi skaber et rigtig godt europæisk arbejdsmarked og beskytter

det er selvfølgelig ikke en politik som som vi støtter op om jeg synes det

er ærgerligt at man fra dansk folkepartis side ikke bakker fuldt op om en social protokol men det er jo nok fordi man netop ønsker at afgrænse det så det ikke handler om sociale rettigheder det er jo fordi man ønsker at lave nogle regler der gør at man kan indeksere sociale ydelser så de skal være mindre for folk fra andre lande

der betaler deres skat og arbejder i danmark men tilfældigvis kommer fra tyskland fra holland eller fra italien og det er ikke en politik som vi støtter vi kan derfor ikke støtte

det her beslutningsforslag

at der på et tidspunkt snart er flertal i folketinget

arbejde aktivt for en social protokol som netop har fokus på at det her også handler om sociale rettigheder til eu

jo der er en forskel i hvad man kalder det om man kalder det en social protokol eller om man kalder det en arbejdsmarkedsprotokol

det her forslag tager jo lige nøjagtig

om det forslag enhedslisten har

og som alternativet støttede og klargjort at kernen

over det er et grundlag som domstolen så skal

stilling ud fra det er nøjagtig den samme kerne der er i det her forslag så jeg forstår simpelt hen ikke det skift der kommer her fra alternativets

at man ikke skal give sociale rettigheder til unionsborgere jeg kan henvise til bemærkningerne i forslaget hvor der står fuldstændig det samme så vi står lige præcis der

da vi diskuterede det rigtig gode forslag fra enhedslisten

på rettighederne til den enkelte arbejder også de sociale rettigheder når man kommer til et land og gør brug af den fri bevægelighed jeg ser

som skal udfordre den fri bevægelighed og begynde den politiske diskurs vi også så i storbritannien op til brexit hvor man satte fjendebilleder op over for folk

en social protokol som en udfordring af den fri bevægelighed så må jeg bare spørge ordføreren hvilke sociale rettigheder er der beskrevet i den sociale protokol jeg kan godt lige svare for at ordføreren kan forholde sig til problematikken der er ikke beskrevet nogen sociale rettigheder

for det er slet ikke det den

det er jo landenes rettigheder man vil beskytte

hvad det er man vil have at det her skal omhandle og ikke omhandle

selv var ordfører på enhedslistens ganske udmærkede forslag

det jeg godt kunne tænke mig at have fokus på selvfølgelig skal vi

se på hvordan vi kan udfordre

og ændre på de regler men at begynde at stemme for et forslag der specifikt vil begrænse netop det her der handler om sociale rettigheder

er formuleret på det er også derfor at det her forslag ikke er fuldstændig det samme forslag som vi debatterede sidst

bære at der var en risiko for at der blev etableret en standstill klausul i forhold til muligheden for

få indekseret en børnecheck bare for tage et konkret eksempel

det her forslag på en måde der sikrede at vi ikke endte der

noget muskelkraft hos fagbevægelsen så man kunne konflikte mod virksomheder som

sige ja det er også sådan at jeg læser det her forslag og det er derfor at vi ikke støtter det samtidig må jeg også bare sige at det som spørgeren netop slutter af med at det handler om nemlig at der skal komme færre

benytter sig af den frie bevægelighed til danmark

den løn man skal have i det land man arbejder i når man vælger at tage til et andet eu land og arbejde og være med til at styrke den del af det europæiske fællesskab som man gør

ansat i danmark så ville fidusen ved at hente folk fra rumænien eller bulgarien eller letland eller hvad ved jeg til danmark for at arbejde jo være

så kunne man ikke underbetale de pågældende det synes jeg er helt rimeligt og fair

vi undgår det der ræs mod bunden som jeg mener at et fælleseuropæisk arbejdsmarked er udtryk for altså at vi nærmer os rumænske tilstande det

nærmer sig danske men vi ender et sted hvor det er danske lønmodtagere det går ud over

kommer en franskmand en italiener en polak en græker

europæiske arbejdstageres rettigheder også på tværs af landegrænserne det burde være fokus

vi stod sammen alternativet og enhedslisten og heldigvis hele oppositionen om at kræve en social protokol nu har vi så et forslag som har den kosmetiske forskel at det hedder en arbejdsmarkedsprotokol men som indeholder præcis det samme nemlig en sikring af faglige rettigheder en sikring af konfliktretten og så vil alternativet ikke støtte det

med at arbejde på det danske arbejdsmarked hvis man kommer fra et andet land betaler sin skat og bor her

ikke det vi vil være med til det kan godt være at titlen på forsiden er det eneste som enhedslisten har bidt mærke i men jeg har altså læst alle de her siders bemærkninger

forslag om er en arbejdsmarkedsprotokol som sikrer faglige rettigheder og det det vi tager stilling til når vi sidder og trykker på knappen hverken den sociale protokol

enige om eller den her kosmetiske ændring de så kalder en arbejdsmarkedsprotokol forholder sig jo til om man har ret til velfærdsydelser det er en anden diskussion

det vigtige er jo om man har konfliktretten og dermed de faglige rettigheder

det undrer mig meget at alternativet ikke holder fast i holdningen fra debatten om den sociale protokol

der bliver tvunget til at arbejde for det her skal så også sidde og læse at det er vigtigt det bliver afgrænset så det ikke omhandler sociale rettigheder for unionsborgere det er eksempelvis en del af det og det er vi bare lodret uenige i hvis man arbejder i danmark

djævel i detaljen her i radikale venstre er vi det

har misset meget stærke tilhængere af det europæiske samarbejde i eu vi er også meget stærke tilhængere af hele det fundament som eu samarbejdet hviler på nemlig den frie bevægelighed langsomt

mange år vi har været medlem og også

det aftalt spillereglerne for den måde vi handler og agerer med hinanden på i eu det har været til meget stor gavn

regulere det så det bliver reelt

anarki og det europæiske arbejdsmarked der er udviklet her er en kæmpe bedrift

både for danmark og de øvrige eu medlemslande det

massive flaskehalsproblemer i danmark det har ført til en markant forbedring af levestandarden i central og østeuropa og i sydeuropa det har gjort eu langt mere konkurrencedygtigt på globalt plan og bliver kun vigtigere og vigtigere

der netop handler om at skabe endnu bedre og mere lige arbejdsvilkår bedre arbejdsmiljø og

konkurrence på arbejdsmarkedet

det europæiske arbejdsmarked er ikke en stoleleg det er det danske i øvrigt heller

hvor man skal skubbe hinanden væk for at sikre et sted at sidde det er måske snarere sådan en fodboldbane hvor vi skal sikre fælles regler for

social dumping

jo det samme i andre lande vi mener at europa i langt højere grad faktisk skal være et fyrtårn for fremtidens velfærdsmodel men det er ikke bare mit indtryk det har jeg jo fået bekræftet

bevægelighed og det er vi imod vi er

det her forslag sådan som ministeren også har skitseret og anskueliggjort det både i svar

indføre foranstaltninger netop for udenlandske tjenesteydere uden at eus institutioner så har mulighed for at kontrollere om de restriktioner er reelt

arbejdstagerne altså om de er proportionale og det er vigtigt

for os at man ikke pludselig kan

for at styrke arbejdstilsynet og stærkt imod den nedskæring der har været men det er jo en anden debat vi vil også gerne være med i en beretning om at vi skal have både fri og

hvis det kan lade sig gøre i indeholder nogle af radikale venstres ønsker til fremtidens eu vi ønsker feks at

store virksomheder vi ønsker at eus strukturfonde kan anvendes som sanktioneringsmiddel mod medlemsstater der ikke overholder de aftalte

vi ønsker sådan set også at en række arbejdstagerrettigheder på sigt lovfæstes

eus traktater vi ønsker fælleseuropæiske minimumsstandarder for arbejdstagerrettigheder vi ønsker fælleseuropæiske regler for piloter og lastbilchauffører og andre der arbejder transnationalt vi ønsker en europæisk børne og uddannelsesfond der netop skal sikre et markant uddannelsesløft og sikre at europas børn og unge ja alle europæere sådan set får den bedste start på livet men vi er imod at bekæmpe eller begrænse fri bevægelighed vi ser som sagt

og vi mener at det vil være til stor skade for danmark og for dansk økonomi

at begrænse den fri bevægelighed på den

tak for den klare udmelding fra

det er ikke et synspunkt vi deler og det kan dårligt komme bag på fru sofie carsten nielsen som taler utrolig meget om fordelene for dansk økonomi ved

fri bevægelighed jeg står med nogle tal her fra finansministeriet det er godt nok nogle tal der er fra to tusind og fjorten og to tusind og femten men der kan man faktisk se at hvis man kigger på østeuropæiske lønmodtagere som en gruppe for sig selv

at vi i danmark oplever at man kan aflønnes til tre og tres kroner i timen arbejde seks dage om ugen elleve timer om dagen er det noget

det radikale venstre går ind for

hvordan vil det radikale venstre så

dansk økonomi med syv en halv procent af bnp

grundlæggende del af de finanslove som dansk folkeparti også har været med til at vedtage over de seneste par år

grundlæggende fremskrivning at der skal et øget antal udenlandske arbejdstagere til på det danske arbejdsmarked for at de økonomiske prognoser kan holde det har jeg ikke set dansk folkeparti sætte spørgsmålstegn ved ved finanslovsforhandlingerne det er en meget grundlæggende del af dansk økonomi at det kan fortsætte

ellers kan vi simpelt hen ikke besætte de stillinger som virksomhederne

nogen til at tage fat på

skal selvfølgelig ske på ordentlige løn og arbejdsvilkår

ønsker et langt mere socialt ansvarligt

regler som vi allerede har bliver overtrådt derfor burde vi sætte langt mere af

sofie carsten nielsen i al sin enkelthed

at der etableres fælleseuropæiske minimumsstandarder for arbejdstagerrettigheder

arbejdsmarked som parterne regulerer og derfor har vi nogen minimumsløn på det danske

den sociale protokol som den europæiske fagbevægelse har stillet forslag om og som det hele bygger på og også

er jo at begrænse den fri bevægelighed for så vidt som den fri bevægelighed går ud over de faglige rettigheder

i de enkelte lande det er lige nøjagtig

det synspunkt har ordføreren åbenbart opgivet for

nu står ordføreren her og siger at de er modstandere af at begrænse den fri bevægelighed men hvis man kommer igennem med den sociale protokol

medføre en begrænsning af den fri bevægelighed på den måde at den fri bevægelighed ikke må

formodentlig er enig i at begrænse den fri bevægelighed

og at arbejdsmarkedet for så vidt egentlig er en stoleleg

det der undrer mig for vi har ikke ændret holdning er alle de andre

i dansk folkepartis

vi ønsker at forbedre de sociale rettigheder vi ønsker at udvikle eu på en måde så vi hæver niveauerne helt grundlæggende alle steder vi ønsker at det samarbejde udvikles vi ønsker ikke at

til danmark

kan afsondres fra resten af eu

at det billede ordføreren forsøger at tegne af vores politik

ikke er rigtigt enhedslisten har jo det klare synspunkt at fri bevægelighed

kunne gå ud over de faglige rettigheder

skal arbejde og enhedslisten har ikke nogen intention om at lukke grænsen eller noget i den stil og det ved ordføreren

bare det ved det at det forhindrer eu reglerne og det er det den her protokol giver os nogle redskaber til at modvirke derfor stemte det radikale venstre for vores forslag de var enige i begrundelsen nu er de åbenbart ikke

på hvordan man indretter sig i forhold til eu det vi måske deler det er jeg sikker på

for det var derfor vi diskuterede det glimrende forslag fra enhedslisten er at vi skal have højnet rettighedsniveauet i europa og vi skal også sikre at det sker på ordentlige løn og arbejdsvilkår i eu

det er her jeg simpelt hen ikke opfatter at enhedslisten

rumænske kollegaer og arbejde vi synes bare det er helt afgørende at fagbevægelsen har mulighed for at indlede en konflikt hvis der sker udnyttelse og underbetaling af nogle af kollegaerne på arbejdspladsen

det som fagbevægelsen bliver forhindret i når vi ser de her domme der

konflikte og kræve lige vilkår for lige arbejde

den underbetaling og udnyttelse vi ser rundtomkring på arbejdsmarkedet i danmark men reelt også i europa er jo med til at skabe splid mellem mennesker er med til at skabe had og kløfter og hvis vi skal undgå det skal vi sikre lige vilkår derfor derfor undrer det mig egentlig bare at de radikale

det der så i virkeligheden er en social protokol men som har fået den kosmetiske ændring at det hedder en arbejdsmarkedsprotokol hvorfor ikke holde fast i at forsvare konfliktretten som en helt grundlæggende del

og nu bevæger ordføreren sig jo helt væk fra det forslag som er

det er jo ikke enhedslistens forslag der ligger her

at fremme muligheden for bedre rettigheder

sådan læser vi det fuldstændig ligesom en række andre ordførere

for at kræve lige vilkår for lige arbejde

man en indskrænkning af konfliktretten og det er desværre den situation vi har i dag på baggrund af eu domstolens lavaldom og hvis vi skal gøre noget ved det

skal vi have en juridisk bindende protokol det er det som den europæiske fagbevægelse kræver det er det vi har kæmpet for og bakket op

konfliktretten fortjener at vi står sammen

vi gerne vil have etableret fælles europæiske minimumsstandarder for

have fælleseuropæiske regler for piloter for lastbilchauffører og andre der arbejder transnationalt så vi får sikret de niveauer så vi får sikret det

vi kan ikke sikre hele konfliktretten så længe eu domstolen tolker de nuværende eu traktater og det gældende udstationeringsdirektiv som de har gjort i forbindelse med lavaldommen viking

tolkningen af selve eu traktaterne med en ny social protokol eller arbejdsmarkedsprotokol som blandt andet

det europæiske lo har foreslået samtidig er det nødvendigt at vi får forbedret udstationeringsdirektivet på nogle afgørende punkter

siden udvidelsen af eu med de østeuropæiske lande har fagforeningerne i danmark haft fast arbejde udvidelsen af eu er jeg i øvrigt sikker på sådan på længere sigt vil blive en gevinst for os alle sammen både demokratisk og økonomisk men her og nu må vi sige at det også giver os en række udfordringer især når pengemænd fra østeuropa og kyniske danske mellemhandlere

igen vil jeg sige at udenlandske firmaer og lønarbejdere er velkomne i danmark men de har ikke så meget som et enkelt lillebitte hammerslag at gøre her hvis de ikke respekterer danske overenskomster og danske fagforeninger overholder arbejdsmiljølovgivningen og betaler moms og skat konkurrencen om jobs skal ske på fair og lige vilkår og ikke ved at se på hvem der hurtigt kan spænde livremmen ind er vi ikke vågne

kan man med god ret senere beskylde os for at have sovet i timen mens det danske arbejdsmarked blev sat på udsalg får vi ikke styr på det her område

konsekvenserne for hele samfundet på bare lidt længere sigt blive fuldstændig uoverskuelige erfaringerne fra tyskland og england viser risikoen ved ikke at tage fat på udfordringerne i tide

i de lande kan vi se at lønningerne er under pres og fagforeningerne på hælene

det er rigtig dejligt med sådan en røverkapitalisme men indsatsen i det pokerspil er altså selve den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på det her handler om

forsvare vores velfærdssamfund

for sf har det hele tiden været vigtigt at følge to spor i arbejdet dels et nationalt spor hvor vi retter lovgivningen til så vi her og nu så vidt muligt friholder det danske arbejdsmarked for konsekvenserne af eu domstolens urimelige afgørelser

dels i eu spor hvor vi får en social søjle der på sigt kan sikre at det europæiske arbejdsmarked bliver indrettet i respekt for nationale ordninger og traditioner

helt afgørende for sf at vi får en aftale på eu plan som ikke bagefter kan ændres af eu domstolen

at tæppet senere hen kan blive trukket væk under fagforeningernes ret til at konflikte for en overenskomst og at tæppet dermed bliver trukket væk under

som vi kender det der er en risiko for at vi åbner døren for social dumping hvor danskere konkurreres ud af deres egne jobs sådan en trojansk hest skal ikke lukkes indenfor

alligevel også sige når jeg nu flere gange under debatten i dag har hørt at det er som om vi ikke har en konfliktret

er forkert heldigvis har vi i danmark

tilpasset vores model til virkeligheden i eu hvor vi har bevaret konfliktretten

grund til at tale det her ned som om man ikke har ret til at konflikte heldigvis har vi det

er problemerne løst for der er nemlig flere forhold der skal være til stede samtidig med en arbejdsmarkeds eller social protokol nemlig et stabilt politisk flertal på alle niveauer fra folketing til regionsråd til byråd

at vi samtidig har en bomstærk fagbevægelse der er i stand til

kan jo svares kort ja eller nej til det

men når vi taler udstationerede virksomheder

jeg bare høre om ordføreren er enig i at domstolen har begrænset den

kunne få et flertal gennem en beretning eller gennem noget andet det

i forhold til hvorvidt man kan konflikte for en fuld overenskomst eller ej

det forbundet med mange myter jeg oplever det også ude i landet når jeg deltager i diskussioner op til europaparlamentsvalget

kan konflikte for en fuld overenskomst men jeg

den ordning vi har i dag anbefales af den danske fagbevægelse som nok er noget mere på omgangshøjde med behovet end man er

vi kan sige at

er nogle ting i overenskomsterne man ikke kan konflikte for men det er stadig væk langt mindre end den forskel der faktisk ligger inde i de danske overenskomster men som afspejles af den geografiske forskellighed

men så er det samme spørgsmål

stillede den socialdemokratiske ordfører

bekræftende at hvis man ikke kan blive enige om en beretning som er tilfredsstillende så vil socialdemokratiet støtte det her forslag er sf på

jeg synes bare det ville være et lidt træls sted at ende jeg synes det

vi kunne samle os om en beretning men hvis det ikke

vi har et problem i forhold til konfliktretten

lønarbejdere stærkere over for virksomhederne og derfor skal vi

starte med at sige tak til partierne for behandlingen af vores forslag om en arbejdsmarkedsprotokol til lissabontraktaten

glæder mig at der måske synes at tegne sig et flertal

forslaget jeg skal også

jeg er en lillebitte smule loren ved udsigten til en beretning

beslutningsforslag fra

standse kan man vel nærmest sige et

uhyre ked af det hvis det var sådan at

det her beslutningsforslag endte med at lide samme skæbne men vi vil i hvert fald forsøge

se om vi kan bruge det her konstruktivt og ikke deltage i sådan

ved behandlingen af b atten i sidste folketingsår som som vi jo stemte imod fordi forslaget indebar en de facto etablering af en stand still klausul for eu borgeres ret til sociale ydelser lovede vi at fremsætte et forslag

som vi mener var en del af b atten og det er så nærværende forslag som vi har behandlet her i

afgørende vigtigt at en arbejdsmarkedsprotokol til lissabontraktaten affattes på en måde så den dels slår fast at konfliktretten genetableres og at konfliktretten har fortrin frem for eus fire friheder

fastfryser eu borgeres rettigheder til at få adgang til danske sociale ydelser i to tusind og fire vurderede finansministeriet at der frem mod to tusind og tredive ville komme niogtredivetusind østarbejdere til danmark

og femogtyvetusindfemhundrede og otteogfirs østeuropæere i

sådan cirka fem hundrede og fire og fyrre procent

af hvor mange østeuropæere der er kommet til danmark tog partierne tilbage i to tusind og fire

de østeuropæiske landes tilslutning til eu har ført til massiv løndumping

arbejdsmarkedet og har gjort at sårbare danskere som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet har fået det endnu vanskeligere fordi de skal konkurrere med eu borgere med mere erfaring og lavere lønkrav det er i sagens natur uhensigtsmæssigt når dertil lægges at fagbevægelsen er blevet kastreret som følge af en række kendelser ved eu domstolen

endnu mere de forøges i sådan

her i folketinget fordi det bryder med princippet om at det er arbejdsmarkedets parter der forhandler sig til rette om løn og arbejdsforhold i vort land

tilstand som jeg tror der er bred opbakning til i folketinget og som er en af årsagerne til at konflikterne på arbejdsmarkedet i danmark har været anderledes beskedne end det har været tilfældet i andre lande men på grund af eus intervention i sociale ydelser og på arbejdsmarkedet

det understreger jo blot endnu en gang i hvor høj grad eu rent faktisk udfordrer den danske model det skal vi ikke passivt tolerere vi har behov for at slå ring om vores arbejdsmarkedsmodel og vi har behov for at fagbevægelsen er rustet til at forsvare den model indførelse af mindsteløn er ikke et godt svar på udfordringerne på arbejdsmarkedet indførelse af mindsteløn risikerer bare at starte et race mod bunden

som faktisk allerede er i gang i andre vesteuropæiske lande har vi set hvordan etableringen af

fælleseuropæisk arbejdsmarked har medført svag lønudvikling det ser vi blandt andet udtrykt i frankrig gennem protester fra de gule veste jo mere de europæiske arbejdsmarkeder integreres i hinanden desto mere vil løn og arbejdsvilkår tilpasse sig hinanden

par partier der er faldet fra nemlig det radikale venstre og alternativet

man vil men men jeg er ikke så ked af det hvis jeg skal være helt ærlig for det virker som om

og det at man ikke skal udfordre fremmede østeuropæere og andre eu borgeres adgang til

grad som et forhandlingsmandat til regeringen et forhandlingsmandat der binder regeringen til i det tilfælde at man selv eller andre rejser spørgsmålet om en arbejdsmarkedsprotokol en social protokol

en social eller arbejdsmarkedsretlig protokol og den må altså ikke affattes på en måde der indebærer at vi ikke

kan sørge for efterfølgende og det er vigtigt efterfølgende at regulere

dagpenge kontanthjælp og så videre

det der var problemet med det oprindelige forslag fra etuc

kunne man risikere at etablere sådan en stand still klausul og det har

i det her land må jeg blot minde om ankaraprotokollen som tilsyneladende har indført en stand still klausul i forhold til muligheden for tyrkiske lønmodtagere til at få familiesammenføring til danmark så vi ikke kan ændre reglerne ud over hvad tilfældet var

af nitten firserne det er uhensigtsmæssigt og man skal passe umådelig meget på de der stand still klausuler så med det her forslag mener vi

vi har udformet forhandlingsmandatet om man så må sige til regeringen på en måde der er hensigtsmæssigt fornuftig

som netop håndterer spørgsmålet om sociale

den konsekvens at de gældende eu regler om regulering af velfærdsydelser

fortsætter uændret og af de gældende eu regler følger

indflydelse på i hvilket omfang eller på hvilke betingelser de skal udbetales til

ordførerens formål er at sikre at danmark har mulighed for for eksempel selv at beslutte

skal vi have mulighed for at indeksere beløbet sådan

det svarer til den købekraft der er i det land

i østeuropæiske eller andre eu borgeres ret til at få del i danske sociale ydelser det ændrer det ikke

altså det gør heller ikke at vi ikke kan diskutere det efterfølgende og det var det som var meget afgørende for os

dansk folkeparti at vi ikke kom i en situation hvor vi ikke efterfølgende kunne

i det hele taget eu borgeres ret til sociale ydelser men det er klart er noget der skal foregå ved siden af vi skulle bare ikke låses fast i en situation hvor vi ikke kunne

ydelser og det er det som det her forslag

på hvordan vi skal regulere de ydelser og hvem der skal

en kendt sag måske for alle andre end nogle få partier herinde der ligesom vil

ordfører er det rigtigt forstået at så bliver det

endnu mere uforståeligt at

eu reglerne i forhold til regulering af velfærdsydelserne

ud fra en betragtning om at det radikale venstre og alternativet ønsker ønsker sådan en standstill klausul altså ønsker at at spørgsmålet om østeuropæiske og andre eu borgeres ret til

det må de jo selv redegøre for eventuelt ved andenbehandlingen

den væsentligste forskel på det forslag der ligger her og det forslag som de samme partier stemte ja til jeg betragter det her som en slags forhandlingsmandat til regeringen og det har bare været vigtigt for os at det var præcist udformet så man ikke kunne løbe af sted

da jeg læste beslutningsforslaget fra dansk folkeparti tænkte jeg uha det er da noget værre noget de skriver her om

og lavalsagen hvis vi tager viking

at de kollektive kampskridt udgjorde restriktioner for den frie bevægelighed og derfor måtte være at betragte som ulovlige men i svaret fra ministeren

det anføres således fejlagtigt altså i beslutningsforslaget at eu domstolen kendte konflikten

er en misvisende gengivelse af dommens resultat da dommen ikke tog stilling til om kampskridtene var i strid med eu retten

overlod det derimod til den nationale domstol at afgøre om de kollektive kampskridt var egnede til at beskytte arbejdstagerne og om de i givet fald var proportionale altså hvorfor skriver man noget

der modtager tre og tres kroner i timen arbejder elleve timer i døgnet seks dage om ugen uden ret til pension og ferie

lønmodtagerorganisationer der gør hvis vi nu ikke havde haft eu er der så en sandsynlighed for at der var blevet konflikterne i sådant et tilfælde ja det tror jeg sådan set nok så tror jeg sådan set at fagforeningen havde været på barrikaderne og sørget for at stoppe det svineri

det er svineri det er urimeligt og det er løntrykkeri og det er bare et problem der bliver større og større og større

danmark men generelt

vil lønningerne gå imod hinanden og det vil sige

i forhold til metroselskaberne men det er jo det de har så er det ikke korrekt at

der kommer ind på det danske arbejdsmarked via udstationeringsdirektivet optjener en løn som ikke er sammenlignelig med danskeres løn

via lavaldommen at det er i orden det er herre karsten hønge vel ikke uenig med mig i altså hvis herre karsten hønge er uenig med mig i det

ikke havde aktioneret ikke havde blokeret ikke havde lavet en konflikt men det har

det er jo 3f der har hæderen for faktisk netop gennem konflikt

at sørge for vel nok danmarkshistoriens største bod og

konfliktretten

sådan set bare at give fagbevægelsen de muskler tilbage som fagbevægelsen har haft det tror jeg ikke er

de østeuropæiske lande for eksempel ikke var blevet optaget i eu det er jo kontrafaktisk historieskrivning og den slags er det meget meget vanskeligt at begive sig ud i jeg kan bare konstatere og det er jeg ikke ene om

ganske almindelige danske lønmodtagere af at de er under pres

primært østeuropæiske lønmodtagere kommer til danmark og er villige til at arbejde for en lavere løn og under ringere vilkår end dem som generelt er gældende på det danske arbejdsmarked det kan man godt som partiet venstre være ligeglad med og sige

er under pres lønudviklingen i frankrig er under pres og så videre og så ved herre peter juel jensen hvis

peter juel jensen på noget tidspunkt har beskæftiget sig med økonomi det ved jeg herre peter juel jensen har jeg kender ikke herre peter juel jensens cv at det giver sig selv at hvis man laver et fælles europæisk arbejdsmarked

vil lønniveauerne tilpasse sig hinanden

så vil det lønniveau vi har i danmark

tilpasse sig det lønniveau man kender

at når man ser på balancen imellem arbejdskraftens fri bevægelighed og den

lønmodtagerne som hele metrosagen var som herre karsten hønge nævnede

det så en falliterklæring for balancen imellem lønmodtagerrettigheder og og den frie

der beslutter under hvilke omstændigheder man som fremmed lønmodtager kan komme til danmark og arbejde og hvilke vilkår vi skal byde folk for mig at se

er der en forskel mellem varer og mennesker mennesker er ikke varer jeg er fuldstændig helt og aldeles tilhænger af at varer kan bevæge sig frit rundt i europa men jeg er ikke tilhænger af og bliver heller aldrig tilhænger af at en rumæner kan komme til danmark arbejde for en ganske lav løn

danske velfærdsydelser som for eksempel børnecheck kan opretholde en livsstil som er meget høj i rumænsk sammenligning fordi det uanset hvordan man vender og drejer det ændrer

det herre henrik dahl

ikke bliver snydt ved at arbejde for tres kroner i timen i danmark

hvis man kigger sådan groft på det er

god løn for en rumæner men det er da ikke en ordentlig løn

ingen tvivl om at fagforeningen 3f har gjort en kæmpestor indsats for at køre

for at kræve en ordentlig betaling

til de her udenlandske kollegaer og det viser jo virkelig værdien af en rigtig fagforening men

egentlig fordi det undrede mig at ordføreren gav herre karsten hønge ret i at der skulle have været ført konflikter fra fagbevægelsens side

i form af blokader eller eller strejker

frataget nogle redskaber ved den indskrænkning af konfliktretten

i forhold til tidligere for at lave blokader og strejker for at kræve

for udenlandske kollegaer og dermed lige vilkår for

er jo det problem som vi desværre har

det er sådan set det der er essensen i det her beslutningsforslag så så hvis der ikke var noget problem

hæve dagpengesatsen med fem og tyve procent i de første to måneder med ledighed forhøjelsen skal omfatte personer der

halvere a kassekontingentet for dagpengemodtagere under fem og tyve år uden uddannelse

begrunder forslaget med at dagpengenes dækningsgrad er forringet at forsikringsperioden er forkortet og at der er risiko for at undergrave solidariteten i dagpengesystemet jeg synes det er på sin plads at starte med at slå fast at vi allerede i dag har et godt og trygt dagpengesystem med aftalen om et tryggere dagpengesystem har et bredt flertal i folketinget forbedret dagpengesystemet vi har skabt et dagpengesystem der sikrer ledige et økonomisk sikkerhedsnet og et tydeligt incitament til også

komme i arbejde aftalen bygger på de samlede anbefalinger fra dagpengekommissionen hvor arbejdsmarkedets parter jo også var repræsenteret dagpengekommissionen kom frem til at der i de seneste to årtier ikke er sket en væsentlig udhuling af dagpengene og dermed den økonomiske tryghed i dagpengesystemet når vi ser frem i tid er det korrekt at blandt andet skatteaftalen fra to tusind og tolv og den årlige mindre regulering af en lang række offentlige overførselsindkomster vil indebære at den økonomiske forskel mellem beskæftigelse og

regeringen mener vi grundlæggende det er fornuftigt at det kan betale sig at arbejde og det er nu engang fornuftigt at det bedre kan betale sig at arbejde end at gå ledig

det også aftaler som regeringen bakker helhjertet op

og som et bredt flertal i folketinget i øvrigt støtter op om

også gerne minde om at kompensationsgraden jo afhænger af hvor meget man tjener det siger sig selv kompensationsgraden for en person med en indkomst på knap toogtyvetusinde

de lavestlønnede der har mindst at gøre godt med kan fastholde en ydelse tæt på den tidligere indkomst jeg mener derfor at vi har et solidt økonomisk sikkerhedsnet under vores lønmodtagere og når fire ud af fem i dag er medlem af en a kasse vidner det jo i mine øjne om at vores dagpengesystem fortsat er attraktivt danske lønmodtagere har ikke vendt ryggen til dagpengesystemet solidariteten i systemet er derfor med andre ord stadig væk intakt

også gerne nævne at dagpengekommissionen i sit arbejde har set på mulighederne for at give ledige med en stærk beskæftigelseshistorik en højere sats i en midlertidig periode altså et forslag der minder lidt om det som sf har fremsat dagpengekommissionen pegede på at

den økonomiske dækning ved ledighed for de personer der er omfattet af ordningen men det vil også have en negativ incitamentsvirkning højere kompensationsgrad vil medføre at færre personer går fra ledighed til beskæftigelse og det vil også reducere den strukturelle beskæftigelse hvis man valgte at gennemføre et sådant forslag ville der være behov for at modvirke et fald i den strukturelle beskæftigelse med andre tiltag det var en af de væsentligste grunde til at dagpengekommissionen ikke foreslog en midlertidig højere dagpengesats for ledige med en stærk forudgående beskæftigelse

forslag forslaget vil konkret medføre et fald i

hundrede fuldtidspersoner det er ikke klogt og det

ikke klogt i den situation vi befinder os i på nuværende tidspunkt

den anden del af beslutningsforslaget går ud på at halvere a kassekontingentet for

unge under fem og tyve år uden uddannelse som får halveret deres sats efter seks og tyve ugers ledighed reglerne om satsnedsættelse for denne specifikke

af unge ledige har til formål at øge incitamentet til at

at reducere kontingentet for denne gruppe af unge overser at det er meget bureaukratisk og en svær løsning at administrere fordi kontingentet

op og nederst dertil kommer at det for mig at

et unødvendigt forslag på mange måder for allerede i dag er det faktisk en meget attraktiv forsikringsordning selv når de unge får en reduceret dagpengesats på ni tusind fire hundrede og tre og tredive kroner månedligt før skat et a kassemedlemskab koster i medlemsbidrag til staten knap fire tusind to hundrede

selv inklusive det

udgør det årlige kontingent ikke én måneds dagpenge hertil kommer at nedsættelsen af satsen ikke gælder for hele dagpengeperioden

ledighed så alt i alt er medlemskab af en a kasse fortsat en god forretning når man som ung er så uheldig at blive

vil jeg sige at regeringen ikke kan støtte forslaget her for det første

vi allerede har et trygt og godt dagpengesystem som fire ud af fem lønmodtagere støtter op om

årligt det er ikke bare et greb i lommen og for det tredje vil det påvirke beskæftigelsen i en meget negativ retning forslaget vil betyde at cirka

hundrede fuldtidspersoner vil være på dagpenge i stedet for i beskæftigelse og det er ikke en pris som regeringen synes man skal betale

betyde noget for hvor mange der søger arbejde frem for at gå ledige for mig er det stadig væk uforståeligt men det bliver da fuldstændig uforståeligt hvis ministeren mener at fordi

lidt højere dagpenge så skulle det betyde at folk lige pludselig ikke vil arbejde hvordan er

ting der slet ikke hænger sammen og hvis det virkelig var sådan hvordan er så ministerens holdning til de private forsikringer

breder sig udeomkring

skulle det jo også betyde at folk strømmer væk fra arbejdsmarkedet og over i arbejdsløshedskøen altså argumentationen hænger jo

så bliver det ligesom når blinde slås altså det her forslag er jeg

og der er jo en lang række beregningstekniske forudsætninger som er lagt ind

ikke nogen voodooberegning og derfor må man jo også sige at det som herre karsten hønge og sf græsser af her jo også

ikke det gav mening og jeg tror ikke man kan beskylde dagpengekommissionen for at lave voodooberegninger hvis vi nu er ude i den

være med at forsøge at bakke det op med en argumentation der bare ikke hænger sammen det andet spørgsmål til ministeren

skal være er der ikke en fairness i at sige at den forsikring man tegner ved at

fra det øjeblik dagpengene bliver halveret også halverede kontingentet så der blev en bedre sammenhæng mellem de to betaling henholdsvis den ydelse

få dagpenge i danmark

stor diskussion om hvorvidt hele dagpengesystemet ville styrte i grus det

vores dagpengesystem er godt og sikkert og dermed også holder et godt sikkerhedsnet under de mennesker som måtte være i den ulykkelige situation at blive ledige og derfor synes jeg ikke der er nogen grund til

så det er måske min aldrende hørelse der ikke rigtig kan følge med så jeg skal bare lige

huske hvor langt ministeren gik tilbage men hvis vi går tilbage til midten af

at have noget korttidshukommelse i forhold til hvad det egentlig var ministeren selv sagde i sin ordførertale det var bare det jeg gerne ville have opklaret altså jeg hørte det som

med dagpengenes dækningsgrad frem til i dag det er rigtigt

men bagud er der åbenbart ikke noget problem eller også har jeg hørt

uden at man bagefter kan dokumentere det derfor tror jeg vil lade min ordførertale som jo ikke er

af noget kan man sige opfølgende materiale så

jeg kan i hvert fald ikke og det kan vi heller ikke i socialdemokratiet så jeg er meget enig i at det er bekymrende at flere måske melder sig ud af dagpengesystemet og at færre synes det er interessant at forsikre sig i det her

derfor er jeg også enig i at systemet skal styrkes og

hvert fald ikke forringes for det er klart at den daværende borgerlige regering i to tusind og ti

gik for vidt sammen med dansk folkeparti i forhold til

forringe det her dagpengesystem her skabte man jo netop et dagpengesystem som

på mange måder ikke trygt nok i forhold til at beholde et godt og stærkt og solidarisk system det fik vi så heldigvis ændret i to tusind og femten hvor arbejdsmarkedets parter satte sig sammen og lavede

hvor man jo så også lavede et politisk forlig mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet hvor vi blev enige om næsten

følge det forslag en til en det gjorde at færre ville falde ud af det her dagpengesystem at flere ville kunne beholde dagpengene og nemmere optjene til en ny dagpengeperiode og skabte et mere trygt og fremtidssikret dagpengesystem sammenlignet med det fra to tusind og ti det var et godt arbejde af arbejdsmarkedets parter på det tidspunkt og

det skal man også vi kan altid gøre det

og vi kan altid sikre et godt eller bedre dagpengesystem og derfor mener jeg også at vi skal have tid til at evaluere det system vi skabte som jo ikke var et helt lille system men et meget

at oprette et permanent arbejdsmarkedsråd hvis vi kommer til

parter kan være med til at foretage løbende justeringer af arbejdsmarkedspolitikken komme med forslag til den og diskutere de forbedringer eller løsninger de vil pege på her vil det

oplagt at diskutere en styrkelse af den danske model model med dem og en styrkelse af vores flexicuritymodel som jeg også ved at de har masser af gode bud på

netop altid er at styrke og fremtidssikre den

parter jo som jeg sagde før en ret vigtig faktor i dette arbejde så vi bakker sådan set op om sfs intentioner med forslaget og mener at vi altid skal have intentioner om at bevare og forbedre den danske flexicuritymodel

af de årsager jeg har fortalt

er det jo netop et udtryk for at dagpengene har for dårlig dækningsgrad i dag de fungerer

så er det ikke mere end noget andet

bevis på eller et opråb om at vi bliver nødt til at tilpasse dagpengene mere til den virkelighed som

tegne private forsikringer for hvad er perspektivet på lidt længere sigt for vores a kassesystem hvis vi ender med en privatisering af noget der burde være en

fagbevægelsen jo også tog den her debat op

andre steder det anerkender jeg det jeg bare siger

det der var vigtigt for os dengang og det der var vigtigt for fagbevægelsen dengang i femten

skabe et trygt dagpengesystem

så meget som de nu kan

en holdning til den her privatisering af en

for vores samfund og for fællesskabet og så tænkte

selvfølgelig også holde fast i

omkring otte hundrede million kroner det skal der som regel lidt

forhandlinger til det jeg forsøger med min tale her er sådan set bare at anerkende og egentlig rose sf for at tage den her problemstilling op for den er vigtig men på grund af de ting jeg sagde så kan vi bare ikke støtte det nu fordi det også er vigtigt at holde fast i det vi netop sikrede i to tusind og femten nemlig et mere trygt dagpengesystem

er det fordi man føler at det må man ikke fordi man er med i en forligskreds er det det der blokerer eller har ordføreren en opfattelse af at hvis socialdemokratiet ville støtte forslaget kunne de godt gøre det uden at om

var at det vi netop vil når vi snakker det her dagpengesystem er

hvis vi skal kigge på sådan nogle ting som det her og

og der kan vi også diskutere de her ting det var det jeg sagde og det er også

holde fast i det der blev aftalt i to tusind og femten det er derfor man ikke kan støtte det det må jo betyde at det er fordi man er med i et forlig om nogle ændringer i dagpengesystemet der gør

forslag til forbedringer af dagpengesystemet

de viste da de kom med det forslag til

jeg synes egentlig at

to måneder kan få en fem og tyve procent højere dagpengesats hvis man har været i beskæftigelse i

og at man hvis man er under fem og tyve år får halveret

andre ting

få frit medlemskab af en a kasse eller

som sådan synes jeg

sympatisk og det kunne

der skulle ses på men når man så kigger på finansieringen

med i den aftale om

den grund kan vi ikke støtte

vi ikke kan klare med et beslutningsforslag

finanslovsforhandling med en kommende regering

lidt vanskeligt

vi vil ikke afvise at vi kan være med til

og vi mener at det er noget der burde tages op i en finanslovsforhandling eller i hvert fald i forhandlinger med en regering om

fornuftig løsning så vi afviser ikke på den måde

det er et ønske fra sf om at vise at vi faktisk kan anvise en finansiering men

bent bøgsted lige sætte et par ord på på det der argument som som ministeren bruger

laver en lille forbedring i to måneder skulle

vandrer fra beskæftigelse over i arbejdsløshed

herunder også at hvis det virkelig var rigtigt hvad skulle

så skulle de også medføre den her march men anerkender herre bent bøgsted

den der sammenhæng som ministeren forsøger

skulle være på grund af de der fem og tyve procent ekstra

vi skal lige huske på at med den indsats som vi laver

omfattet af den indsats som a kasserne

hjælpe deres medlemmer i job så alene det

jeg synes jo at det er noget af det rigtig fornuftige i

når vi skal forbedre vilkårene for arbejdsløse mennesker der jo sådan per definition generelt set i hvert fald ikke har ret mange penge

lægge den byrde på de bredeste skuldre i det her tilfælde ved

det er da en fornuftig ting er det sådan et princip hos dansk folkeparti at

jeg mener at det skal findes i forbindelse

ting det ene er om ordføreren sådan rent holdningsmæssigt synes

pengene på den måde som det bliver foreslået her altså finansiere det ved den arveafgift

hvilken anden finansiering ville ordføreren så

forvente at ordføreren går tilbage til ledelsen og siger at det skal man skal man finansiere og finde pengene til i fremtiden er det det vi hører ordføreren

fornuftigt at drøfte det med arbejdsmarkedets parter vi ved jo at der har været en en ret stor debat om at dækningsgraden af dagpengene

det det synes jeg vil være meget fornuftigt men

sf så måske skulle tage det op i forbindelse med en finanslovsforhandling måske hvis det er herre leif lahn jensen der sidder ved bordenden man ved

fulde dagpenge og nu med det samme kontingent får man halve dagpenge ud fra en almindelig fairnessbetragtning vil det så ikke være rimeligt

man kan få i dagpenge dagpengemaks kalder vi det sådan i daglig tale

dagpengenes dækningsgrad og hvad der kan gøres for at forbedre vilkårene

b atten om at forbedre dagpengenes dækningsgrad og i den forbindelse

da vi henviste til los tal for hvor drastisk

er nemlig med noget der svarer til tredivetusind kroner om året siden midten af nitten halvfemserne

alle de tilstedeværende for de mange procentregninger og ting og sager men det er hvis man beregner det der hedder bruttokompensationsgraden for dagpenge som jo nu er faldet til fire og halvtreds procent for en lo arbejder med kurs nedad

jeg vil også gerne takke dansk folkepartis ordfører for at han bekræftede at den her diskussion om dagpengesatserne

forligsbundet det vil sige at de partier der er med i det her dagpengeforlig

uden at blive beskyldt for forligsbrud kan støtte forslag der handler om at forbedre satserne

det håber vi så at socialdemokratiet vil

form for forskelsbehandling i dagpengesystemet nemlig at man for det samme kontingent risikerer at få en

dækning afhængigt af hvor lang tid man er ledig idet forslaget jo bygger på i de to første måneder kommer

en ganske pæn forhøjelse

til det nuværende niveau det tror jeg vil give nogle diskussioner indbyrdes blandt dagpengemodtagerne om hvorfor man skal have en sådan forskelsbehandling men det vil selvfølgelig være en forbedring for dem der kun er ledige i to måneder det må man sige og selvfølgelig også for dem der er ledige længere for så har de dog trods alt fået det

måneder men en eller anden

modsætning er der her som jeg gerne vil høre ordførerens bemærkninger om det er der jo også når vi kommer ned til forslaget om at man

kassekontingent med den begrundelse at de kun får det halve i dagpengesats

dagpengemodtagere under fem og tyve år der betaler det samme i kontingent som dem der er over

have en dårligere dagpengesats det var vel bedre at vende det den vej rundt så jeg tror faktisk at enhedslisten vil stille et ændringsforslag til forslaget hvad det her punkt angår og det håber jeg så ordføreren

positivt på angående finansieringen

og fint og nødvendigt selvfølgelig at man kommer med en finansiering af et forslag der jo ikke er helt gratis

så skal det selvfølgelig finansieres når det lægges frem i salen og det er også det der gør at jeg ikke forstår alle de

er bundet af en bestemt aftale der gør at lige nu kan man ikke støtte den finansiering men ellers synes jeg da ikke der kan være nogen indholdsmæssige argumenter mod det andet end en politisk holdning

at arbejdsløse kan få en bedre dagpengedækning

og enhedslisten står på den samme side

bare lige vil spørge herre finn sørensen om er den her bekymring jeg kan forstå der er

at det vil stille mennesker forskelligt

allerede i dag vi har dimittendsatser og vi har også

det leder mig frem til jamen er det ikke det der er virkeligheden i dag

dem der har chancen for det tegner private forsikringer så i dag er der jo den her ulighed blandt medlemmerne af a kasserne fordi nogle er medlemmer af forbund hvor

end andre så det her skal også ses som et forsøg på at

bekymring lige på det her punkt også at jeg jo

karsten hønge er bekendt med vi har begge to færdedes i de faglige kredse i mange år at der er en del af fagbevægelsen der har den opfattelse at man

dagpengesatsen i den første tid

er ledige på bekostning af at den så bliver sat ned

passerer en eller anden grænse

vil gælde efter de to måneder men at i de to første måneder får

fem og tyve procent mere så jeg ved godt

for en diskussion som jeg ellers opfattede var blevet lukket

redegjorde for her på talerstolen

det dagpengesystem vi har er et grundlæggende godt dagpengesystem

vi ser i hvert fald ikke nogen grund til

i en tid hvor der er mangel på arbejdskraft

hæver dagpengesatsen for nogle hvilket ville betyde at

hundrede ifølge beregningerne ville træde ud af arbejdsmarkedet det er som arbejdsmarkedet har brug for og det er nok ikke nogen overraskelse at liberal alliance naturligvis ikke vil støtte initiativer som hæver overførselsindkomstniveauet i danmark i

finansieringen er det nok heller ikke nogen overraskelse at vi ikke støtter den del men

liberal alliance ikke støtte

balancen imellem at man skal kunne leve og forsørge sig selv i den periode man er ledig

er vigtig for os så liberal alliance støtter

i øvrigt er en god beskæftigelse og hvor

alligevel bliver fanget i en midlertidig ledighed

det at man øger dagpengene

betyde at folk pludselig ikke arbejder hvor er det lige at det

tro man kan have på at de mennesker opfører sig på den måde når der er jobs derude

ret høje selv om man hæver dem med fem og tyve

hvis man har to måneder på et højere niveau liggende

vil man have bedre tid til at takke nej til de jobtilbud der kommer ind fordi man har et bedre økonomisk fundament og derfor vil man være mere kræsen

at at folk vil

om måneden er det virkelig så fantastisk når man ellers kommer fra et fuldtidsarbejde

gider at arbejde mere det giver jo ingen mening men måske kan vi nå hinanden på et andet punkt

liberal alliance alligevel sådan

snusfornuft hvad er meningen med at man siger til mennesker

fairness her og sige okay du får mindre i dagpenge vi halvere det

vi forkortede dagpengeperioden fra fire år

og hvis man forkortede dagpengeperioden igen ville det formentlig have samme effekt økonomiske incitamenter virker i forhold

og så synes vi jo at det er helt fair liberal alliances forslag er jo at der slet

at a kassekontingentet for personer under fem og tyve år halveres hvis deres dagpengesats halveres og der er jo anvist en udmærket finansiering her også som endda

lang række opgaver en lang række sager der trænger sig på vi håber på at kunne lave et uddannelsesløft og vi håber at kunne sætte fut i den grønne omstilling vi vil ikke i den situation prioritere otte hundrede og

million kroner til det formål der ligger i beslutningsforslaget her fra sf jeg finder dækningsgraden for de lavere indkomster tilfredsstillende

får man halvfems procent af sin løn i dagpengedækning det synes vi er tilfredsstillende så alt i alt

dagpengesatsen og reducere kontingentet for unge og det kan vi i det konservative folkeparti ikke bakke op om vi har allerede i dag

rigtig godt dagpengesystem som vi

og når det handler om tryghed

om et tryggere dagpengesystem som vi har indgået på baggrund af dagpengekommissionens anbefalinger

er vi glade for aftalen fordi vi mener at der er fundet en god balance mellem tryghed og den nødvendige

vi ser jo også nu at der faktisk er langt færre som opbruger deres dagpengeret og samtidig er fire ud af fem medlem af en a kasse det allervigtigste

er jo at vi sikrer at vores virksomheder skaber job det er den allermest effektive måde at hjælpe folk

og danske virksomheder skaber tusindvis af job i øjeblikket mangler de hænder det sidste arbejdsmarkedet har brug for i øjeblikket

er højere overførselsindkomster som vil være med til at reducere arbejdsudbuddet og øge det store pres der er på arbejdsmarkedet i forvejen så derfor kan det konservative folkeparti ikke støtte beslutningsforslaget

ikke påstå at det her forslag er den eneste rigtige måde at gribe tingene an på sf har jo også tidligere stemt for et forslag fra enhedslisten om en generel højere sats men det fandt jo ikke flertal i folketinget sfs forslag om at hæve dagpengene med fem og tyve procent i de første to måneder af ledigheden tager den værste frygt for fyresedlen og bliver en ret

har været i beskæftigelse i de sidste fire ud af fem år unge under fem og tyve år får halveret dagpengene efter

seks og tyve ugers ledighed i sf

bare vores synes jeg da selv snusfornuft og retfærdighedssans og foreslår at kontingentet også halveres

langsomt bliver det bærende bjælkelag for arbejdsmarkedet ædt op af råd og svamp og vi skal handle før det braser sammen

at socialdemokraterne solgte sig så billigt i forbindelse med reformen i to tusind og femten og nu åbenbart føler sig så hårdt bundet til masten på højrefløjens skib at man end ikke kan gå ind og sige at man vil være med til at forbedre

begrænset område jeg tror det er nødvendigt at vi bygger

det er forudsætningen for fleksibiliteten og dynamikken på arbejdsmarkedet

dagpengene er blevet tyve procent mindre værd i løbet af de sidste tyve år i nitten fem og halvfems var understøttelsen

en og tres procent af en faglærts løn mens mens den nu dækker ni og fyrre procent af det økonomiske tab ved at miste sit job udsigten er så ovenikøbet en yderligere udhuling udhuling af dagpengenes købekraft i årene fremover men der er altså grænser for hvor mange hår man kan flå ud af hovedet på en skaldet hvorfor skal folk blive ved med at betale til en forsikring når vilkårene forringes

vil fagbevægelsen i stedet forsvare sine medlemmer ved at forhandle lange opsigelsesfrister hjem vi risikerer derudover at færre vil melde sig ind og at private forsikringsordninger vil vokse og resultatet bliver et stift arbejdsmarkedet og større ulighed vi kalder jo vores system flexicurity altså fleksibilitet og tryghed i et ord men ordet burde egentlig sammensættes omvendt sådan at security kom først

jo sådan det virker det er trygheden der giver fleksibiliteten og mens omverdenen ser beundrende på danmark og vores dynamiske arbejdsmarked

vi selv ved at skære det ud i skiver

for det er det der giver dynamik og fleksibilitet og det er lige her vi henter finansieringen til

at visse partier selv om de ikke er bundet

udmærket forslag mit spørgsmål til ordføreren er for at følge lidt op på min ordførertale i forhold til dagpengene til de unge under fem og tyve år jeg jeg vil bare høre hvordan ordføreren vil se på det hvis enhedslisten

i fællesskab om at vi går den anden vej for at sikre ligestilling

betaler det samme i kontingent som alle mulige andre dagpengeforsikrede og så skal de også have den samme ydelse

som til gengæld vil betyde rigtig meget i forhold til frygten for at få en fyreseddel

almindelig snusfornuft en fairness ved at sige at hvis man halverer dagpengesatsen også halvere kontingentet men jeg er i øvrigt enig med herre finn sørensen i at den rigtige vej at gå

at det ville der ikke være den mindste chance for at komme igennem med hvorimod jeg tænkte at

borgerlig snusfornuft en borgerlig form for fairness at hvis de nu ville have den halve dagpengesats

den pris man betaler så det var alene et taktisk forsøg på at se om vi ikke kunne hjælpe lidt men ellers vil jeg da give herre finn sørensen ret i at den rigtige vej at gå

det er jo ikke meget positiv respons der er kommet fra den side af salen

og det kan vel så få os til at konkludere at den borgerlige snusfornuft

tolv måneder afklaringsgarantien betyder ifølge forslaget at kommunerne inden for tolv måneder og i særlige tilfælde højst fire og tyve måneder

om borgerne skal visiteres til ordinær beskæftigelse uddannelse revalidering ressourceforløb

handler forslaget i bund og grund om hvordan vi forhindrer at

det er en sympatisk dagsorden som jeg selv og regeringen er stærkt optaget af og som vi jo også har brugt utallige møder og samråd på at diskutere jeg er på mange måder helt enig

i at det er et stort svigt over for de mange mennesker der har været parkeret på kontanthjælp år efter år der skylder vi selvfølgelig også at gøre en indsats for dem men jeg vil også gerne starte med sige at

at den her såkaldte afklaringsgaranti

er løsningen vi risikerer at det bliver endnu et proceskrav der låser kommunernes indsats for borgerne og vi risikerer jo i bund og grund også at smide gode penge efter noget som ikke kommer til at gøre en reel forskel

redegøre for hvad der overhovedet ligger i at

på plads først vil jeg minde om at når vi taler om

nogle borgere har meget sammensatte problemer og det er heller ikke sådan at

situation er statisk den kan forandres og den kan forandres over tid når en borger henvender sig til kommunen første gang og søger om kontanthjælp bliver der hurtigt truffet en afgørelse om hvorvidt borgeren har ret til forsørgelse det er selvfølgelig helt afgørende at kommunen hurtigt tager stilling så borgeren har

når der er tale om borgere som har andre problemer end ledighed er det også kommunen der skal tage stilling til hvilke indsatser der skal sættes i værk det sker på grundlag af en individuel vurdering af borgerens konkrete udfordringer

også krav om at kommunerne skal foretage en løbende opfølgning i sagerne netop for at sikre at borgerne ikke bare bliver overladt til sig selv for borgere med varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen skal kommunen altid vurdere om borgerne er i målgruppen for ressourceforløb

en tom afgørelse som betyder at borgeren fortsat skal modtage kontanthjælp

i den sammenhæng kan indførelse af et proceskrav i virkeligheden føre til en længere sagsbehandling idet der skal træffes en yderligere afgørelse på et tidspunkt hvor sagen ikke er klar

en anden grund til at jeg ikke er tilhænger af en afklaringsgaranti er at det er endnu et nyt proceskrav

aktiv beskæftigelsesindsats som jo skal være med til at forenkle proceskravene

set stadig varm tilhænger af selv om det er nogle få dage siden vi havde førstebehandlingen derfor er min grundlæggende holdning at nye stive proceskrav til kommunernes arbejde med

at vi i højere grad holder kommunerne ansvarlige for hvordan udviklingen er

kan de jo i yderste konsekvens blive sat under administration derfor har jeg også gjort det tydeligt at jeg ikke vil acceptere at borgere bliver overladt til sig selv så skal vi jo netop udnytte den aftale som vi har indgået med hinanden og så skal hammeren om man så må sige falde

til at overlade borgerne i stikken

jeg synes også vi skal glæde os over at vi har igangsat nogle forskellige satspuljeinitiativer ikke mindst på baggrund af et ønske fra dansk folkeparti det er jo projekterne flere skal med

som i bund og grund tager afsæt i at gøre en ekstraordinær indsats for

personer i kontanthjælpssystemet flere skal med

og der må vi jo sige at vi ved udgangen af to tusind og atten begynder at se nogle rigtig gode resultater sagerne er blevet gennemgået i langt de fleste af de kommuner som har været med og vi kan jo også konstatere at ved udgangen af december to tusind og atten var cirka halvfjerds procent af de borgere der ikke hører hjemme i kontanthjælpssystemet overgået til andre ydelser det gælder fortrinsvis ledighedsydelse ressourceforløb og

men det er halvfjerds procent og vidner jo desværre også om en politisk besværlighed nemlig at der er mennesker der har været parkeret på kontanthjælp i år og nogle endda i flere år uden at det

det skal vi have gjort noget ved det er også derfor at vi initiativet flere skal med

kroner til at udbrede gode erfaringer for netop at flere udsatte borgere i kontanthjælpssystemet kan få en indsats og det er jo dem der har været der imellem en

er med i flere skal med to hensigten er at sikre at de kan komme hurtigt i gang og sikre den rigtige hjælp og den rigtige indsats så den enkelte borger kan komme videre med sit

selvfølgelig også vigtigt at slå fast at det her er kommunernes ansvar vi har så valgt ekstraordinært at afsætte midler til at

få gennemgået sagerne og der har vi jo kunnet se at der

en enormt stor kommunal interesse for at gå med i de her projekter men vi har jo også givet hinanden håndslag på at vi evaluerer og følger indsatsen undervejs

jo ikke mindst på baggrund af den måde som vi har lavet initiativerne flere skal med

kan følge hvordan udviklingen er måned for måned person for person så på mange måder har vi jo nu lavet et nybrud inden for beskæftigelsespolitikken fordi vi i højere grad kan følge de penge der bliver sat af så det bliver

et tak for debatten men som man siger i 3f

men men tak for at sætte fokus på den her vigtige debat og ikke mindst også give anledning til at vi kan drøfte og fastholde fokus på at

indsats for de personer der er i vores kontanthjælpssystem som man ikke er gode

stråmænd i forbindelse med det her forslag i hvert fald ikke i forhold til ministeren jeg forstår bare ikke rigtig ministerens afvisning af det her

forslag så henviser ministeren til et andet lovforslag vi behandler men der står jo ikke noget i det der forhindrer kommunerne i at udnytte loven som den rent faktisk er i dag

at parkere folk på kontanthjælp i årevis og i det lovforslag ministeren refererer til er

ikke noget der gør op med det problem

så henviser ministeren til projektet flere skal med det henviser vi jo selv til i bemærkningerne til

projekt der netop viser at man inden for en ret kort periode på et års tid eller to år lidt mere måske faktisk kan gennemgå flere tusind kontanthjælpsmodtageres sager og tage stilling til hvad der skal ske med

det vi foreslår her er jo sådan set bare en om jeg så må sige formalisering af det projekt

nærmest ugentligt det jeg forsøgte

beskæftigelsesministeren med forligskredsens opbakning

og lave særlige proceskrav særlige regler for en enkelt kommune det er jo et nybrud det har ikke været muligt før det er det der er med til at sikre at hvis der er kommuner der svigter deres borgere så kan man lave en særlig håndholdt indsats over for

jeg er da glad for at finn sørensen har ladet sig inspirere så meget af flere skal med indsatsen både en og to at det har betydet at man har fremsat et beslutningsforslag jeg mener

beslutningsforslag på nogen måde

jeg synes det er alt for for løst i fugerne i forhold til hvordan indsatsen er i flere skal

er nogen af de parametre jeg har fået øje på der er beskrevet i øvrigt

de parametre man skal bruge for at sætte kommunerne under

der så vidt jeg kan se går på at man mener at kommunerne skal have en klar forpligtelse til at sørge for at borgerne ikke er på kontanthjælp i årevis det har jeg ikke set det er muligt at det bliver inddraget og så er vi da kommet et stykke

er fuldstændig foldet ud endnu det bliver det ved en bekendtgørelse gennem en bemyndigelse som vi skal diskutere til efteråret men sandheden er bare at i den politiske aftale som jeg ved finn sørensen har læst som blev lavet den treogtyvende august

større afsnit om hvordan man kan styrke kontrolmekanismen for at sikre at den enkelte ikke bliver svigtet i systemet

beskriver går på kontanthjælp i rigtig mange år det kan jo virkelig ikke have sin rigtighed mange skulle slet ikke som man kan se være på den ydelse men burde være et helt andet sted og mange får slet ikke den indsats som de burde

komme videre i job eller i uddannelse

enhedslisten skriver eller bare blive afklaret

de her mennesker og det er bestemt ikke godt nok derfor tror jeg også de fleste der har fulgt de her debatter ved at jeg her fra talerstolen og mange andre steder har snakket dunder til kommunerne fordi jeg mener at de på

faktisk ikke har gjort det godt nok og at mange af dem stadig væk ikke gør det godt nok

at der faktisk er rigtig meget at komme efter at rigtig mange mennesker går på en ydelse de slet

ikke skal være på og derfor heller ikke får den rette indsats for at komme videre det er ikke godt nok og det skal vi gøre langt bedre kommunerne har

i dag pligten til at gøre det de har pligten til at iværksætte den rette indsats og afklare den

skal vi forvente mere af kommunerne simpelt hen forvente at de tager dette meget alvorligt og forvente at de sikrer at det her

bliver bedre og det kan jo lade sig gøre det kan vi se i projektet flere skal med men vi kan også i flere kommuner

investere i de her mennesker for eksempel i hjørring

man simpelt hen ansat flere socialrådgivere for at man kan bruge ekstra tid og ekstra ressourcer på

få dem videre i job eller hvad de nu skal resultatet er ret godt når man investerer i

nogle mennesker for tit og ofte kommer flere i arbejde som man også ser her flere familier får et godt liv og kommunen kan også på sigt putte penge i kassen de så kan bruge til andre ting såsom bedre velfærd heldigvis er der også flere der er begyndt at følge det flere andre kommuner følger samme vej som hjørring og det er jo kun godt dette skal vi så sprede til endnu flere kommuner via dialog med dem

den forenklingsaftale hvor vi forsøgte at lave noget

skal det have nogle konsekvenser for kommunerne

også ret vigtigt for os socialdemokrater i de her forhandlinger vi vil gerne mere frihed til kommunerne det går vi bestemt ind for men med det følger der jo også ansvar derfor skal der også være nogle konsekvenser hvis man så ikke gør opgaven godt nok med disse ord er vi fuldstændig enige i at der er kæmpe problemer der skal løses

mener det skal løses på en anden måde hvor flere kommuner er på den rette vej derfor stemmer vi imod forslaget men mener bestemt vi skal holde et kæmpe fokus på afklaring altså holde fokus på om de samtaler

bliver ført holde fokus på om den indsats

bliver lavet og om de resultater kommunerne viser

den rigtige vej som de jo skal gøre

streg under sikre at vi ikke

får lov til at være

punkt to hvordan ordføreren vil sikre at de

der på nuværende tidspunkt har været

meget hurtigt får en afklaring og en afgørelse

det med ministeren før er netop det der med at vi

har sagt til kommunerne at vi nu vil vil måle dem på de resultater de

hvis det viser sig at de ikke

nogle konsekvenser det kaldes frihed under ansvar og det synes jeg er super

en minister at der begynder at komme breve fra en minister

de begynde at rette ind derfor tror jeg på at det her

at der skal være en grænse for hvor længe kontanthjælpsmodtagere skal være i systemet det er jo sådan set det som hele det her lovforslag handler om og det er den problematik vi forsøger at adressere som lovgivningen er i

det lovforslag ordføreren refererer til

så også vil være betinget af at kommunerne får nogle klare tidsfrister for hvornår

om de får folk videre i systemet om de får folk i arbejde om de egentlig gør noget

taget gør noget for det er jo sådan lige nu

overholder lovgivningen stort set ingen og det kan vi da ikke finde os i og det

aftale og det er også derfor vil skal komme efter

ikke opfører sig ordentligt og det synes jeg ikke de har gjort

i særlige tilfælde højst fire og tyve måneder

syge eller har nogle specielle problemer herre finn sørensen nikker så det er rigtigt tolket

inden for den nævnte tidsfrist afklares om borgeren skal visiteres til beskæftigelse uddannelse revalidering ressourceforløb fleksjob

der skal ske en hurtig afklaring

ved lige umiddelbart at bedømme

kommer på kontanthjælp altså hvis det er inden for de første tolv måneder

i forbindelse med det her været i gang med at lave en indsats

så viste det sig siden de begyndte

over fem år og som

med men der er nogle kommuner der så har valgt at stå lidt uden for der så fik vi

få nogle tal fra de kommuner der er med

jeg tror nemlig tallet vil overraske hvor mange der egentlig går og er syge og ikke er kommet

og der er jeg fuldstændig enig med herre finn sørensen i at det er uhørt at de bare skal blive placeret et eller andet

selvfølgelig også nogen i kontanthjælpssystemet

finde et arbejde der er nogen der ikke er

finde et arbejde så gode til at sælge sig selv til en arbejdsgiver

lidt mere ekstra motivation for hvorfor man skal

lov om kontanthjælpsloftet vi i

fik vi igennem at man ude i jobcentrene skal matche de ledige til de ledige job

skal jobkonsulenterne til at tage fat i hver enkelt jobparate kontanthjælpsmodtager og

vi har et job her hvad er det der skal til

en lille opkvalificering eller skal du bare have hjælp til at få kontakt til en arbejdsgiver

vi forventer os rigtig meget af og i den forbindelse

er det også vigtigt vi holder øje med at kommunerne

så også yder den indsats til borgerne fordi vi kan ikke

så ser stort på den indsats der skal laves der er lavet rigtig mange indsatser plus

der er blevet aftalt

ungeteamet ude i kommunerne skal tage fat i de unge og få dem videre

til en uddannelse de skal heller ikke gå i

i længere tid end højst nødvendigt

lavet rigtig mange tiltag men herre finn sørensen har jo ret i at der stadig væk går nogle og det er ufatteligt at der er nogle der går i over ti år og stadig væk

har gået i systemet dem der er afklaret og kommet videre og dem der har fået førtidspension for jeg tror helt sikkert

synes jeg vi har lavet mange tiltag men jeg vil ikke afvise at der skal laves yderligere tiltag for at få

vi vil ikke udelukke at der skal laves yderligere tiltag få

andelen af folk der har været meget lang tid i kontanthjælpssystemet stiger

og antallet af dem der har været i systemet

her ihærdige bestræbelser og på trods af at vi har haft en højkonjunktur

kan vi altså se at det faktisk går den forkerte vej når vi taler og kigger på den gruppe der har været lang tid i

kan vi så få nogle konkrete forslag til hvordan man så vil sikre

afklaring enten til førtidspension fleksjob

uddannelse eller arbejdsmarkedet men hvis man

ser bort fra de syge dem der slet ikke skal være i systemet syge skal ikke være

ikke afklares til om de skal have førtidsfleksjob

noget de skal bare have hjælp til at få et job

de ledige til ledige job men også i kontanthjælpsloftssystemet

skal hjælpe med at finde job til dem der ikke selv kan finde et job det er der hvor vi skal

et ordinært job vi kan bare konstatere

en fjerdedel af den gruppe der har været lang tid

ikke nogen der har fundet et job til dem man skærer ned på deres ydelser og deres økonomi

indførte en klar forpligtelse

at de inden et år i i særlige tilfælde to år

borgeren rettigheden til at få

så afklares til hvis man er rask og rørig og bare skal have et job så skal

finde et job til en og de ikke gør nok ud af det

aktive beskæftigelsesindsats hvor man skal ud og matche de ledige til de ledige job

i job det kan være at de så skal have et kursus for

klar til et job men afklaringen

på det vil gøre en reel forskel der er jo to sider af det her forslag det ene er at vi gerne vil udstyre kommunerne med en forpligtelse og borgerne med en rettighed til at få en afklaring af deres situation

år i undtagelsestilfælde to år det andet vigtige element er at der

investere i nogle flere socialrådgivere og sagsbehandlere for det er jo en forudsætning uanset om man vil bruge enhedslistens model eller om man vil bruge en hvilken som helst anden model hvis man vil det her kæmpe problem til livs

man nødt til at investere

så hvorfor skulle det ikke hjælpe det forstår jeg simpelt hen ikke

det er egentlig mærkeligt venstre er et parti der om nogen har kæmpet for at der skulle indføres behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet

end end de her tolv måneder henholdsvis fire og tyve måneder som jeg stiller op her hvorfor er det så så slemt at give arbejdsløse og syge mennesker en garanti for at de kan få en afklaring af deres situation

velfærdssamfundets sikkerhedsnet bliver udfordret

været på arbejdsmarkedet i mange år

skat står i den situation at de har brug for velfærdssamfundet fordi de bliver syge mister deres arbejde så svigter samfundet

at opbakningen til systemet er begyndt at krakelere det her forslag handler jo om at sætte borgeren over systemet og det kan jeg grundlæggende godt lide som herre finn sørensen siger

om at give borgeren

nu har flere nævnt det

sagen er jo at man har givet nye midler til kommunerne for at kommunerne skal kigge nogle sager igennem som

i virkeligheden på egen hånd og af egen drift selv skulle have været opmærksomme på

er jo trist og sørgeligt at de ikke har gjort det til at starte med

at man er uafklaret i så lang tid men

ikke bare er en diagnose

en diagnose måske flere diagnoser i samspil med

på lang sigt så uden at være

meget individuelt

lave en trappe på refusion

bare at lave en meget rigid

synes det er komplekst jeg anerkender fuldt ud at der er en problemstilling på det

jeg anerkender fuldt ud at der er mennesker som cykler rundt i systemet

afprøve og være sikre på at der ikke er en arbejdsevne der kan udvikles yderligere hvis du eksempelvis skal på førtidspension så det er komplekst

i næste samling

i forhold til at få lettet systemet og få hjulpet borgerne hurtigere mere smidigt til en afklaring

støtter ikke det konkrete forslag men vil gerne arbejde videre med

lidt gammeldags og tørt og venstrefløjsagtigt jeg skulle

jo bare så ærgerligt at når fru laura lindahl har set lyset

at hun så ikke vil stå ved det når det kommer til stykket hvordan skulle man ellers sætte borgeren over systemet hvis man ikke giver borgeren nogle rettigheder

nu bliver det hele pludselig meget meget meget indviklet det kan tage lang tid at afklare en person og det er individuelt og op og ned ad stolper

end at det med det projekt som vi alle henviser til flere skal med

hvorfor kunne man det fordi man sendte nogle penge ud til kommunerne så de havde manpower til at klare opgaven så hvorfor skal det hele være så indviklet

pose penge til det det synes jeg jo er det spørgsmål man er nødt til at få afklaret hvorfor gør

der forhindrer kommunerne de fleste kommuner bortset fra dem der har en masse penge

i at foretage den sociale investering som alle taler om det må de nemlig ikke for budgetloven bortset fra nogle få der kan mingelere lidt med midlerne det store flertal kan ikke det er jo den ene grund til det den anden grund er jo omlægningen af refusionssystemet der gør at det

så skal kommunen bare sørge for at have dem på den lavest tænkelige sociale ydelse nemlig kontanthjælp

førtidspension eller ressourceforløb så det er forklaringen på det

overskud til at tage sig af de lidt tungere sager

den eneste grund til at halvfemstusind borgere har været i kontanthjælpssystemet i

jeg synes det ser ud til at kommunerne nogle gange kan have en fordel i at kassetænke

økonomiske årsager og ikke borgerens rettigheder der er udgangspunkt for den støtte borgeren får

de får nogen som helst afklaring vi ser gerne at de pågældende borgere får tilbud

nej til dem men tilbuddene skal de have desuden mener jeg at afklaringsgarantien kan gøre op

af den ventetid som man oplever i systemet altså vi har hørt rigtig mange beretninger fra rigtig mange borgere

ventetid og atter ventetid er et nøgleord vi spilder borgernes tid vi spilder borgernes liv

at afklaringsgarantien er et meget sympatisk forsøg på at adressere et meget alvorligt problem det er klart som alle de tidligere talere har sagt

foretage en samlet vurdering og at det kan tage forskelligt med tid hvor går grænsen hvad hvis der mangler oplysninger de her personsager er jo ikke sådan at sætte

set også vores store problem med forslaget

radikale venstre mener ikke at folk skal være parkeret i

vi anerkender den indsats der er sket vi vil gerne have at mere skal ske nogle eksempler har været nævnt på satspuljeinitiativer vi synes ikke at den valgte tilgang i enhedslistens forslag er det rette vi vil hellere arbejde med kommunerne fordi proceskrav og detailstyring herfra ikke altid er vores valg men som sagt er vi enige i problemet vi vil også gerne være konstruktive i forhold til at løse det vi vil ikke stemme for enhedslistens forslag fordi der både er en stensikker udgift

på den anden side et krav der måske ikke passer på mennesker når man sætter en meget præcis tidsgrænse men vi

som jeg jo nok også havde forventet ikke ville være særlig positiv

herre rasmus helveg petersen gik lidt mere ind på vores præmisser end de fleste andre ordførere har gjort

det at det koster penge er det der er problemet eller har

så har man også en fast grænse som formentlig engang imellem kommer til at ramme ned

sager om mennesker der måske kræver mere end en år så derfor synes jeg ikke det er det rigtige forslag den rigtige dosering

ikke kun fordi det koster penge det er en kombination af

radikale virkelig forestillet sig at hvis vi

en tre årig grænse for hvor længe man

så skulle der ske noget andet komme et tilbud om noget nyt og noget bedre og så videre til de borgere alt efter hvad de har brug for forestiller de radikale sig at det ikke ville

sf har jo som pejlemærke at borgerne skal have flere konkrete rettigheder borgeren skal stå stærkere over for kommunen mennesket skal stå stærkere over for systemet det er derfor godt at der nu

der er rettet mod beskæftigelse sf er glade for i øvrigt at være en del af forliget om

i sf synes vi også det er nødvendigt at holde kommunerne i kort snor der er alt for meget lotteri i dag alt for meget afhænger af postnumre og personnumre der skal ske en hurtig afklaring

det behøver vel ikke nødvendigvis være til beskæftigelse eller førtidspension som enhedslisten skriver den bunkevending der er sket i øvrigt i et forlig som enhedslisten ikke er en del af viser jo at

kun synes relevant for en tredjedel altså resten af de her mennesker må man formode har brug for en social indsats

ressourceforløb men hvor beskæftigelse er perspektivet

jeg synes sådan set også det kunne være fint hvis indsatsen efter tolv

være en intensiveret social indsats og jeg vil også bemærke at jeg nu

muligheder i ressourceforløbene

sf er positive over for det her forslag men vi er nok lidt skeptiske over for om man kan nå

gøre noget for op imod halvfjerdstusind mennesker men en positiv holdning

må sige så nævnes der jo adskillige muligheder

afklaret om borgeren skal visiteres til ordinær beskæftigelse uddannelse revalidering ressourceforløb fleksjob eller førtidspension og hvis

sf mener at vi også udtrykkeligt bør

beskrev det så vil jeg da meget gerne

det kan der også godt være tale om

har forstået er jo netop at der skal være en klar forpligtelse

at der sker noget at man ikke bare får lov at gå på kontanthjælp i i årevis og at der også følger penge med til kommunerne til at løse

beskæftigelse og der er det så at bunkevenderiet fra aftalen flere skal med jo viste at det

var relevant for en tredjedel der er det jeg synes at for resten vil man jo kunne regne med og forvente at det nok er en intensiveret social indsats der skal til

det er jo rammen omkring den socialpolitiske indsats der også ligger i de der forslag så

når man i det forslag der ligger mest beskriver noget som uddannelse eller revalidering mange af de mennesker vi har med at gøre her er slet

alkohol eller stoffer

en halvkriminel løbebane man kan

ved en en del af de roser

visnet inden man rigtig kommer ned på sin plads og hjem til konen med dem

som ville kunne bringe os videre i den retning som alle siger

at alle har den samme

nemlig at det er et kæmpe svigt over for mennesker hvis de bare får lov at gå

komme videre det er jo altså den skinbarlige virkelighed

glad for det forløb der har været siden vi tog hele debatten om det her kontanthjælpsloft for det var

der affødte at den daværende beskæftigelsesminister var nødt til

det vi kritiserede fra oppositionens side var jo at kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og for den sags skyld også integrationsydelsen

en masse mennesker der ikke var i stand til at arbejde samtidig med at man sagde at det

der førte til det her flere skal med for

det var en bruttogruppe på cirka femogtyvetusind mennesker og det kostede

decimalerne så gik man i gang med det og så viste det sig jo rent faktisk at man

en afklaring af deres situation og få dem i gang med noget der var lidt mere drev i eller

så har vi så bare kigget på virkeligheden i kontanthjælpssystemet og den er jo skræmmende det har vi redegjort for i bemærkningerne men

halvfemstusind mennesker ifølge de tal vi har fået af ministeren

hvis man så skal forholde sig til den målepind vi vil sætte op nemlig to år hvordan ser det så ud hvor mange har så været i kontanthjælpssystemet i mere end to år

kigger på hvordan udviklingen

konstatere at det er fuldstændig rigtigt at det samlede antal mennesker i

er faldet markant så skændes vi

de har meget lidt at leve af eller om det er fordi der

en højkonjunktur hvor der er blevet plads på arbejdsmarkedet til den gruppe det er ikke det vi skal afgøre her vi kan bare konstatere at det samlede antal er faldet og det glæder vi os alle sammen over uanset hvad årsagen er i det omfang de er kommet videre i job eller uddannelse jeg tror at for den gruppe der er havnet i helt uden forsørgelse

er historien knap så så lyserød men for den gruppe der er kommet videre

jo rigtig godt ikke desto mindre kan vi

den gruppe der nu er tilbage

går det faktisk den forkerte vej for

andelen af dem der har været om man så må sige langtidsparkeret

til ti år i kontanthjælpssystemet

nemlig med tre tusind syv

så er der kun et meget meget lille fald på trods af den indsats man har gjort i flere skal med dermed ikke sagt at man ikke har fået hjulpet nogle mennesker det er jeg helt enig i

man er altså nødt til at se i øjnene

det er så det vi foreslår her hvor vi siger to ting den ene er at vi er nødt til at udstyre kommunerne med en klar forpligtelse skrevet ind i lovgivningen til hvornår

mennesker der kommer ind i kontanthjælpssystemet og melder sig og søger om kontanthjælp de skal finde ud af om de mennesker skal have et job eller en socialpolitisk indsats for at blive

sprogbrug eller i hvert fald af hvilke ydelser

vi skal undgå at de bliver

jeg ved ikke om det er der vandene skilles når det kommer til stykket

der er mange årsager til den situation vi er kommet i her men en af dem er helt utvivlsomt den meget stramme spændetrøje som skiftende regeringer og flertallet her i folketinget har lagt omkring kommunernes muligheder for

røre sig og sørge for de rigtige initiativer til borgerne hvis det er sådan at der ikke er nogen forpligtelser for kommunen og kommunen samtidig er enormt hårdt presset økonomisk ja så er det nemmeste i verden jo ligesom at glemme alle dem der er på kontanthjælp og især dem der ikke bare kan springe ud på arbejdsmarkedet og det er jo hvis vi skal skrælle alle

der er foregået fordi det store flertal af de mennesker der har været i kontanthjælpssystemet i mange år er jo det som kommunerne selv kalder aktivitetsparate det vil sige man anerkender at de har mange andre problemer end ledighed

oprustning rent økonomisk det er jo så den anden del af enhedslistens forslag at vi sørger for at pengene følger med og der har vi kigget på

kostede at lave det her flere skal med og så har vi simpelt hen regnet det ud i forhold til hvor mange kontanthjælpsmodtagere vi skal hjælpe i løbet af de næste

forventet fra de partier der ikke synes at der er noget fornuftigt i

her forslag var at de sagde ja nu vil vi leve op til det vi selv siger

sætter vi simpelt hen af dem skaffer vi

vi i løbet af de næste par år kan få gjort noget

syvogtredstusind mennesker der har været i kontanthjælpssystemet i mere end to år

sådan tilkendegivelse har vi desværre ikke fået og derfor må jeg sige at

stiller mig tilfreds med løfter om at nu vil man også

sådan som der blev lagt op til for det første fordi

hørt noget om at der blandt de ting kommunerne skal måles på bliver stillet nogle klare krav til sagsbehandlingsfrister det vil sige at den ulykke vi ser i dag kan få lov til at vokse og fortsætte

for det andet har man jo heller ikke

sætte penge af sådan at kommunerne kan foretage de sociale investeringer alle kommuner får den mulighed

der lige her og nu har råd til at foretage investeringen eller bare satser vildt og håber på

de ikke bliver straffet af den strenge finansminister der kommer med krabasken fordi de ikke overholder

budgetlovens strenge regnskabsprincipper det hører jeg ikke noget om der siger man bare at ja

de måltal har jeg ikke hørt nogen heller ikke i den her debat der har sagt at der skal vi

indført nogle måltal der går på hvor længe kommunerne er

med de visne roser men

jeg tog et billede nej det gjorde jeg ikke men jeg blev da glad for jeg vil gemme det i mit hjerte at jeg fik nogle roser men allermest vil jeg glæde mig over de roser der kom fra alternativet og fra

at udstyre borgerne med nogle rettigheder og kommunerne med nogle klare

at fremsætte et lovforslag om ændring af databeskyttelsesloven der muliggør at private kan offentliggøre fotos og videoer fra private overvågningskameraer i forbindelse med indbrud eller tyveri ifølge forslagsstillerne er det kun de fotos og videoer der er vedlagt politianmeldelsen til politiet der må offentliggøres

med at sige at kriminalitet jo ikke kan accepteres og

det heller aldrig er rimeligt at blive udsat for kriminalitet det gælder alle typer af kriminalitet og naturligvis også indbrud og tyveri netop derfor har jeg i november sidste år lanceret udspillet tryghed for butiksejere formålet med udspillet

for butikstyveri med syv konkrete initiativer så erhvervsdrivende får gode rammevilkår for at drive butik det betyder bla

at områder der er særlig ramt af butikstyveri skal have en målrettet og styrket politiindsats og at vi skal styrke informationen til butikkerne så de ved hvor og hvordan der må opsættes overvågning derudover sætter vi hårdt ind

udenlandske tyvebander der kommer til danmark for at begå ulovligheder samtidig vedtog vi her i folketinget sidste år en ændring af lov om tv overvågning der gør det muligt for erhvervsdrivende at dele overvågningsbilleder under en række betingelser i et internt

i folketinget skærpet straffen for indbrudstyveri det gjorde vi ved at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrud i straffeloven hvorefter indbrudstyveri straffes med op til

års fængsel og straffen kan stige til fængsel i op til seks år hvis indbruddet er af særlig grov beskaffenhed det er voldsomt krænkende at blive udsat for indbrud eller tyveri men vi kan altså ikke indrette os sådan

overvågningsbilleder af formodede gerningsmænd på sociale medier uanset om der er tale om mulige gerningsmænd til en forbrydelse som er blevet begået mod en selv deling af overvågningsbilleder på sociale medier sker til den brede offentlighed

derfor nødt til at sikre os at de personer der bliver

vi ikke får andre tilfældige mennesker med i en sådan sammenhæng det er også vigtigt for mig at understrege at det er politiet der har ekspertisen til at vurdere hvilke nødvendige skridt der skal tages i efterforskningen af sager om indbrud og tyveri

der ses på overvågningen fra stedet overvågningen deles internt i politiet for at identificere de tre mænd en politibetjent genkender en af de tre og via tidligere sager findes mulige medgerningsmænd frem politiet har dermed mulighed for at anholde dem samtidig så de ikke kan samstemme deres forklaringer og derudover har politiet mulighed for at ransage

de var iført på gerningstidspunktet hvis overvågningen var blevet offentliggjort med det samme eller kort tid efter indbruddet havde gerningsmændene eller vennerne

mulighed for at samstemme forklaringer samt bortskaffe tøj og koster og foretage

det svært for politiet at opklare forbrydelsen overvågningsbilleder kan ofte ikke stå alene når man skal bevise at der er begået et strafbart forhold og man risikerer altså at gerningsmændene slipper for straf hvis de er blevet advaret gennem offentliggørelse af overvågning det er derfor vigtigt at vi lader politiet gøre

arbejde det er også derfor vi har lavet en ordning hvor politiet kan offentliggøre overvågningsbilleder indsamlet af borgere der har været udsat for kriminalitet og som politiet ønsker oplysninger om borgerne kan herefter og det er vigtigt

dele link til politiets hjemmeside på sociale medier eller på anden vis med denne ordning er det således politiet der beslutter om billeder deles eller ej en sådan deling fra politiet skal selvfølgelig ske hurtigst muligt og det

hensynet mellem på den ene side

på den anden side at sikre at uskyldige ikke bliver udstillet på offentligt tilgængelige hjemmesider

vi ikke ødelægger politiets efterforskning af sagerne det mener jeg er den rigtige balance jeg kender forslagsstillernes synspunkt på det her område det kommer ikke som som noget chok men nu har jeg redegjort for

er flere initiativer som folketinget kan eller bør

haft lejlighed til at diskutere før ministeren nævner så initiativer som vi

i fællesskab har været med til for at prøve at trække det her i den rigtige retning men jeg hører stadig væk fra for små erhvervsdrivende

oplever store problemer på det her område og som har en følelse af at de ikke bliver taget alvorligt når de anmelder det de løber

når ministeren ikke vil gå med til forslaget som det ligger her

i den her sag det er selvfølgelig folk der har oplevet indbrud

det var jo også baggrunden for det her udspil om tryghed for butiksejere det var

skal vi da kigge på dem når jeg reagerer på det her med delinger

det udgangspunkt at jeg tror at vi skal passe meget på

det skal man tage loven i sin egen hånd og bare dele billeder af folk

der gør det men ellers er set meget klar til

det er vel også derfor at tingene har forandret sig over tid

betragteligt og vi har også lavet tv overvågningsloven om

spørge ministeren om den platform som rigspolitiet lavede

politiet så har modtaget anmeldelsen og kigget på

er det ministerens indtryk at den ordning som jo kom som følge af en afstemning her i i folketinget

der er jo både den helt nye it løsning

optagelser fra tv overvågning direkte til politiet det er jo en ting men

er nok opmærksom på hvis politiet har lagt billeder ud

for at være helt ærlig jeg har slet ikke kendskab til hvor meget folk bruger det men

på hvor hurtigt politiet offentliggør det for i det øjeblik de gør det er

samme beslutningsforslag at det nu kommer en gang til ændrer ikke på at forslaget stadig er et grundlæggende brud på retssamfundets vigtige principper jeg vil gerne gentage de pointer vores ordfører

med forslaget her at privatoptagne fotos og videoer fra overvågningskameraer skal kunne offentliggøres af privatpersoner og virksomheder df skriver konkret i forslaget at billeddokumentationen skal kunne deles på sociale medier på hjemmesider og i fysisk form

det betyder også at vi gerne ser på hvordan man kan begrænse antallet af indbrud

vi også fremlagt en indbrudspakke der skal dæmme op for indbrud

men fordi vi er tilhængere af et retssamfund tager vi kraftigt afstand fra selvtægt og det er det som forslagsstillerne lægger op til det er politiet der på vegne af os som borgere efterforsker kriminalitet og det betyder at det er domstolene der i sidste ende dømmer ikke os som borgere når dansk folkeparti ønsker at vi som borgere skal begynde at eftersøge hinanden via sociale medier

brud på retssamfundets vigtigste principper lad mig i den forbindelse slå fast at borgere selvfølgelig skal kunne udlevere billeddokumentation til politiet og bør gøre det og det kan de jo også godt i dag men det er og skal fortsat være politiet der vurderer om denne dokumentation skal offentliggøres og om personer skal eftersøges det handler ikke om at beskytte forbryderne på ingen måde men problemet med dansk folkepartis forslag er at uskyldige risikerer at blive hængt ud for kriminalitet som de ikke har begået

særlig på de sociale medier må vi nok erkende at der er store problemer med mennesker der ikke har forstået hvordan man begår sig og som bruger nettet som hævn eller på andre måder hænger medborgere ud på uretfærdig vis socialdemokratiet kan derfor ikke støtte forslaget vi mener at billeddokumentation skal videregives til politiet og så kan politiet vurdere om der er belæg for at offentliggøre dokumentationen i forbindelse med efterforskningen vi diskuterer

gerne hvordan man kan begrænse tyveri og indbrud

i forhold til i dag men forslaget her

kan jeg også huske historikken for den debat vi

i dansk folkeparti haft et godt samarbejde også med socialdemokraterne og

med socialdemokraternes hjælp gjort noget i forhold til at

skabe en platform hvor politiet

ville kunne dele overvågningsbilleder så jeg vil egentlig bare spørge herre lars aslan rasmussen om socialdemokraterne mener at vi er i mål på det her område

men hvis der er nogen der kan komme op med en bedre idé end den vi har her i forslaget

vi da interesseret i at drøfte det så jeg vil bare høre om

andre eller bedre ideer som

kan klage over vi havde jo den her mor

hendes datter men man kan jo også forestille sig at nogen med vilje misbruger det og hænger nogen ud og der tænker jeg at hvis man har nogle billeder som man sidder inde

mere for at folk ved at de har den mulighed men

politiet der offentliggør de billeder som de mener

kigger rundt i medierne

man måske også godt kan se nogle problemer i det

og den foreskriver at politiet kan kan offentliggøre sine mange billeder og så videre af en person der er mistænkt

fængsel det er i bund og grund politiets afgørelse det er også politiets afgørelse om om der er tale om en uforholdsmæssig krænkelse altså at man ikke offentliggør et billede af en femten årig der har stjålet en yankie bar eller noget i den retning det er en afgørelse der i dag ligger hos politiet i den forbindelse

beslutningsforslag som vi beskæftiger os med i dag drejer sig om at offentliggøre fotos og videoer fra overvågningskameraer

sige fra butikker og lignende og lad mig sige med det samme jeg har egentlig fuld forståelse for baggrunden for forslaget for intet må da være mere deprimerende det har vi jo set eksempler

til at deres butikker bliver tømt for for varer af folk som

ikke særlig travlt med at komme ud ad døren jeg kan jo ikke fortænke de pågældende i at sige her må vi da kunne offentliggøre fotos

til advarsel for øvrige butikker det har regeringen så allerede taget højde

men også med henblik på at få dem anholdt så jeg forstår udmærket baggrunden og jeg forstår udmærket forargelsen men jeg må endnu en gang sige at

meningen at der er andre der skal

sig til dommer eller at den forretningsdrivende skal

sig til dommer i en sag hvor det måske ikke altid er helt evident hvem det er der fremgår af billederne om der foretages noget kriminelt om det er en person under den kriminelle

vi har fuld forståelse for forslaget

samtidig mener at efterforskningen skal ligge hos politiet

kan vi ikke acceptere det her

vil jeg sige at modstykket må være at man kan indlevere sit materiale til politiet og at politiet herefter gennemgår materialet det kunne i min optik være inden for fire og tyve timer med henblik på

det skal naturligvis være i situationer hvor man

klart kan konstatere hvem det er altså at der er en vis skarphed

forveksling hvor man også kan konstatere at der vitterlig sker noget kriminelt hvor man ikke er i tvivl om at det er en person over den kriminelle lavalder der foretager det det vil sige en person der kan blive straffet i den sidste ende i de situationer vil jeg synes at det vil være helt fint

politiet kan offentliggøre det her og skal og bør offentliggøre disse billeder meget hurtigt men jeg jeg synes altså ikke at det skal være op til den enkelte borger den enkelte forretningsdrivende

men det er jo det samme som at sætte vedkommende op på en plakat ude i i forgangen eller på en plakat ude på lygtepælen altså der må jeg bare sige at det er en afgørelse som politiet skal træffe og ikke den enkelte forretningsdrivende

de forretningsdrivendes frustration og det er også derfor mit forslag går på at politiet skal udstyres med mere effektive måder at offentliggøre det på hvis politiet finder at det fornødne grundlag

ringede forgæves til politiet for at få hjælp og da der ikke skete noget

lagde han et billede på facebook og da han havde gjort det

så havde han jo virkelig krænket den her person der havde stjålet en en meget meget dyr

jakke og det skulle han selvfølgelig retsforfølges for og han skulle også have en bøde

må jeg sige det ene drejer sig om at stjæle noget og derom gælder hvad jeg sagde før det andet

drejer sig om at offentliggøre ting på nettet og det er jo en overtrædelse af databeskyttelsesloven jeg forstår udmærket godt

spørgeren vil hen og jeg må sige

som værende misproportionalt i relation til straffen politiet bør selvfølgelig komme med det samme og bør

i øvrigt væsentlig hårdere end man straffer den der

er en smule borgerlig anstændighed tilbage i det her folketing det er

så derfor vil jeg da gerne hilse fra de konservative

også gerne takke ministeren for ministerens

er jo med i den fornuftige klub der siger

åbne for selvtægt

hvis der begås indbrud og tyveri i

er det altså politiets opgave at efterforske lovovertrædelsen og hvis der foreligger fotos eller videooptagelser af forbrydelsen

professionelle politifolk der hurtigst muligt skal have disse billeder så de kan opklare sagen det skal de jo gøre ud fra den i et retssamfund helt fundamentale grundsætning at enhver er uskyldig indtil det modsatte er bevist

retssamfund hvor vi har en magtens tredeling og hvor vi har sat

efterforske forbrydelser og anklagemyndigheden til at tage stilling til om der skal rejses sigtelse og anklage mod borgere der bryder landets love og en domstol der tager stilling til om anklagemyndigheden har ret hvis

kommer med en sådan sigtelse det er sådan det skal være hvis vi som det ligger i forslaget gav private borgere eller forretningsdrivende lov til at udstille formodede eller mistænkte personer på opslagstavler på sociale medier eller på andre hjemmesider så ville det føre til at der kunne offentliggøres billeder og videoer alene ud fra en formodning om skyld altså ud fra en enkelt borgers formodning om at en anden borger har brudt loven jeg synes det er bekymrende at vi overhovedet kan se sådan et forslag og jeg glæder mig til at høre om ordføreren for dansk folkeparti har gjort sig nogle overvejelser om hvad det er for en pandoras æske der åbnes for her af vilkårligheder borgerne indbyrdes af had og splittelse mellem mennesker muligheder for at hævne sig på nogle man af den ene

det er jo sådan en slags kan man sige borgernes ret til at sætte hinanden i gabestok der åbnes for her det er jo sådan set værre end det vi havde i middelalderen der var det herremanden der bestemte om folk skulle i en gabestok

overlader man det til de enkelte borgere det er jo den yderste konsekvens af sådan

at i visse sager vælger politiet at offentliggøre billeder af mistænkte efter vores viden sker det kun i ganske få sager og det er der nok en grund til

hvis man kom til at offentliggøre et billede af en person som siden viste sig at være uskyldig så ville den mistanke jo være meget svær at slippe af med igen

personen også selv om vedkommende ligefrem er blevet frifundet ved ved domstolene så man skal være meget meget forsigtig med det og jeg og vores parti er godt tilfreds med at politiet er meget forsigtig med

meget enkelt vi har politiet til at opklare forbrydelser det skal amatører ikke tage sig af det ville være selvtægt hvis vi i folketinget mener at politiet ikke magter at opklare indbrud og tyveri for eksempel at de skal hænges ud på facebook førend

politiet har de rigtige ressourcer i stedet for at gribe til den slags metoder eller om deres arbejde kan prioriteres på en anden måde end det sker i dag så de løser de opgaver de skal så enhedslisten kan ikke støtte det her

den pointe er jeg ikke enig i men der var noget andet der interesserede mig mere og det var ordførerens afslutning på talen hvor ordføreren siger at hvis politiet ikke har ressourcerne

må vi jo overveje om man kan gøre noget andet der og der vil jeg gerne spørge enhedslistens ordfører

det er enhedslistens politik at politiet skal have tilført flere ressourcer og flere årsværk for

så synes jeg jo det ville være et glædeligt nybrud som jeg har tørstet efter i tre en halv år altså at enhedslisten endelig vil

lejligheder så det er aldeles ikke noget nyt synspunkt

af hvad det er for nogen ressourcer hvad det er for nogen opgaver og der stemmer det måske ikke altid overens med det

et flertal i folketinget mener der skal bruges penge på

myndighedsindsatsen i forhold til social dumping der har jeg da kæmpet for og er heldigvis blevet enig med

den daværende beskæftigelsesminister fru mette frederiksen om at det var en rigtig god idé at kaste nogle flere penge efter politiet

tungvognssektionen i politiet sådan et svært ord har jeg læst

det er ikke noget nyt synspunkt fra enhedslistens side at vi godt kan stemme for øgede ressourcer

det er altså forbigået min opmærksomhed at fru pernille skipper på et tidspunkt har sagt at vi åbenbart skulle have flere politibetjente så jeg

meget taler vi om her kan enhedslistens ordfører bekræfte at man ønsker en styrkelse af politiet og kan man komme

ønsker flere ressourcer vi vil gerne og sådan er det i øvrigt med alle andre offentlige aktiviteter

forbeholde os retten til at vurdere hvad det er for aktiviteter og hvordan de nuværende midler slår til i forhold til det og diskutere det ud fra konkrete problemstillinger

medvirke til kampen mod social dumping om politiet har ressourcer nok til at at

for det er også en opgave som politiet skal hjælpe til med nemlig at få prostituerede ud af prostitution og om politiet har ressourcer nok til det samarbejde de har med skoler og kommunerne om at forebygge kriminalitet

af en udvanding af lige præcis

gerne vil beskytte det er jo sådan at digitalisering

følger med digitalisering i takt med at vi lever vores liv mere og mere digitalt efterlader vi os også flere og flere digitale spor blandt andet også på videokamera som følge af videoovervågning og de spor og de data som følger med et digitalt liv skal vi omgås med varsomhed og det er

set det databeskyttelsesloven er sat i verden for det gælder også når man står i en situation hvor man føler sig helt sikker på at man har filmet eller fotograferet

på kamera og har det på

jeg godt forstå at den som måtte stå med det datamateriale kan have en lyst til at anvende det og hvis man synes at politiet er sløve i optrækket i forhold til

slækker på beskyttelsen af data i en tid hvor der bliver flere og flere data

sårbarhed dels at vi også går på kompromis med

politiet der efterforsker kriminelle handlinger og ikke

det er jo sådan at hvis man

det nærmest umuligt at blive slettet igen det vil sige at er man først af

den digitale historiebog klæbe til en det svarer til hvis man skal prøve at være lidt konkret at herre peter kofod for eksempel en dag besøger en

nogle banditter som begår et indbrud

peter kofod bliver uforvarende filmet af

indehaveren af tankstationen føler sig helt overbevist om at det var herre peter kofod som røvede et eller andet på den tankstation synes at politiet er lidt sløve i optrækket

den videooptagelse med herre peter kofod og siger at her er den unge mand som har røvet min tankstation

men den historie vil for evigt klæbe sig til herre peter kofod og det vil

og ministeren

der er god grund til frustration hvis man

forretningsdrivende eller privat oplever at der bliver begået en ulovlighed mod en

et indbrud eksempelvis

ressourcer eller

rettidig omhu eller hvad det nu må være til at få gjort noget ved problemet når det opstår

man har en fornemmelse af

virkelig virkelig ærgerligt for vores samfund og ikke mindst for vores politibetjente

x millioner til politiet

egen regning sige og det matcher

vi altid siger i alternativet at vi gerne vil være med til at investere i det offentlige hvis der

til politiet vil vi meget meget gerne være med til at se på hvordan kan man

vores retssamfunds væsentlige værdier som det her forslag i mine øjne ville gøre hvis vi faktisk legitimerer selvtægt

lægge billeder ud på den her måde af ikke dømte personer der kunne man jo lægge op til at

en arbejdsgruppe eller hvem der nu er de bedste til

en forpligtelse til at gå videre med dem

den tidsramme og så vidste man altså som erhvervsdrivende eller privat at hvis der var nok i det man havde

også nok blive handlet på det i dag kan man måske have fornemmelsen af at hvis man er uheldig og det lige lander det forkerte sted eller

stærkere forpligtelse og en mere gennemsigtig værdikæde i forhold til hvordan

at det er dybt frustrerende at opleve

noget der uomtvisteligt er kriminelt

man føler at der er nogle beviser der er rigelige til at gå videre med sagen så lad os da endelig kigge på det jeg er ærlig talt ikke

om hvordan vi lige får det her placeret bedst

om det her forslag men lad os endelig prøve at hjælpe politiet med

så det ikke ser så dumt ud fra politiets side når man ikke kan handle på noget der

til at være ulovligt

forstå den frustration som er hos eksempelvis forretningsindehavere altså

alle sammen det må være meget frustrerende at se på at ens forretning bliver ryddet af folk der kommer ind og render med varerne og at man bagefter ringer til politiet og der

sætte os ind i den i den frustration men løsningen er altså en styrkelse af politiet løsningen er at det er politiet der

skal komme jeg tænkte også på

kan huske den forside på ekstra bladet dengang

de udstillede en fuldstændig uskyldig mand som en bestialsk morder så galt kan det jo gå når billeder ukritisk bringes videre til offentligheden sagen om ekstra bladets rædselsfulde fejl skyldtes jo ikke overvågningskameraer

illustrerer meget godt faren ved selvtægt

strengt taget meget værre for der deles billeder og videoer med lynets hast hast og i enorme mængder på nettet og nettet glemmer aldrig risikoen for misbrug af alt for stor lad politiet passe deres arbejde det giver ægte

vi har kunnet bidrage til at bringe danskerne tættere sammen

god debat vi har haft når vi har taget den her sag op igen

har været konfronteret med en stribe både urimelige og dybt ulykkelige sager hvor folk der har taget et stort økonomisk ansvar og har haft en forretning

der har været nogen hjælp fra myndighedernes side

selvfølgelig stærkt provokeret af at det når alt det her så er sket

efterfølgende er dem der ryger i en gabestok

det er dem der føler at de bliver straffet for i virkeligheden at have passet på deres ting og passet på deres

jeg synes det må være dybt frustrerende hvis man er en lille erhvervsdrivende der har en lille forretning og

udsat for det her man sælger måske nogle meget dyre ting og så står man helt magtesløs

historierne at det er meget svært for nogle af de her brancher at forsikre deres ting hvis det alene handler om tyveri

er tale om at det skal finansieres via

det er noget man selv finansierer

som man i hvert fald godt kunne kunne se på jeg synes at de eksisterende regler i højere grad bidrager til at straffe retskafne og ordentlige mennesker end de bidrager til

er jo en meget forsigtig man kunne sige konservativ model al den stund

i alle mulige typer sager

forsigtig ordning hvor

efterhånden vil kunne udvide ordningen

så det ikke bare lige pludselig bliver det vilde vesten eller rettere det er jo allerede det vilde vesten når der er ordførere

kunne medføre så synes jeg det hører med til forklaringen

vil det ikke tage særlig mange sekunder eller minutter at gå ind på et socialt medie og se at det vælter rundt med den her slags billeder vi har smidt kontrollen fuldstændig altså vores myndigheder har tabt kontrollen på det her område det vilde vesten er det der møder os på de sociale medier

gør man allerede man risikerer bare en straf for

herre finn sørensen som

meget farverig tale det sætter jeg stor pris på

christina egelund for tankstationtalen men jeg synes måske at den bedste tale i den her debat

fra herre preben bang henriksen fra venstre

forestille sig at man i højere grad pressede på for at politiet sagsbehandlede de her anmeldelser meget meget hurtigt det synes jeg ikke er uinteressant for man kan sige at hvis

kunne få en meget meget hurtig sagsbehandling hos politiet og få de her billeder ud

eller erhvervsdrivende ville det jo primært være som ikke ville stå i den situation som de står i i dag

en afklaring

beslutningsforslag skal behandles i retsudvalget kan tage en diskussion om venstres

så der måske kunne blive et flertal for at vi tog et nyt skridt i den rigtige retning

regne på hvad det eventuelt ville koste at sagsbehandle de her anmeldelser meget hurtigt men alt i alt

tak for debatten og bemærkningerne jeg er sikker på at vi kommer til at diskutere det her mere

om skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri det begrundes med at forslagsstillerne ikke mener at hjemløse og udsatte borgere skal straffes for handlinger der skyldes deres sociale problemer forslagsstillerne mener helt grundlæggende ikke at sociale problemer kan bekæmpes med straf og kriminalisering

helt enig med forslagsstillerne i at sociale problemer selvfølgelig ikke alene kan løses ved straf

at det ville have været uforsvarligt hvis vi ikke havde taget hånd om det omfattende problem som utryghedsskabende tiggeri

tilbage i to tusind og sytten derfor skærpede et bredt flertal i folketinget i juni to tusind og sytten straffen for utryghedsskabende tiggeri

for borgere på gågader stationer i og ved supermarkeder og i offentlige transportmidler

har virket i dag oplever borgerne langt mindre utryghedsskabende tiggeri i deres hverdag end før strafskærpelsen trådte i kraft i juni to tusind og sytten ifølge københavns politi har strafskærpelsen haft en tydelig effekt fra to tusind og sytten til atten har man kunnet konstatere en bruttonedgang i både antallet af advarsler og sigtelser for tiggeri og sigtelser for utryghedsskabende tiggeri derudover har rigsadvokaten oplyst at halvfjerds personer er blevet idømt ubetingede fængselsstraffe siden strafskærpelsen blev indført i juni to tusind og sytten

den positive tendens ser ud til at fortsætte selv om der stadig i dag forekommer utryghedsskabende tiggeri for eksempel i s togene i københavnsområdet det er derfor også min klare vurdering at en ophævelse af strafskærpelsen vil have en negativ effekt på den udvikling vi oplever i øjeblikket jeg mener derfor at man kan sige at strafskærpelsen har haft en tydelig effekt den positive udvikling

politiet og retssystemet skal fortsat have mulighed for at sætte ind over for utryghedsskabende tiggeri hvis problemet igen skulle vokse det er nødvendigt

de nævnte steder mens baggrunden tilsyneladende var at skræmme udenlandske hjemløse fra at rejse til danmark og tigge

siden vist sig at ganske almindelige hjemløse som tigger uden at skabe utryghed også bliver ramt af lovgivningen

tiggeri der er halvfjerds nej otte og tres

eu borgere der er en fra tredjelande og en hvis nationalitet er ukendt

fængselsstraf i de her sager så så jeg er ikke enig i det jeg tror også godt spørgeren kan huske hvordan københavn så ud i sommeren

men så jo indslag på tv om kirketjenere ved en kirke

kom hertil afføring lå på gaden man var i lejre det satte vi ind over for og loven gælder for alle uanset nationalitet derfor er

ked af hvis vi også kommer til at ramme danske hjemløse men loven er lige for alle men indtil videre er

ikke på nogen som helst måde at det her ikke

danske hjemløse hvoraf jeg har talt med mange i at få mad i munden den her lovgivning rammer jo danske hjemløse det kan godt være de ikke bliver arresteret

jeg tror regeringsudspillet var langt højere men det kunne man så ikke komme igennem med

en forpligtelse på sig og hjælpe de her hjemløse med at få en seng at sove i for hjemløse i det her land

tiggeri og når vi ser på de seneste tal fra justitsministeriet

har loven virket efter hensigten

lejre i to tusind og atten end der blev i to tusind og sytten det er positivt

på amager fælled og islands brygge i københavn det har skabt meget utryghed og vi mener det er afgørende at vi som borgere kan færdes trygt i det offentlige rum og det udfordrer os når tilrejsende gør det til en levevej at komme til danmark og etablere lejre midt på gaden og ernære sig ved tiggeri strafskærpelsen for tiggeri skal derfor ses som et redskab mod de personer der etablerer sig i lejre giver anledning til støj uro og uhygiejniske og

er meget svært at forsvare at der er medarbejdere

der skal vaccineres mod leverbetændelse

skal rydde op efter overnattende tilrejsende

det været nødvendigt at give politiet en række redskaber der skal bekæmpe den adfærd der skaber utryghed i gader og i parker

socialt udsatte i undersøgelsen som blev foretaget sammen med opinion

de sagde var at to tredjedele af danskerne bliver triste over samfundets utilstrækkelige hjælp når de ser en hjemløs på gaden hver tredje føler dårlig samvittighed samme situation

bliver utrygge når de ser en hjemløs på gaden eller et offentligt sted er det ikke at skyde gråspurve med kanoner

forhindrer så mange danske hjemløse i at få brød på bordet

brokvartererne islands brygge og andre steder har været problemer med større lejre med hjemløse primært fra

noget utryghed både for dem der bor der og dem der kommer i

man skal negligere uanset om det er fjorten procent eller ti

tilbagerulle skærpelsen af straffen for tiggeri det er det næste beslutningsforslag

det samme hvad mener ordføreren om at det er

i strid med fns vejledende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder at man tager livsopretholdende handlinger fra hjemløse i det offentlige rum såsom at sove tigge og spise

alternativets omsorg for de hjemløse måske kan være lidt svær at forstå eftersom man havde muligheden for at tage borgmesterposten i københavn på socialområdet men valgte noget andet så jeg ved ikke hvor stor prioriteringen er som justitsministeren har sagt er der ikke en eneste dansk hjemløs der er

dømt for det her så det er jo en anden snak om en social

gjorde vi det fordi der var et reelt behov fordi vi blev konfronteret med historier fra den virkelige verden om folk der var bekymrede og utrygge det havde ikke noget med danske hjemløse at gøre

danske hjemløse er der en meget stor villighed

og gøre noget godt for men man var utryg over

fra andre lande i europa tiggere som ikke havde noget at gøre her men som i stedet for burde rejse hjem og få hjælp

den her skærpelse af reglerne for utryghedsskabende

tiggeri jeg vil gerne understrege at man

tiggeri tiggeri havde været forbudt i mange mange år i danmark

jeg læste beslutningsforslaget her

det forbud man vil gøre op med

de skærpelser vi lavede tilbage i to tusind og sytten men det kan være at forslagsstillerne kan redegøre for

jeg så jo allerhelst sagt ligeud at vi diskriminerede

allerhelst at vi sagde danske hjemløse skal have hjælp i danmark udenlandske sigøjnere der kommer hertil skal sendes hjem til deres eget land det havde været den mest hensigtsmæssige og bedste måde

vore egne og at alle mulige andre må tage hjem hvor de kommer fra og få hjælp af den respektive nationalstat hvor de nu engang bor dansk folkeparti kan ikke støtte

det synes jeg faktisk er for dårligt og det skulle vi være bedre til

det primært noget der knytter sig til til de største byer og jeg må sige at

i høj grad noget vi ser i københavn og det er jo altså et faktum at alternativet

man kunne jo have valgt socialområdet

der har det problem er det ikke fuldstændig overkill

i orden at der kommer folk hertil

er et problem og jeg synes det er et problem at vi i de tider vi er i ikke kan behandle den danske stats borgere anderledes end vi må behandle alle andre der bare tager

i to tusind og sytten med fuldstændig åbne øjne

vi havde haft et andet ønske men det handlede simpelt

i gang med utryghedsskabende lejre og lignende jeg skal medgive at de

det her er et forslag om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri det er sådan at betleri som det hedder i straffelovens

så kan man i øvrigt diskutere længe hvad betleri er men det skal jeg forskåne folketinget for at gøre her men som udgangspunkt er betleri altså ulovligt hvis man har fået en advarsel først det var så det vi ændrede i to tusind og sytten

stationer i supermarkeder og i transportmidler

behøver man altså ikke få den her advarsel

det indebar fjorten dages fængsel

vende tilbage til situationen i to tusind og sytten det er jo dejlig nemt med de her forslag for man kan i vidt omfang genbruge tidligere taleres taler der er ikke gået lang tid siden vi beskæftigede os med det sidst venstres ordfører marcus knuth sagde dengang og det var i to tusind og sytten jeg husker en del morgener tilbage i sommeren sidste år hvor jeg i ugens løb gik forbi trinitatis kirke

på vej til arbejde ved kirken havde en større menneskemængde slået lejr og overalt flød det med flasker og skrald

en af de grupper af udlændinge der havde slået sig ned

nogle populært bliver kaldt for en romalejr kort efter kunne jeg læse i berlingske hvordan nogle af disse grupper brugte kirkeområder og vores parker som toilet alt imens de erhvervede sig ved organiseret tiggeri kriminalitet og flaskesamling

jo lige ved at gøre mig skyldig i det jeg

nemlig at blande de to forslag sammen men det jeg vil understrege

marcus knuth refererede til at man dengang og sytten i vidt omfang ernærede sig ved

tiggeri her i københavn

hundrede og syv og halvfems en opstramning der sagde at

strafbart med fjorten dages fængsel selv om man ikke havde fået en advarsel og så må man altså bare sige

så skal jeg da love for at forslaget har virket det behøver man ikke gå langt omkring i københavn for at finde

jeg synes bestemt ikke og specielt på den baggrund at det har virket at der er nogen som helst grund til at ændre på det forslag som vi debatterer i dag nemlig spørgsmålet om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri vi risikerer jo på den måde

i samme situation som vi var i før to tusind

kommentarer til altså i min optik skal man ikke tigge i danmark og så ved jeg godt

det kan jeg nemt stå og sige her på talerstolen men jeg mener at vi har et socialt system der er

så finmasket i hvert fald i den ende

man burde samle op på på den slags og at det ikke er nødvendigt at tigge i danmark så uanset

fastholder jeg i hvert fald synspunktet om at

fuldstændig finkæmmet det kan da godt være at supermarkeder ikke lige skulle have været med

nu er de kommet med og jeg må bare sige at loven jo har virket

af det her forbud nemlig en masse andre steder hvor der heller ikke færdes ret mange mennesker med mindre der er demonstrationer hernede så er der mange

ret mange mennesker på christiansborg slotsplads

vil jeg sige at ja

tale om en kriminalisering af tiggeri det er rigtigt at det var ulovligt i forvejen og tak til herre preben bang henriksen for at gøre opmærksom på det

og man kunne jo henvende sig til tiggere og

ville flytte sig havde politiet vel nogle muligheder i forhold til det men netop ud fra det spørgsmål som hr torsten gejl stillede bliver

hvis man skal være helt præcis en øget kriminalisering af tiggeri men en form for kriminalisering der jo gør det sværere for tiggere

skaffe sig en lillebitte smule mønt til at overleve på men jeg kan forstå at kvoten for borgerlig anstændighed

så bare sige at enhedslisten står samme sted som vi stod da vi sammen med alternativet fremsatte et lignende forslag nu har alternativet så valgt at fremsætte det alene men det ændrer ikke på at vi stadig væk

vi synes det var en helt igennem kritisabel lovbehandling hvor man i løbet af fjorten dage hastede

pludselig var opstået et nyt og helt uforudset problem som om det var første sommer vi havde sådan

er lidt interessant er jo den retorik der var omkring det da man behandlede lovforslaget

ministeren sagde jo dengang det blev fremlagt at han var rigtig ærgerlig over at han ikke kunne frede danske hjemløse men det kunne han så ikke

og ikke for andre men det var jo påskuddet som det er for

stramninger og undermineringer af borgernes retssikkerhed i det her land nemlig at man giver udlændingene skylden vi er desværre nødt til at

det er meget beklageligt men det er jo det der skinner igennem men ministeren kom jo så med en

lave en lov der gælder for nogle og ikke for alle og

derfor stoler jeg på at vores gode folk kan gøre det på den rigtige måde

betyde ja det var vel et vink med en vognstang til politiet om at de skulle

interessere sig for de udenlandske tiggere og mon ikke det er sådan at de tal som ministeren selv har læst op her fra talerstolen

jeg kan ikke bevise det og heldigvis befinder vi os ikke i en retssal hvor jeg skal kunne fremlægge en dokumentation for hvad der har rumsteret

men det er da svært at få et andet indtryk end at det er som jeg siger tiggeri er et symptom på fattigdom og kriminalisering af tiggeri er ren symptombehandling jeg tror det var preben bang mikkelsen der sagde

den samme lejr at så skal vi selvfølgelig gøre noget for de mennesker der har det svært i samfundet

ikke har nogen penge at leve for og det sociale sikkerhedsnet er åbenbart

det kan forhindre at folk er nødt til at gå på gaden og tigge eller bliver hjemløse og det

må vi sige at den lovændring fra

ikke bare en kriminalisering af fattigdom

set med vores øjne bliver brugt på en diskriminerende måde efter et vink med en vognstang fra justitsministeren så det kan ikke gå stærkt nok med at få den rullet tilbage

men når det drejer sig om noget der er vitalt for et samfund burde være vitalt for et samfund nemlig grundlæggende retsprincipper så bør der jo ikke være

et meget specifikt emne som ligger i beslutningsforslaget jeg vil bare høre enhedslisten

danske statsborgere der måtte være hjemløse

fået fuldstændig den samme behandling som alle mulige tilrejsende sigøjnere fra østeruopa altså havde man mikset kasserne op på en måde så alle bare kunne få den samme hjælp i danmark er det det der er enhedslistens politik det er det jeg hører

den ene ting den anden ting er

mener enhedslistens ordfører at det bare er sociale problemer

ja det er hovedsagelig det der kan være undtagelser

stort set alt hvad de kan samle

når det overhovedet kan finde sted så er årsagen jo sociale problemer forstået på den måde at man har et samfund hvor man ikke sørger for at svage borgere

de sidste to taler talt om anstændighed borgerlig anstændighed første gang tror jeg i en positiv konnotation anden gang i en negativ konnotation så

jeg synes det er uanstændigt groft at antyde at justitsministeren

opfordret politiet til at håndhæve den her lov på en diskriminerende måde jeg ved jeg ved at man i justitsministeriet har haft drøftelser med rigspolitiet lige præcis for at sikre sig at håndhævelsen af den her lov foregår på en ikkediskriminerende måde selvfølgelig ud fra det fuldstændig grundlæggende retsprincip at loven er lige for alle at alle er lige for loven at straffeloven gælder alle uanset hvilket statsborgerskab man har det synes jeg faktisk enhedslistens ordfører skylder justitsministeren en undskyldning for når det så er sagt er det her jo et emne som vi virkelig har diskuteret rigtig meget og meget indgående det har vi både her i folketingssalen og det har vi i medierne og det har vi

bare vi skal være ærlige om

er mange misforståelser i

man siger at man vil afkriminalisere tiggeri

set et fair synspunkt et fair og legitimt politisk synspunkt at det er det man vil det er bare ikke det man foreslår

som det indført i sommeren to tusind og sytten altså man foreslår at fjerne en strafskærpelse man foreslår ikke

være ærlig om at det er det man foreslår man foreslår ikke at afkriminalisere tiggeri det er ikke det der står i beslutningsforslaget det kan man jo foreslå

det man mener men så skal man gøre det og være ærlig om

som vi så diskuterer og som man foreslår rullet tilbage blev indført i i sommeren to tusind og sytten jeg tror

kan huske under hvilke omstændigheder det var jeg sagde dengang og det mener jeg stadig væk at det

det mener jeg stadig væk at det ikke er og derfor var det os også magtpåliggende dengang at indsætte en solnedgangsklausul altså en udløbsklausul

strafskærpelsen det betyder at den udløber

og på det tidspunkt vil det være naturligt at tage strafskærpelsen op til revision

fungeret efter hensigten det er der meget der tyder på

men lad os tage det til den tid når vi har indsat en helt naturlig udløbsdato for den her

man indførte den her strafskærpelse dengang så man

der havde været problemer med lejre altså med tiggere der slår sig ned

personligt har jeg det sådan at skulle det være et problem på christiansborg slotsplads

at de steder hvor borgerne følte sig generet af

herre finn sørensen at han antydede

jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det men spørgsmålet

udenlandske hjemløse der er blevet ramt der er blevet arresteret

de står over for derfor vil min tale dække begge beslutningsforslag og jeg tager ikke ordet til beslutningsforslag b fem og halvfems jeg forstår udmærket at der var brug for handling da københavn havde besøg af mange udenlandske tiggere med uhumske lejre til følge men svaret er ikke at kriminalisere en masse andre mennesker der i forvejen har problemer nok med at finde fodfæste i det danske samfund alle har ret til et godt liv til et sted at bo til steder hvor man kan møde andre til at føle tryghed og sikkerhed alle har ret til mad varmt tøj og et trygt sted hvis man altså ikke har sin egen bolig er det for meget forlangt

vi er ikke ens og heldigvis for det et land befolket af kloninger af folketingspolitikere lyder både kedeligt og skræmmende på samme tid

livet behandler os forskelligt nogle mennesker

følger den snorlige vej på samfundets solside med

blandt hjemløse og tiggere er der en hel del vovser men ingen villaer og volvoer

det der giver ægte værdi er jo ikke nødvendigvis lange uddannelser høje lønninger og fede pensioner det er nemlig ikke kun det der kan tælles der tæller menneskelighed kærlighed omsorg solidaritet og rummelighed over for andre

møder man oftere på gaden

på værestederne end i velhaverghettoerne nord for københavn

række en hjælpende hånd til de mennesker som er endt på kanten

vi skal gøre livet lettere for de udsatte ikke endnu mere surt ja tiggere

anderledes og de kan udfordre vores måde at se livet på men de er her og de har ret

behandle dem med værdighed og med respekt

zoneforbud og endnu større straffe for tiggeri og andre love kan måske flytte noget som nogle ikke kan holde ud at se på og derfor vil have det væk fra gadebilledet ude af øje ude af sind virker det som om overskriften på loven er men det flytter jo ikke noget for fattigdommen tiggere og hjemløse har brug for en hjælpende hånd ikke et spark bagi stop kriminaliseringen

da både ministeren og adskillige ordførere blander de her to punkter sammen

hvad herre karsten hønge mente med at tage det hele på en gang den næste

tiggeri er særlig utryghedsskabende i gågader og på stationer hvorimod

forslaget er i strid med fns vejledende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder hvoraf det fremgår at stater

der foretages i det offentlige rum såsom at sove tigge spise og aktiviteter der retter sig imod personlig hygiejne samtidig er fængselsstraffen for tiggeri ekstremt dyr for samfundet regeringen nævner selv at det koster otte million kroner om året og mon ikke de penge ville kunne bruges klogere den lov som alternativet vil rulle tilbage

lovændring fra to tusind og sytten en skærpelse af straffen

formålet med lovændringen var at bekæmpe utryghedsskabende tiggeri defineret som tiggeri de nævnte steder mens baggrunden tilsyneladende var at skræmme udenlandske hjemløse

almindelige hjemløse som tigger uden at skabe utryghed bliver ramt af lovgivningen stik modsat af hvad partierne bag forbuddet lovede i to tusind og sytten med afslutningsdebatten i to tusind og sytten præsenterede statsministeren at der var tale om

skulle slå ned på såkaldt utryghedsskabende tiggeri herefter tilkendegiv socialdemokratiet med flere at de på den baggrund var villige til at bakke op om

i vi ikke for forslaget dengang og nu forsøger vi så at rulle loven tilbage det har vist sig at forslaget straffer alle hjemløse

ulovligt for hjemløse at bede

der skyldes at der er sociale problemer og vi mener helt grundlæggende heller ikke at sociale problemer bør bekæmpes med straf og kriminalisering af socialt udsatte borgere spørgsmålet er vel egentlig også hvor stort et problem der har været tale om her rådet for socialt udsatte præsenterede i to tusind og atten en undersøgelse foretaget i to tusind og sytten som undersøgte danskernes holdninger til socialt udsatte

spurgte danskere er triste over samfundets utilstrækkelige hjælp når de ser en hjemløs på gaden altså to ud af tre er triste over den hjælp vi giver de hjemløse hver tredje føler dårlig samvittighed i samme situation mens blot fjorten procent bliver utrygge når de ser en hjemløs på gaden eller

den her lovgivning

men det betyder selvfølgelig ikke at der ikke kan forekomme eksempler på utrygge situationer men det siger lidt om

er et problem som har været så omfangsrigt som det bliver kørt op til samlet set

det her forslag altså både dyrt og i strid med fns vejledende principper men først og fremmest er det et kæmpe angreb på de allerfattigste mennesker i vores samfund og det synes vi i alternativet er fuldstændig uværdigt

det vi taler om er typisk harmløse handlinger hvor en hjemløs stikker koppen eller en hånd frem og beder om en skærv til mad

bør det selvfølgelig ikke være kriminelt det er ikke chikane

og hvis det skulle ske at nogen ikke

er det generelt med chikane og upassende adfærd afslutningsvis

at en sådan handling skal straffes med bøder

adfærd fra østeuropæere som skaber utryghed

siger især østeuropæere der har fået de her bøder altså anerkender

det det er et problem for de folk der bor i de områder hvor der er store grupper af

at vi diskuterer det senere men det er jo også i forhold til den her skærpelse af straffen for tiggeri for at undgå nogle

man skal opfylde for eksempel skal man være aktivt jobsøgende

det bliver defineret at du skal have en vis mængde penge på dig svarende til kontanthjælpssatsen hvorfor går man ikke den vej i forhold til

ruller man soveposen ud på slotspladsen eller

springer i en dykkerdragt og svømmer til lindholm for at bekæmpe symbolpolitikken det synes jeg er er interessant men det var egentlig ikke det jeg ville tage op med herre torsten gejl det jeg gerne vil spørge om er hvad vil alternativet gøre for at undgå at der kommer store grupper af hjemløse og tiggere fra østeuropa altså typisk sigøjnere

til vores land hvis man ikke kan gøre det her altså hvis alt det her vi har lavet de seneste år skal rulles tilbage

at skyde så meget forbi målet det er ikke folk der har brug for et arbejde i hvert fald ikke i danmark det er

med en helt anden baggrund der er ikke tale om arbejdskraft jeg vil bare spørge herre torsten gejl hvad vil alternativet gøre hvis man ruller det her tilbage så står vi i den samme situation som

henvises til retsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

til at afskaffe reglerne om zoneforbud og som forslagsstillerne formulerer det stoppe kriminaliseringen af hjemløse i danmark beslutningsforslaget opfordrer desuden regeringen til at øge den sociale indsats for at reducere

at gøre to ting helt klart

kunne føle sig trygge og derfor kan og skal vi ikke acceptere hvis folk etablerer sig og opholder sig i lejre der skaber utryghed i nærområdet

ikke sigte på at kriminalisere hjemløse reglerne om zoneforbud er derimod knyttet tæt sammen med forbuddet

reglerne om utryghedsskabende

lejre og zoneforbud blev indført efter at københavn i somrene to tusind og seksten og to tusind og sytten var udsat for en massiv tilstrømning af hjemløse fra andre lande det prægede hele bybilledet og skabte utryghed det er altså baggrunden for de regler vi har i dag i foråret to tusind og sytten blev det forbudt at etablere og opholde sig i lejre som er egnet til at skabe utryghed i nærområdet og i foråret to tusind og atten blev det muligt for politiet at meddele zoneforbud til en hel kommune til personer der har overtrådt lejrforbuddet og det har jo virket vi havde et problem og vi løste det på baggrund af de tilbagemeldinger vi har fået fra politiet må man sige at reglerne har været effektive vi ser langt færre eksempler på lejre i bybilledet det er min opfattelse at reglerne om zoneforbud har været med til at afskrække folk fra at skabe utryghed

at reglerne rammer hjemløse til det vil jeg bare sige at der jo ikke er tale om en kriminalisering af hjemløshed men derimod en kriminalisering af lejre

reglerne en afledt effekt på hjemløse men det er jo ikke gennem en afskaffelse af reglerne

så ville vi formodentligt kunne se frem til endnu en sommer med tilrejsende udlændinge og utrygge lejre i bybilledet spørgsmålet om at gøre en øget indsats for hjemløse hører under børne og socialministerens område men helt generelt kan jeg sige at regeringen har en erklæret målsætning om at færre skal leve i hjemløshed det er bare ikke ved at ophæve reglerne om zoneforbud vi kommer derhen danske hjemløse skal derimod i egen bolig med den rette sociale indsats det er også baggrunden for at regeringen i to tusind og sytten lancerede en handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed satspuljepartierne bakkede op om at afsætte en hundrede og fire og halvtreds million kroner til indsatsen

også bemærke at kommunerne jo også har et ansvar i forhold til at sørge for at der bliver taget ordentligt hånd om de hjemløse i den enkelte by og at der er plads nok på herbergerne så selv om jeg har sympati for forslagsstillernes

bare opfordre til at vi ikke tror det hele er noget vi løser her fra fra christiansborg altså så må man finde telefonnummeret på rådhuset i københavn og ringe og tale med dem der rent

gøre noget for de penge de har fået til opgaven for det synes jeg jo vi skulle stå sammen

hvor man faktisk laver en massiv indsats

gøre noget godt for de hjemløse men man kan bare ikke

ville vi komme til at se det der var baggrunden for loven igen netop folk der kom rejsende hertil og lavede lejre i hele bybilledet og det synes jeg

og det skal vi ikke på nogen måde

én enkelt sag er udtryk for et enkelt menneske og det kan være rigtig ulykkeligt men tænk sig hvad det var vi ellers satte i gang hvis vi rullede det her tilbage

rundt og haft fat i rigtig mange lejre og har fået dem opløst der er også givet nogle forbud og igen er det også

langt hovedparten af de mennesker der har været udsat for

der er så vidt jeg husker ti danskere som også har oplevet det her men sådan jo som jeg sagde før

at vi selvfølgelig har understreget over for rigspolitiet

som fru christina egelund også nævnte at loven er lige for alle danskere som udlændinge men meget af det her baserer sig også på anmeldelser

i københavn og der har politiet selvfølgelig gjort noget for at få de lejre ryddet og det har været rigtig rigtig godt så hvis vi virkelig vil gøre noget for de hjemløse synes jeg vi skal bede de kommuner som har fået rigtig mange penge til den her opgave om at tage det alvorligt i højere grad og lære af hinanden i stedet for bare at ophæve en lov som virker

på mig eller regeringen at vi ikke ønsker at gøre noget for de hjemløse eller socialt udsatte for det er det handler om det her handler om at

og derfor har vi jo lavet de love vi har

situation komme først i stedet for at de hjemløse skal passe ind i de kommunale forvaltninger og kasser måske skulle man tage fat dér i stedet for at sige at det er regeringens lovforslag der er noget galt med

indstillingen herfra og

lov til at sove flere ad gangen for for eksempel

er nogle ganske få enkeltsager altså der har været tredive hjemløse der har overnattet her på slotspladsen

det også fortæller os om at det her er et kæmpe stort

så dropper vi loven som i den grad har virket eller er det ved at sige så må vi da gøre en social indsats for de mennesker der er hjemløse

mening om et par af de gode løsningsforslag jeg

været fremme hvor hvor man måske kan

de hjemløses egen organisation sand foreslår at der kan være zoner rundtomkring i byerne

og så kan det måske kombineres med

overnatte sammen så undgår vi jo de store lejre og vi sikrer at at de hjemløse

kan ligge sammen nogle stykker så der i hvert fald

ligge et antal sammen så gælder det for alle andre der også måtte komme hertil det er jo

hvis man gjorde det som der foreslås her så ville det gælde for alle og det jeg bare ikke vil er at

få åbnet den dør for at vi igen får rigtig rigtig rigtig mange rejsende hertil som laver lejre alle steder

her debat både den forrige og sikkert også vil vi se i den her

situation det var man stod i

at det absolutte fokus må være at ingen danskere skal være henvist til at overnatte på gaden

derfor helt enige med forslagsstillerne i

i den sociale indsats for at få reduceret hjemløshed vi har et ansvar for sørge for at der er tilstrækkelig med herbergspladser til vores hjemløse

også foreslået at afsætte midler til de eksisterende herberger og overnatningstilbud så de kan udvide deres åbningstider så de mest udsatte har et sted at være hele døgnet

særlig tilrejsende slog sig ned i det offentlige rum i permanente lejre og stjal bybilledet når politiet meddeler at zoneforbud i forbindelse med

overtrædelse af ophold i en utryghedsskabende lejr er et krav er der en grund til at tro at den pågældende ellers vil gentage overtrædelsen inden for det område som forbuddet

haft til hensigt at ramme personer som har opstillet en enkelt madras eller en sovepose

skrevet ind i loven det vil sige at personer der ligger i en gruppe og blot har opstillet madras eller sovepose for natten ikke skal rammes

at der har været en nedgang i antallet af anmeldelser

lejre og sigtelser så derfor det er ikke kriminelt at være hjemløs og danske hjemløse skal ikke straffes for at være hjemløse

en social opgave når socialdemokratiet i dag ikke kan støtte forslaget er det fordi

som særlig er blevet etableret af tilrejsende men det er samtidig helt afgørende at der skrues op for den sociale indsats så ingen danske hjemløse er nødsaget til at overnatte

jeg ordføreren men grunden til at der er tredive hjemløse der har overnattet på slotspladsen

hvad mener ordføreren så altså hvordan skal vi undgå

så der helst ikke er nogen hjemløse overhovedet men det der nok er forskellen på os og alternativet er

føler at ordføreren fra alternativet anerkender at der er et problem med østeuropæere der kommer herop og etablerer lejre det har vi set masser af steder i københavn vi har set en nedgang

tusind og sytten i to tusind og atten til trods for at to tusind og atten var en af de varmeste somre nogen sinde og det som regel er i den periode hvor der er et stort problem med romaer fra østeuropa der

det har haft en anden virkning

om ideen fra sand

zoner for eksempel i københavn hvor

undgår de her store lejre

danske hjemløse en mulighed for at kunne passe på hinanden mens de sover og hjælpe hinanden hvis

ikke nødvendigvis alle hjemløse der har det på samme måde der er jo forskellige grunde til at man havner i hjemløshed så jeg det svært at tale om dem som én samlet gruppe vi vil gerne kigge på nogle forskellige

muligheder men det skal ikke være sådan at forskellige offentlige pladser i københavn skal være hjemsted for østeuropæiske hjemløse og det er det der er

faktor det er ikke fire danske hjemløse der sover i nogle soveposer

zoneforbud og jeg vil sige det på den måde at jeg

der er nogen danskere der skal sove på gaden

der burde ikke findes hjemløshed i et land der er så rigt som som danmark og det er det er sådan set

det ligger ligger tæt op ad hinanden men jeg synes at i stedet for at man diskuterer hvad man kan gøre for at lave specielle zoner hvor

må vi leve med at det bare er tabt for

det skal være jeg synes at danske hjemløse skal have et hjem og så skal vi i øvrigt

sendt vandrende hjemløse hjem igen til hvor de måtte komme fra i mange tilfælde er det er det rumænien i

vil man se at der også er en stor del kultur i det her

i nogle områder så kan man tale om sociale problemer og jeg vil vove den påstand at det i meget høj grad også handler om kultur

i nogle sigøjnermiljøer

udgangspunktet er her at dansk folkeparti ikke

og den forsvinder ikke i morgen i øjeblikket poster vi rigtig rigtig mange

ville være glædeligt hvis

hvad ordføreren så har af ideer til at sørge for at vi slipper af med det her problem

er klar til at sætte yderligere penge af til det vel at mærke på en lidt klogere måde end vi gør

københavns kommune og sige at nu må de træde i karakter

til at vågne op jeg kan simpelt hen ikke forstå at vi i landets største kommune med en bugnende pengekasse har de her problemer der er endda et massivt rødt flertal i københavns kommune der kunne adressere de her problemer altså hvis venstrefløjen virkelig går så meget op i det her

er et parti med en en stærk socialpolitik

vi kan tale konstruktive forslag

det kunne løse problemet for de danske hjemløse uden at vi så fik store grupper af udenlandske hjemløse

en eller en måde har fået håndteret med de regler

inden for de seneste år så jeg jeg tror altså ikke på det en løsning jeg vil meget gerne diskutere hvad vi kan gøre og jeg vil også meget gerne diskutere hvad vi kan gøre socialpolitisk

vores socialordfører i hvert fald også meget gerne vil stille sig til rådighed for

ikke en afvisning af problematikken omkring hjemløshed

på vegne af herre naser khader fra det konservative folkeparti i to tusind og sytten

opholde sig i utryghedsskabende lejre jeg tror de fleste kan huske hvorfor

hepatitisvaccineres det hørte ingen steder hjemme og det blev forbudt at skabe disse lejre hvor man overnattede her i den indre by året efter

altså i to tusind og atten at give et zoneforbud det betød at

forbud mod at være i kommunen i to år og således skulle spredes til andre kommuner samtidig med at straffen blev skærpet hvis man var en del af en utryghedsskabende lejr

altså på at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse hvis vi tager det sidste

stoppe kriminaliseringen af hjemløse

del af forslaget om at afskaffe

må jeg sige nøjagtig som justitsministeren sagde det vi havde et problem og vi løste det tydeligere kan det faktisk ikke siges

den varme sommer som to tusind og atten så vi jo ikke de

tilsvarende problemer efter at den lovgivning blev

jeg skal tilføje at jeg hundrede procent kan tilslutte mig det justitsministeren sagde i sin

ikke kan støtte forslaget om at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse

at danske hjemløse oplever store store problemer når de overnatter på gaden

alene det er utrygt de bliver udsat for vold og nogle bliver udsat for voldtægt det er så utrygt at de ligefrem er kommet her for at demonstrere lige foran vores parlament

jeg er bare nødt til at sige rent ud som det også blev sagt fra fra dansk folkepartis ordførers side at det jo specielt er et problem i københavn og jeg kan da slet slet ikke forstå at københavns kommune ikke har fået

jeg skal da i den forbindelse erindre om at der blev afsat

hundrede og fire og halvtreds million kr tror jeg det var i forbindelse med satspuljen her her sidste år til

kan nok ikke tage hensyn til til folk der siger at

i hvert fald ikke klage over at man ikke har tag over hovedet

på et tidligere tidspunkt men nu er undskyldningen i hvert fald givet

så skal jeg hilse fra herre karsten hønge og sige at

støtter forslaget muligvis på en lidt anden måde og med nogle andre ord end jeg gør men

da vi for et års tid siden behandlede den seneste skærpelse af det såkaldte zoneforbud rettet mod hjemløse der overnatter udendørs var begrundelsen for lovforslaget at regeringen ville sætte ind mod udenlandske tilrejsende som slår lejr på offentlige steder siden har vi set resultatet af den skærpede lovgivning blandt andet har vi

september måned sidste år oplevet at en mand blev dømt for at overnatte i en såkaldt lejr selv om han var helt alene i den en lejr kan altså godt udgøres af en enkelt person i hvert fald ifølge den her lovgivning hvilket må siges at være en meget vidtgående tolkning af begrebet lejr senere kunne vi i medierne læse om den danske hus forbi sælger andré der fik bøde og zoneforbud i hele københavns kommune for at overnatte sammen med nogle få andre hjemløse ved rundetårn og i november fik vi et meget informativt notat fra kirkens

i enhedslisten vidste vi jo godt at zoneforbud og skærpede straffe for tiggeri eller udendørs overnatning ikke har noget at gøre med at øge trygheden eller bekæmpe fattigdom det er alene symptombekæmpelse og hvis det øger noget

det ikke trygheden men utrygheden nemlig utrygheden hos de hjemløse der føler sig presset til at overnatte alene frem for sammen med andre fordi de håber det giver dem bedre chancer for at undgå at blive straffet den fattigdom der ligger til grund for hjemløsheden kan i sagens natur ikke afskaffes med bøder og zoneforbud og hvis der er nogle borgere her i landet som synes det skaber mere tryghed

de hjemløse nu tvinges til at gemme sig så er det jo en falsk tryghed for hverken hjemløsheden eller fattigdommen er forsvundet den er bare blevet noget mere usynlig de fattige og hjemløse er bare blevet endnu mere desperate og udsatte vi kan fra dansk side i danmark ikke løse fattigdomsproblemerne i eus sydøstlige hjørne

skal man jo sørge for at der er rigeligt med overnatningsmuligheder

og fra de interesseorganisationer der forsøger at hjælpe

vi kan også kombinere de overnatningsmuligheder der er og som vi hurtigst muligt bør skabe yderligere af med målrettet rådgivning

et realistisk billede af deres muligheder for at skabe sig en tålelig tilværelse i danmark

danmark er ikke et land hvor det bare flyder med mælk og honning i gaderne hvis det er sådan at nogen ligesom har givet dem indtryk af det og vi kan også give dem en eventuel hjælp til at rejse hjem det er jo

altså en tanke som enhedslisten har sloges for i mange mange år og som man godt kan finde ud af at bruge i andre lande i vores nabolande i det hele taget kan

der kom jeg tror det var sidste år en undersøgelse af

ser ud i de nordiske lande i forhold til at tackle hjemløshed og der lå danmark absolut i bunden i forhold til at gøre det vi er det land hvor hjemløsheden er steget mest især blandt unge og mon ikke det også skulle have en sammenhæng med den politik som det nuværende folketingsflertal

hvad unge mennesker får at leve af så enhedslisten kan ubetinget støtte alternativets beslutningsforslag om at afskaffe det her zoneforbud det kan

der er mod romaer og sådan vel noget man skal løse i østeuropa det er vel meningen at de lande skal tage sig af deres egne borgere der har det svært

danmarks problem altså på længere sigt

også erkende at der er noget forkert i at man rejser herop og etablerer lejre når man kommer fra østeuropa det er da et svigt

jeg hæftede mig bare ved en formulering ordfører brugte om at danske hjemløse ikke skulle sove på gaden

enige om at det skal udenlandske heller ikke så burde vi også kunne blive enige om at alle kommuner skal have mulighed for at sørge for ordentlige overnatningsmuligheder for de hjemløse der er så de ikke bliver udsat for de

at blive overfaldet af mennesker som

på den måde helt anden holdning

kvarterer hvor beboerne også reagerer

synes bare man skal tage alvorligt uanset om om

som man gør det her det tror jeg bestemt ikke det kan være man kan få det hele til at se lidt pænere ud men det løser jo ikke problemet så det skal tackles hvis det er meget generende og truende adfærd ja så har vi altså et politi

have gang i den sociale indsats men så er det jo en anden politik i forhold til kommunernes økonomi man skal have fat i end den som flertallet herinde står

hurtig eller langsom lovændring sørge for at ingen skal leve på gaden

være dejligt men så enkel er verden desværre ikke helt ærligt i forhold til

anerkender jeg fuldstændig at fredsommelige hjemløse som

og søger ly for natten rammes utilsigtet af det

loven om zoneforbud som skaber hjemløsheden det er det ikke selv om jeg anerkender at den rammer hjemløse på en måde

på det rene og derfor det heller ikke sådan at det vil fjerne

hjemløsheden at man fjerner zoneforbuddet zoneforbuddet blev indført i en situation hvor vi havde som mange andre har sagt før mig en situation med lejre

gør man så en indsats for at få fjernet og og den rammer så utilsigtet det er et dilemma og det er et politisk dilemma

har man ikke lyst til at den rammer utilsigtet men på den anden side har vi også et ansvar for at

skabe tryghed for borgerne og gøre noget ved de lejre som opstod dengang nogle gange er politik ikke enkelt men faktisk vanskeligt og det synes jeg egentlig

lyder i hvert fald sådan på debatten at indsatsen i forhold til hjemløse godt kunne være bedre mange steder og det tror jeg

og indsatser mange steder

jo jo københavns kommune

har rigtig rigtig mange penge så hvis man virkelig tog det problem alvorligt og tog det på sig og ville løse det i københavns kommune så tror jeg faktisk man kunne nå en hel del længere end det man har gjort hidtil

om strafskærpelse for tiggeri så er der også i

en og tyve det vil sige om lidt mindre end to år og til den tid synes jeg det er en god idé at tage den op i sin helhed

inklusive det her med at den rammer utilsigtet

løse det på en anden måde men indtil videre synes jeg også bare man må sige at den har løst et helt konkret problem

som vi stod med og hvis man vil fjerne loven til den tid skylder man jo så også

man så på en anden og måske bedre måde kan løse det problem som der var

med lejre nogle gange er politik

nuancer og dilemmaer og det synes jeg faktisk er

danske hjemløse ikke kan få lov til at sove sammen og skabe tryghed så kære ordfører

at hvis man bare rent fjerner zoneforbuddet

som spørgeren foreslår så får vi et andet problem så får vi nemlig det problem tilbage som som vi har søgt at løse med zoneforbuddet

problemer ja det er jo nogle gange den opgave vi har

jeg kunne da godt tænke mig at man kunne løse det problem med de lejre som vi havde havde tilbage i

fredsommelige hjemløse som egentlig bare søger et sted

knække den kode men hvis spørgeren har et godt bud

frizoner i byerne

nogle nogle zoner i byerne og så sige at det

for små grupper et af de problemer der har været italesat er jo at der har været store grupper

samfund skal vi så bare slå ud med armene og give fortabt og

så lever vi bare med at der nogle mennesker som falder så meget uden for fællesskabet

må klare sig selv og sove på fortovet det synes jeg ikke den

meget meget stærkere hjemløseindsats men forslaget her handler om

for at begrænse såkaldt utryghedsskabende lejre regeringen har især gjort meget ud af at forbuddet skulle nedbringe antallet af udenlandske hjemløse langt de fleste af de sager vi hører viser imidlertid at forbuddet ofte rammer helt almindelige hjemløse både danske og udenlandske som sover alene på gaden eller parvis det betyder faktisk at der i praksis er indført et forbud mod hjemløshed at zoneforbuddet i høj grad rammer danske hjemløse dokumenteres jo af at en stor gruppe

overnattet på slotspladsen foran christiansborg her i nat i det de kalder en tryghedsskabende lejr overnatningen var en demonstration mod zoneforbuddet for at forstå de hjemløses situation

jeg selv sammen med dem i nat her på slotspladsen udadtil var det en meget meget fredelig lejr jeg tror ikke at nogen af de borgere som kom forbi på en almindelig mandag aften

en sen nattetime følte sig utrygge ved det

gøre de hjemløse noget men det er måske også lidt uoverskueligt når man netop ligger mange sammen til gengæld

lærte jeg at hjemløse ikke kun søger sammen om natten for at skabe tryghed og sikkerhed men også for at varme hinanden og for at hjælpe hinanden hjemløse kæmper ofte mod sociale udfordringer

der var flere gange i nat hvor en hjemløs vågnede ulykkelig eller med meget stærke smerter og fik hjælp af de andre

mange hjemløse er ulykkelige mennesker syge mennesker

deres egen nattesøvn for at hjælpe andre i nød

yderligere grund til at lade hjemløse overnatte i små grupper jeg synes det er direkte hjerteløst

hvis det her forslag ikke går igennem hvilket det

ikke tyder på det gør så synes jeg igen man skal kigge på det forslag fra de hjemløses egen organisation sand

at man måske kan lave nogle overnatningszoner der er tilgængelige med metro

vi ikke oplever store grupper af hjemløse der sover sammen

er i tråd med fns vejledende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder hvor det fremgår at stater opfordres til at ophæve kriminalisering af hjemløses livsopretholdende handlinger der foretages i det offentlige rum såsom at sove tigge spise og aktiviteter der relaterer sig til personlig hygiejne

vi finder det meningsløst og urimeligt at hjemløse kriminaliseres og i visse tilfælde udvises af kommunen alene fordi de er hjemløse og opholder sig sammen med andre hjemløse jeg har talt med mange hjemløse her de sidste par dage

blive slået på sparket på og blive tisset på nogle har oplevet at blive voldtaget

lade de mennesker ligge sammen et par stykker i stedet for at straffe

anbefaler vi at regeringen styrker indsatsen med at reducere hjemløshed i danmark øger investeringerne i herberger og billigere boliger men vi foreslår også at vi ruller zoneforbuddet tilbage og som

jeg sige at med det her lovforslag ligesom med det sidste takker jeg enhedslisten sf og radikale

herre torsten gejl for dagens indsats er der flere ordførere eller andre ministre med med mere som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

i morgen onsdag den tiende april to tusind og nitten klokken tretten